mødet er åbnet i dag er der følgende meddelelser hans kristian skibby

beslutningsforslag nummer b otte og firs tom behnke karen ellemann rené christensen

ni og firs peter skaarup tom behnke

beslutningsforslag nummer b halvfems titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

finansudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § syv og fyrre med hensyn til statsregnskabet for finansåret totusinde

samtykke som givet

og vi går til afstemning om det

forslag til vedtagelse der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v tre og tres af jens henrik thulesen dahl esben lunde larsen kirsten brosbøl sofie carsten nielsen jonas dahl pernille skipper og mai henriksen

jeg slutter afstemningen for stemte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

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med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

for stemte tre og tres

imod stemte syv og halvfems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

det er ikke tilfældet

så er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning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

ikke tilfældet forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte syv imod stemte

herefter betragter jeg ændringsforslag nummer to stillet af samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal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

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet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

da det ikke er tilfældet slutter vi forhandlingen og vi går til afstemning afstemning

nu vi slutter afstemningen for stemte halvtreds imod stemte ni og halvtreds

herefter er ændringsforslagene nummer fire og seks stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer to af et mindretal

for stemte otte

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer tre og fem tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af et flertal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

få flyttet nogle flere samtaler ud af salen

de nødvendige ændringer af lovgivningen der får den virkning at i

ikke er muligt at udpege gerningsmanden

alle medvirkende for den konkrete forbrydelse den problemstilling som beslutningsforslaget vedrører er behandlet i folketinget

de senere år det blev den senest for et år siden under behandlingen af et lignende beslutningsforslag

jeg henvise til det som min forgænger sagde ved den lejlighed og i øvrigt til det som hans forgænger

den nuværende regering helt på linje med den tidligere det er også denne regerings opfattelse at beslutningsforslaget er i strid

at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist og at det er anklagemyndighedens opgave at bevise den tiltaltes skyld ud over enhver rimelig tvivl det kommer jeg tilbage til men først vil jeg kort redegøre for reglerne

dette område det følger af straffelovens § tre og tyve at en straffebestemmelse omfatter alle der ved tilskyndelse råd eller dåd har medvirket til den pågældende lovovertrædelse det er altså muligt at straffe alle der har deltaget i en lovovertrædelse hvad enten deltagelsen består i planlægning

medvirkenansvaret er ikke afhængigt af om andre

medvirkende eller en eventuel hovedgerningsmand kan identificeres ansvaret for medvirken forudsætter for det første at det kan bevises at den pågældende person har den fornødne subjektive tilregnelse når det gælder overtrædelse af straffeloven er

udgangspunktet at sådanne overtrædelser kun straffes hvis de er

begået forsætligt en person handler for eksempel forsætligt

den hensigt at dræbe en anden person

dømme for medvirken er at det kan bevises at personen har foretaget en medvirkenhandling denne vurdering er som regel ikke så kompliceret hvis man forud for eksempelvis et bankrøveri har holdt øje med banken for at fastlægge personalets rutiner

man under bankrøveriet har bistået med at holde udkig efter politiet eller ved at være chauffør af flugtbilen så vil der typisk ikke være tvivl om at man har foretaget en medvirkenhandling også passivitet kan i visse tilfælde

at man kan ifalde et medvirkende ansvar det gælder for eksempel forældres pligt til at beskytte deres børn mod vold eller seksuelle overgreb en handlepligt der i øvrigt hænger sammen med reglerne i forældreansvarsloven i retspraksis findes der eksempler på at en forælder er blevet dømt for medvirken til både vold og seksuelle krænkelser fordi forælderen har

mens disse overgreb er blevet begået mod barnet

nu vende tilbage til den situation som beslutningsforslaget tilsyneladende tager sigte på det handler om tilfælde hvor en lovovertrædelse begås mens flere personer er til stede samtidig men hvor kun én person

den strafbare handling og det ikke efterfølgende er muligt at udpege denne person

understrege at det allerede i dag alt efter omstændighederne vil være muligt at idømme strafansvar for alle i en sådan situation hvis det kan lægges til grund at den strafbare handling

inden for rammerne af hvad personerne i gruppen på forhånd havde aftalt eller var indforstået med så vil samtlige personer i gruppen kunne straffes for handlingen det gælder også selv om det ikke kan bevises hvem af de

personer der begik handlingen hvis situationen imidlertid udvikler sig ved at en af gruppens deltagere pludselig gør noget uforudsigeligt og uventet så vil de øvrige gruppedeltagere derimod som regel ikke kunne dømmes for denne del da de ikke

forudse at situationen ville udvikle sig på den måde de vil almindeligvis ikke have forsæt til denne uforudsete del og kun den egentlige gerningsmand vil derfor kunne straffes for

straffet kollektivt uanset om de havde forsæt til handlingen

vil det kunne betyde at personer der er til stede når en forbrydelse bliver begået

uden krav om et minimum af deltagelse forudgående viden eller accept

der ikke ved ved hvem den egentlige gerningsmand er

nogen af de andre fra gruppen der fortæller hvad der er sket personer der blot har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt vil altså kunne

indtil det modsatte er bevist

anklagemyndighedens opgave at bevise den tiltaltes skyld ud over enhver rimelig tvivl

ikke den tiltalte der skal bevise sin uskyld

regler om kollektiv straf det vil som sagt indebære at personer der blot har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt

ganske vide når det gælder mulighederne for at idømme strafansvar

for at markere over for voldelige kriminelle

udbygget udgave set i forhold til de muligheder der er i

er en gruppe kriminelle som for

det at et af medlemmerne skyder

hvor langt de ligger tilbage jeg vil bare sige

rykker helt grundlæggende ved de principper som bør være gældende i et

retssamfund det er baggrunden for

de gode intentioner som embedsværket har

lovgivningen skal strikkes sammen det her område og se fuldstændig

har nævnt blekingegadesagen som

i øvrigt med det resultat at de samme personer formentlig har lavet rigtig meget alvorlig kriminalitet

ved han ganske udmærket godt at det ikke tilkommer mig som justitsminister at kommentere

sager som er under efterforskning af

det vil betyde at personer som er

det forkerte sted på det forkerte tidspunkt vil

mangler at reflektere over om det virkelig er principper

pålægger dansk folkeparti regeringen at gennemføre de nødvendige ændringer af lovgivningen så det bliver muligt at dømme alle medvirkende for en konkret forbrydelse hvis det ikke er muligt at udpege

b ni og tres fra folketingsåret to tusind og ti

dengang stemte venstre

en forståelse for at det kan være stødende for befolkningens retsfølelse eller for dansk folkepartis retsfølelse skyld at man ikke altid

kriminelle handlinger begået af en gruppe kan det være svært at

den endelige skyldige hvis alle de implicerede tier om hvad der er sket når man hører om sager

kan det være fristende at indføre dansk folkepartis forslag for at sikre at alle får en behørig straf

i venstre afvise dansk folkepartis

tre grunde

mener vi i venstre at de gældende regler for medvirken som justitsministeren

redegjort for allerede er vide når det gælder muligheden for at idømme strafansvar for det andet strider

strafferetspleje om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist

rigsadvokaten er blevet pålagt

at lave færdig blandt andet som en del af tryghedspakken

det er vigtigt at gøre klart at straffelovens § tre og tyve

allerede giver mulighed for at idømme straffeansvar ved lovovertrædelser som bliver begået mens flere personer er til stede og hvor det ikke er muligt at udpege den person som udfører den strafbare handling

er nævnt i forslaget her fra dansk folkeparti skyldes det primært manglende bevismateriale og ikke udformningen af straffelovens bestemmelser om medvirken derudover

uskyldsformodningen som jo altså en grundpille i den danske retsstat i enhver reel retsstat altså at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist ifølge retsplejeloven er det anklagerens opgave at sørge for at den strafskyldige drages til ansvar men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted princippet om at

indtil andet er bevist er jo med til at sikre

og vi kan og skal ikke ændre ved princippet om

betyder at der er skyldige der går fri

sikre på at uskyldige ikke bliver dømt selv om

at modvirke at kriminelle kan opnå mildere straf eller frifindelse ved at dække over hinanden ved gruppekriminalitet

det problem adresserede vi jo allerede i maj to og elleve hvor den daværende regering i samarbejde med dansk folkeparti og kristendemokraterne som jo ikke længere sidder i folketinget

i forbindelse med tryghedspakken anmodede vi altså rigsadvokaten om at gennemgå de seneste års erfaring med hensyn til straf for medvirken til en forbrydelse og vi ønsker

at afvente rigsadvokatens vurdering af om der er brug for nye tiltag eller

er rigtig vigtigt at medvirkensbestemmelserne er så stærke som muligt så politiet har

venstres ordfører om ikke også det er stødende for venstre

politibetjent i forbindelse med røveriet på

vel vidende at forskellige af bandens medlemmer jo efterfølgende har

man har bare dækket over hinanden

når en politibetjent

der affyrede det skud der førte til

uretfærdigt at vedkommende ikke blev dømt men det ændrer ikke ved

man ikke sådan lige kan ændre straffelovens bestemmelser uden at

lovændringer efter blekingegadesagen

grund til at man ikke gennemførte det som dansk folkeparti her ønsker det

nogle grundlæggende principper i i vores retssamfund

hvis man læser det beslutningsforslag b fem og halvtreds som

i høj grad

de allerbedste redskaber

antallet af klubber bander og medlemmer

en situation hvor uskyldige vil blive dømt og man bryder med uskyldsformodningen

uskyldige indtil det modsatte er bevist og det vil føre til at der er nogle uskyldige der

der mener vi bare at der er nogle konfliktområder

det filosof eva selsing har sagt om at vi ser en anden type forbrydelser nu og også

den lovgivning som vi som politikere sætter op det

modsvare men vi skal ikke modsvare det ved at slække på nogle grundlæggende principper

i den danske retsstat og i vores retstradition det skal vi gøre ved at give politiet øgede beføjelser og gå efter de her mennesker på en anden vis end

dømme alle medvirkende for den konkrete forbrydelse

jo i virkeligheden på kompromis med retssikkerheden man tilsidesætter fuldstændig nogle fundamentale principper i vores retssamfund

jeg starte med at sige at det forslag kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke bakke op om justitsministeren har så allerede gennemgået reglerne for medvirkensansvar man kan i dag dømmes for medvirken også selv om andre medvirkende eller hovedgerningsmanden ikke kan identificeres tilsvarende kan man dømmes for medvirkenshandling ministeren har desuden gennemgået hvordan

at dømme folk kollektivt der findes altså i virkeligheden allerede regler for at dømme folk hvis de har begået en forbrydelse i forening men som ministeren har sagt det

vil sige det nu er der også noget helt fundamentalt i vores retssamfund og det er at ingen uskyldige skal dømmes det som dansk folkeparti lægger op til er at hvis der er en gruppe der har begået en forbrydelse i forening

ikke har aftalt at det der skulle ske i forbindelse med den forbrydelse var at man ville ende op med at tage livet af nogen skulle der

efter dansk folkepartis opfattelse i yderste konsekvens være grundlag for at samtlige fire

der havde været fire i den her bande kunne dømmes for drab for mord hvis der ikke var nogen der angav hvem den reelle gerningsmand

den situation at der kan være en i en gruppe der vil blive uretmæssigt dømt måske en der

engang ved hvem den reelle gerningsmand er

står vi også og siger jamen vores straffelov vil så være ændret fra at man er uskyldig

til at man er skyldig indtil man selv har bevist at man er uskyldig det går selvfølgelig ikke så derfor kan socialdemokraterne uden at blinke klart afvise det her forslag ministeren har så også redegjort for hvilke muligheder der er for at dømme

aftalt at der i forbindelse med

det er rimeligt at man i en sådan situation

det samfund som har mistet en

i vores samfund er det virkelig rimeligt over for retsbevidstheden at at man bare lader stå til her

dem der er til stede ved skyderiet

blekingegadebanden også over for justitsministeren og over

tage afstand fra blekingegadebanden hele deres idé om at bruge vold som acceptabelt politisk middel de konkrete forbrydelser de har begået og så videre synes jeg så at det virker rimeligt at man kan gemme sig

som udgangspunkt ikke er rimeligt men det som jeg

virkeligheden også hører i den her debat er en erkendelse hos dansk folkeparti af at hvis vi for alvor skal komme til bunds i det

at det aldrig vil ske skal vi bruge nogle metoder der gør vold på princippet om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist

ikke hørt dansk folkeparti forsøge at gendrive det som nu både venstres ordfører justitsministeren og også jeg selv har sagt nemlig at

gør som dansk folkeparti har lagt op til i det her beslutningsforslag

afvejning vi jo jeg tror jeg har det fuldstændig som herre peter skaarup i forhold til hver eneste konkrete sag nemlig at det virker urimeligt og groft men vi er jo også nødt til at forholde os til det andet

dansk folkeparti i en aftale med den gamle regering har besluttet at rigsadvokaten skal kigge på det her

en tidligere regering om

kan lave en revideret lovgivning men

vi så tage en lang diskussion om det fornuftige

uskyldige

at komme omkring ved røveriet og stoppe

og der kan ske nogle ting som alle i den

og der er det at jeg siger

med til at blåstemple at vi ikke kan dømme nogen

folkeparti foreslår at løse det problem på er ved at gøre op med princippet om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist for det er konsekvensen af det beslutningsforslag som dansk folkeparti har fremlagt her i dag

i øvrigt også allerede redegjort for af justitsministeren

uskyldig indtil det modsatte er bevist fordi det for mig hænger sammen med en opfattelse af at vi som vestligt demokrati hylder at det enkelte menneske er unikt i sig selv jeg betragter det faktisk som en dansk værdi og derfor skal man altid måle hver enkelt den retssikkerhed som gerne skulle findes i en retsstat hvor man netop er uskyldig indtil det modsatte er bevist den kerneværdi bliver vi nødt til at holde fast i for det er

synes jeg at dansk folkeparti gør op med

at blive dømt for noget uden at det er med sikkerhed og hævet over enhver diskussion

der må jeg bare sige at der deler jeg ikke grundværdier med dansk folkeparti

gammel traver her i salen

radikal side ikke kan bakke op om

inde på at det strider mod det grundlæggende princip i vores retsstat om at man er uskyldig til det modsatte er bevist det er anklagerens ansvar at bevise tiltaltes skyld og det må ikke blive eller være omvendt og dertil findes der jo allerede i dag vide muligheder for at idømme

ministeren også var inde på i sin tale

debatten for et år siden da forslaget sidst blev diskuteret her i salen man behøver jo ikke altid selv

et glimrende eksempel på det problematiske ved dette forslag samt en forklaring på de nuværende regler

det betyder eksempelvis at samtlige deltagere i en gruppe der løber efter en person ud fra en eller anden form for aftale om at denne person skal have bank vil kunne straffes for alle de slag som den person bliver udsat for uanset hvem der konkret udøver volden hvis situationen imidlertid så udvikler sig ved at en af gruppens deltagere pludselig tager en skjult kniv frem og stikker personen med den

de øvrige gruppedeltagere derimod almindeligvis ikke kunne dømmes for den del af volden da de i eksemplet ikke måtte kunne forudse at voldsudøvelsen ville udvikle sig

til vold i form af slag og de vil kunne straffes for den del de har derimod ikke

enlige gerningsmand vil derfor kunne straffes for det

som jeg har forstået beslutningsforslaget at hvis der ikke er nogle i gruppen

så skal alle personer i gruppen straffes for knivstikkeriet uanset at de ikke havde forsæt til det forhold jeg vil i lyset af det understrege som jeg også nævnte indledningsvis at det er et grundlæggende princip i dansk strafferetspleje at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist det er altså anklagemyndighedens opgave at bevise den tiltaltes skyld ud over enhver rimelig tvivl og det er ikke den tiltalte som skal bevise sin uskyld hvis medvirkensreglerne ændres som det

beslutningsforslaget vil det betyde hvis vi genbruger eksemplet fra før at også den person i gruppen som i tumulten ikke har set hvem der førte kniven vil kunne dømmes for knivstikkeriet fordi ingen af de andre deltagere vil sige hvem gerningsmanden er konsekvensen af sådan et udvidet medvirkensansvar der indebærer en kollektiv straf er altså at personer

vil kunne dømmes for forbrydelser som de ingen andel har

beslutningsforslag og vi radikale er meget enige

den tidligere og den nuværende justitsminister og derfor

i at i den sag som en kommission i

præcist anviser hvad der skal ske men

jeppe mikkelsen så se en anden model som

for en forbrydelse det tror jeg at alle i dette folketing synes

men hvis man indfører en model som herre

får vi det modsatte

vil være en skam og det strider mod et grundlæggende princip i enhver retsstat også i ethvert moderne demokrati vil jeg vove

benytte jeg har ikke en anden model med på talerstolen i dag men jeg vil sige at et af

sørge for at politiet og anklagemyndigheden har de fornødne ressourcer ressourcer til

måtte være til bunds og at de kan lægge de fornødne beviser

der skal være tilstrækkelige redskaber og bevillinger og

for

det radikale venstre ikke enig at hvis en gruppe en bande drager af sted

en af de personer der er i bilen der har begået røveriet

finder sted det synes vi jo i dansk folkeparti men hvad

også dem der ikke har gjort det det er det som herre peter skaarup og dansk folkeparti har

jeg ikke enig jeg synes ikke at man kan sige at alle skal idømmes

at i den perfekte verden i utopia eller

der skal en vis efterforskning på plads

risiciene ved det og det sker også i ganske almindelige sager

forslagsstillernes tankegang jeg synes også det er forkasteligt hvis det forholder sig sådan

man har valgt at holde mund med hvem der har begået forbrydelsen hvis man ved det

specielt en sag med to forældre

det vist næsten hævet over enhver tvivl at det måtte have været en af forældrene der havde gjort det

ville sige hvem der havde gjort det så resulterede det faktisk i at begge forældrene gik fri

under den gamle regering derfor

bliver behandlet og jeg synes måske at det mest fornuftige at vi så også afventede denne redegørelse

i en gruppe som har begået kriminalitet det

at det må være politiets opgave og at bevise hvem der rent faktisk var skyldig

får de skyldige dømt vi har

sådan at man kan blive dømt for

undlade at gribe ind i en situation hvor der sker et overgreb for eksempel på et barn

men jeg ser også frem til den redegørelse som vi får på et eller andet tidspunkt og så må vi jo

jeg indstillet på at være konstruktive omkring det

og

i beslutningsforslaget at kunne styrke lovgivningen hvis

med hensyn

foregået hvis de ved

det

ikke rigtig kan spå om det jeg tror vi må holde fast i er at vi dømmer for det som vi kan bevise altså der hvor vi rent faktisk kan finde en skyldig vi ved jo alle sammen godt at der ikke altid er idealsituationer og at der kan ske ting

kan udvikle sig og det er ikke sikkert at man har set hvordan det rent faktisk

sig jeg tror vi har en udmærket balance men jeg forstår godt tankegangen bag forslagsstillernes forslag og jeg ser også frem til at vi

straffer forsættet og det betyder også at man kan blive straffet uden at man faktisk har gennemført en kriminel handling

det betyder også at man i nogle tilfælde i modsætning til det som

hovedpersonen ikke kan blive fundet man kan forestille sig et røveri hvor

bliver fanget men det gør røveren ikke og der vil man kunne straffe for medvirken alligevel det der er kravet er at man kan bevise der har været et

bemærkelsesværdigt i det er

det er et grundlæggende krav i en retsstat i et demokrati at man er uskyldig indtil det modsatte

det der har været problemet i nogle af de eksempler som der er blevet nævnt herfra er jo at man ikke har kunnet bevise at der har været forsæt til at ville medvirke til en kriminel handling

som medlem af alle mulige andre partier og i befolkningen i almindelighed

at en forbryder ikke kan blive fanget

for at en forbrydelse er blevet begået

i en retsstat

at folk er uskyldige derfor kan enhedslisten ikke støtte det her forslag

tænker sig lidt om og ser på hvordan vores straffesystem er indrettet så

for eksempel ser på vanvidsbilisten

forestiller man sig vel ikke at vanvidsbilisten

en lille familie ned

ikke var sket og derfor

af i virkeligheden er vel at det også har betydning hvad der sker i forbindelse med

man kalder for et skadedelikt altså hvor det der er ulovligt

man rammer det andet menneske og det kommer til skade så er der noget der hedder et faredelikt det er når man skaber en fare for at andre mennesker kan komme til skade og det vil sige at det er kriminelt allerede uden at det sker og det vil det være hvis man er en vanvidsbilist der kører fuldstændig galt igennem byen bare fordi man hvad det

andet menneske med bilen også kriminaliseret og der kigger man selvfølgelig på den onde vilje vilje til at

jeg kan ikke forstå den måde herre peter skaarup deler det op på altså vi straffer den onde vilje forsættet til det som er kriminelt nogle gange er det der er kriminelt det at skabe en

forskelligt men det er den onde vilje

andre end lige medlemmerne af retsudvalget der sidder fordybet i nogle af de her ting

andre mennesker og det kan også godt være

er familier der mister deres kære fordi der begås kriminalitet som efterfølgende ikke kan

hvis man siger at vi kun straffer den onde vilje

at hvis for eksempel blekingegadebanden bliver sluppet løs i en

ond vilje med

begå røveri altså ond vilje til at begå et røveri

var problemet var at man ikke kunne bevise at de alle sammen havde haft

eller i hvert fald havde accepteret at det det kunne blive en mulig udvej

hvem af dem der havde trykket på aftrækkeren

talt om at at det kunne være en mulighed eller i hvert fald på en

er det sådan at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist

det er rigtig ærgerligt men hellere det end at der er uskyldige mennesker der bliver sat bag tremmer

b fem og halvtreds om skærpet straf for medvirken ved straffelovsovertrædelser

forslaget ikke er blevet læst så grundigt

sige at der står

ikke er muligt at udpege gerningsmanden ved straffelovsovertrædelser skal det være muligt at dømme alle når man har hørt debatten lyder det nærmest som vil være en fuldstændig automatik i at alle så vil blive dømt det er jo ikke det der står i forslaget og det er sådan set en ret vigtig forskel for os i liberal alliance for vi synes sådan set at det er et sympatisk forslag som dansk folkeparti har

for nogle år tilbage det er jo et spørgsmål som har været meget omdiskuteret i danmark siden

det er jo sådan at

tresserne begyndte at få den venstreekstreme terror i europa vi kender det fra rote armee fraktion i tyskland de røde brigader i italien og ccc i belgien men man kender det også uden for europa

findes mange steder i verden og har gjort det

og professor jørn vestergaard begge at havde det været i dag havde man betragtet blekingegadebanden som

hvis man ser det på europæisk plan blev der i to tusind og ti begået tre hundrede og to og tredive terrorangreb og syv og tredive var venstreekstreme terrorangreb hvilket gør venstreekstreme terrorangreb til de tredjemest udbredte i

dem de kommer efter er de separatistiske og de semistiske

europa hvorfor taler jeg så meget om terror det gør jeg for at komme tilbage til blekingegadebanden

det jo endte med at disse terrorister efter nutidig definition ikke kunne dømmes for mordet på en ung politibetjent

det kunne måske være muligt

det er jo bare et beslutningsforslag hvor man netop igen understreger

undersøges på ordentlig vis og jeg vil gerne allerede her hvor vi kan høre fra det ene parti efter det andet og vel også fra justitsministeren at vi ikke

anmelde seks og tyve skriftlige spørgsmål som går på hver af de øvrige seks og tyve eu landes lovgivning

stadig mener at vi har syv og tyve retsstater i eu

det er sådan at man må løbe lidt

vi har tidligere sagt

nej til et lignende beslutningsforslag

da der ikke er sket noget nyt siden sidst og da vi ikke er kommet i tanker om nogen nye argumenter

mod forslaget så behøvede min ordførertale

være længere men da jeg nu har muligheden for at sige noget fra folketingets talerstol

også benytte lejligheden til det og understrege

set helt enige i at det

at man ved at gemme sig i en større gruppe eller bande er i stand til at

undgå straf hvis man kan blive ved med

dække over hinanden og hvis alle undlader at sige noget

hvordan løser vi det problem uden at gøre vold på vores

at vi kan få strammet op uden at vi

heller ikke at dansk folkeparti er interesseret i jeg tror bare at man er interesseret i at der hvor man helt bevidst

jeg så kigger på det som dansk folkeparti konkret har

godt efterlade det indtryk at forudsætningen for at man kan blive dømt for medvirken er at der er en konkret gerningsmand man kender det er ikke rigtigt

man kan dømmes for medvirken selv om man ikke ved præcis hvem det

den konkrete forbrydelse alene det at man er medvirkende men det forudsætter at man medvirker

hvori ligger forskellen så når man kan dømme alle for medvirken

treogtyvende så hvis dansk folkeparti virkelig vil længere end det man kan i dag og jeg forstår godt ambitionen og ønsket om det og vi deler det sådan set

så skal man lave en bestemmelse i straffeloven der lyder at hvis

ifalde straf

få strammet op i forhold til de grupperinger der bevidst benytter sig af at gemme sig i flokken

deres kriminelle handlinger men på stående fod kan

vi fra konservativ side sige hundrede procent fra for selvfølgelig kan man ikke gøre det hvis man forestiller sig ude i parken sidder fyrretusind tilskuere

så er fem og tredive der begynder at lave hærværk skal alle fyrretusind så dømmes for hærværk fordi de er til stede da den her forbrydelse sker nej selvfølgelig

vil selv herre peter skaarup sige nej selvfølgelig ikke men hvad er det så man vil hvor går grænsen så

hvornår er man til stede og hvornår har man medvirket

støtte beslutningsforslaget som det foreligger

formuleret forkert men vi er enige i intentionerne om at vi

at få strammet op og der har vi tålmodighed til at vente på at rigsadvokaten kommer med et svar til os det er trods alt os selv der har bedt ham om at gøre det så det afventer vi

støttet forslaget her helt eller delvis jeg synes det er

vi kan se på de nøgne facts at

antallet af bandemedlemmer og antallet af bander i det hele taget er stigende i vores samfund

banderne opruster og rekrutterer

rapporten fra i sidste uge fra rigspolitiet

som politiet overvåger og prøver på

en pænt stor stigning desværre vi har jo igennem de senere år oplevet at netop bandekriminaliteten er gået fra at være en sjældenhed til at

om ikke normen så noget der er alt for normalt i vores samfund kriminalitet begået af flere i forening er jo langt sværere at dæmme op for

for samfundet men også for dem der skal forsvare sig imod det fordi man i en situation hvor der

vil være i undertal fra starten af over for en gruppe voldsparate og sammenspiste der har et mål måske har de ikke aftalt målet

den enkelte person der føler sig truet og bliver udsat for vold det er langt farligere at blive angrebet af kriminelle i flok da der ofte vil gå flokmentalitet

en større kriminel gruppe som

på ofrene mange gange alene fordi de pågældende gerningsmænd er flere om

kriminelle der angriber og agerer i flok har sådan set samme fordel i en konfliktsituation

og vi kender det vel alle sammen godt hvis vi ser en større gruppe

nok lidt mere foruroligede i den situation

vi møder én person der virker

det er faktisk for stort set de fleste mennesker umuligt at stille noget op

man bliver overfaldet af en større gruppe mennesker der også er i besiddelse af våben det er derfor vi i dansk folkeparti har meget øje for

om vi kan styrke medvirkensbegrebet som vi kender det i dag altså at

i strafferetlig forstand

som en skærpende omstændighed

i en gruppe for at udnytte fordelene ved at være

fra starten gøre sig klart at samfundet tager det modtræk

selvfølgelig også må bøde for den kollektive kriminalitet

og det sker så ved hjælp af lovgivning det må jo aldrig være sådan at man

kriminelle handlinger kollektivt

den kriminalitet vel vidende at det strafferetligt nærmest er umuligt at udpege den der afleverede det dræbende spark det dræbende slag eller knivstik eller for så vidt skud som blekingegadebanden gjorde

er relativt utidssvarende at vi i dag i strafferetlig forstand ikke tager højde for

at hvis ikke vi gør noget nu og det ser det ikke ud til

banderne er så stærke og selv om der bruges mange kræfter fra myndighedernes side

at få bugt med en meget økonomisk givtig kriminalitetsform

at gøre det som dansk folkeparti foreslår her vi ved jo at der i nogle miljøer spekuleres i at begå kriminalitet på en sådan måde at de skyldige ikke kan straffes eller i hvert fald kun kan straffes mildt det mord

har set omtalt i medierne en forfærdelig

begået af hele otte ti mand

for eksempel være æresrelateret det er en af de teorier der har været hos politiet det kan også være udtryk for noget andet men det er under alle omstændigheder en påmindelse om at kollektivistisk begået kriminalitet ikke blot er svært at opklare

svært at dømme for når det ender så ulykkeligt at offeret bliver dræbt og lige nu er sagen jo ikke opklaret som

vi har ikke brug for en gentagelse af den ulykkelige blekingegadebandesag hvor morderen aldrig blev fundet og ingen blev dømt

det viser jo at det i dag er for nemt at slippe for straf hvis kriminalitet bliver begået i forening da der altid er mulighed for at påstå at man ikke medvirkede eller at man nærmest var passiv og derfor ikke skal dømmes det vil en god forsvarer

kan så reelt bevise

eller kvinder der på relativt kort tid tramper livet ud af et menneske hver især nøjagtig

kan bevise den situation den er meget svær at bevise selv med overvågningskameraer som vi jo heldigvis har

det være vanskeligt at bevise hvem der gjorde hvad i forbindelse med så voldsomme handlinger fordi nogle måske har noget tøj eller beklædning der gør det svært at se hvem der gjorde hvad

høje straffe for medvirken sådan at vi sender et signal til bandemiljøerne om at strafrabatten er afskaffet for kriminalitet begået i grupper og at det er lige så risikabelt eller mere risikabelt at begå kriminalitet kollektivt frem for individuelt

de forskellige ordførere og partiers side i dag og i lyset af de ting jeg har sagt her synes jeg det er beskæmmende at

hverken socialdemokraterne eller det radikale venstre som kernepartier i regeringen det kan

overhovedet ikke vil se noget som helst positivt i det her forslag jeg er mere opmuntret af hvad sfs ordfører fru karina lorentzen

på hvad rigsadvokaten finder ud af på det her område jeg kan så sige

skal passe på som politikere ikke selv at kunne bestemme

i stedet for hele tiden at vente på hvad straffelovrådet rigsadvokaten eller rigspolitiet siger

at vi som folkevalgte trådte i karakter og

valgt af vælgerne men lad os nu se

og det kan vi jo sammen studere på den anden side af det venstre og konservative

også godt se nogle positive elementer i

mens liberal alliance er tilfredse med forslaget

liberal alliances ordfører herre simon emil ammitzbøll

socialdemokraternes ordfører og de radikales ordfører for slet ikke at nævne enhedslistens ordfører

at man ville dømme uskyldige

vi i dansk folkeparti gerne vil give mulighed for

folketinget pålægger regeringen at gennemføre de nødvendige ændringer af lovgivningen der får den virkning at hvor det ikke er muligt at udpege gerningsmanden ved straffelovsovertrædelser skal det være muligt at dømme alle medvirkende for den konkrete forbrydelse som der står i forslaget

begå et groft postrøveri og

tilstedeværende kommer til at dræbe en politibetjent så ville det med det her forslag være muligt at dømme i forening og dermed tvinge de pågældende til at komme ud med sproget og det ville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

et lovforslag der indeholder en strategi for at nedbringe antallet af tvangsudsættelser af lejere og et sådant forslag skulle fremsættes inden udgangen af to tusind og tolv jeg skal starte med at sige at jeg faktisk er enig i de intentioner der ligger i beslutningsforslaget der skal ikke være tvivl om at det er regeringens mål at nedbringe antallet af udsættelser væsentligt lige nu går vi imidlertid og afventer resultaterne af en igangværende sfi undersøgelse om udsættelse af lejere den blev igangsat i starten af to tusind og elleve under den tidligere regering og jeg forventer at vi med denne undersøgelse vil afdække baggrunden for effekten af de mange udsættelser og vi vil få

et rigtig godt grundlag for det videre arbejde vi forventer at få resultaterne engang lige efter sommerferien udsættelse af lejere er en problemstilling

en enkel løsning på vi er nødt til at have noget viden for at vi kan sammensætte og igangsætte den rigtige indsats den viden

vi med sfi undersøgelsen

jeg godt forstår at enhedslisten er ivrige efter at sætte gang i nye initiativer synes jeg da at vi lige skal vente på den viden som er nødvendig for at vi kan vurdere om der er behov for yderligere tiltag og i givet fald hvilke hverken jeg eller andre har på nuværende tidspunkt de helt nødvendige forudsætninger for at kunne udarbejde en strategi for at nedbringe antallet af udsættelser af lejere jeg kan derfor heller ikke nu forpligte mig til at fremsætte et lovforslag inden et bestemt tidspunkt

sige så meget at jeg meget gerne ser den forebyggende indsats styrket så chancerne for at afværge en udsættelse forbedres vi ved at den forebyggende indsats der består af rådgivning af udsættelsestruede lejere

ordninger der skal udbygges kan i hvert fald komme på tale det er også

kommunerne har de redskaber de skal have og om de skal have bedre muligheder for at afværge

eksisterende redskaber i forhold til sfi rapporten når det er sagt vil jeg da godt have

at sige at regeringen inden for en forholdsvis kort periode allerede har taget en række vigtige skridt for at nedbringe antallet af udsættelser af lejere

sikrede et bredt flertal sammen med regeringen at

med satspuljeaftalen for to tusind og tolv blev afsat i alt fyrre million kroner til igangsættelse af flere forsøg med rådgivning i den almene sektor

jeg godt sige at det ved vi virker vi ved det fra flere forskellige undersøgelser det at man kommer ud når man har udsætningstruede lejere og opsøger dem og giver dem en hånd med at få styr på deres økonomi ved vi virker dernæst har regeringen afskaffet de fattigdomsskabende ydelser dette har hjulpet en række af de borgere som simpelt hen ikke havde råd til huslejen og endelig har vi fremsat forslag om afskaffelse af lejelovens løbedage forslaget ser ud til at blive modtaget positivt og det bliver om alt går vel vedtaget inden vi går på sommerferie i det høje ting til sidst vil jeg knytte nogle bemærkninger til forslaget om en overordnet boligpolitisk plan der sikrer bedre og billigere boliger dette får mig til

bemærke at ifølge sfi rapporten for to tusind og otte bor udsatte lejere til

at antage at udsatte lejere bor for dyrt i øvrigt min opfattelse at vi med

udbud af boliger

muligheder der ligger i den almene boligdel er ganske godt dækket ind der er allerede et stort antal gode almene boliger til en rimelig husleje kommunerne har igennem deres anvisningsret og efter aftale med boligorganisationerne mulighed for at disponere over det nødvendige antal boliger herudover kan nævnes at vi med afsæt i regeringsgrundlaget er i gang med

hvordan vi kan se nærmere på finansiering og på huslejefastsættelse i den almene sektor sigtet er at sikre billige lån

på mulighederne for at effektivisere og billiggøre driften af de eksisterende boliger på den baggrund vil jeg sige at jeg forstår tankegangen bag det her

at der er kommet sådan en stagnation i det

i hvert fald er udviklingen ikke eksploderet så voldsomt men jeg mener at vi skal afvente sfi rapporten jeg forstår baggrunden for forslaget og vi arbejder

set med at kigge på billigere boliger

afskaffet fattigdomsydelserne vi har sat gang i en rådgivningsindsats som

har vi afskaffet løbedage nu afventer vi vi sfi rapporten jeg synes det vil klogt af alle at tage den sfi rappport og bruge den som afsæt for det videre arbejde jeg er i øvrigt enig i at antallet af udsatte lejere er alt alt for højt og det er jo eksploderet igennem de sidste ti år hvor vi har haft en anden regering

boliger og derfor har der været en massiv indsats i

fokusere på det her emne og gøre noget ved det men kan ministeren bekræfte at det løfte som statsministeren

år hvis man kigger på hvordan folk er sat ud af deres lejemål så skal

tre til fire steg det med tolv

og sådan kunne jeg blive ved så vi er oppe på en meget meget betragtelig stigning vi er gået fra atten tre og tyve i to tusind og to til fire tusind fire hundrede og fem i to tusind og elleve

vi taget tre meget konkrete initiativer vi afventer sfi rapporten og så synes jeg vi alle sammen skal være enige om at se på hvad det

og så skal vi have nedbragt antallet

der lige kom jeg vil godt bede om at man lige trykker lidt tidligere men fru karina adsbøl

at man skulle føre statistik over udsættelser

den tidligere regering det er rigtigt men men tallene her lyver ikke

tre og tyve til fire tusind fire hundrede og fem der

i antallet af udsættelser af lejere

man fremhæver de mange resultater man har i

og dermed kan vi nu også føre statistik over

ikke bekræftet at de initiativer har virket

ikke bekræftet at der er sat en masse initiativer i gang

der er sat nogle initiativer i gang og det skal man selvfølgelig altid anerkende

med de her meget store stigningstakter der har været

synes jeg ikke er rart derfor tror

også vi skal gå anderledes til værks vi har i den nye regering nu allerede taget tre initiativer og vi vil også komme med flere men vi afventer lige sfi

elholm som ordfører for venstre

og alvor på stigningen i antallet af lejere som bliver udsat boligen er hjemmet og hjemmet er vigtigt for enhver samtidig ved vi også at det er lettest at hjælpe folk mens de stadig væk bor i deres bolig og derfor er indsatsen vigtig over for de udsatte lejere det var også årsagen til at den tidligere vk regering satte stort fokus på emnet det var under vk regeringen at man begyndte at opgøre antallet af udsættelser indtil da vidste ingen hvor stort problemet var og det var derfor et klart første skridt herefter satte vk regeringen en undersøgelse i gang i regi af sfi den undersøgte hvor mange lejere der blev sat ud af deres bolig den undersøgte hvad årsagerne

imødegå udsættelsen af lejerne med undersøgelsen under armen gik venstre til forhandlingsbordet og var med til at sikre en pakke der skulle imødegå udsættelser den gav blandt andet kommunerne mulighed for bedre at kunne hjælpe lejerne så udsættelserne kunne undgås desværre stiger antallet af udsættelser stadig væk og derfor igangsatte den daværende vk vk regering en ny undersøgelse af udsættelser af lejere denne undersøgelse forventes færdig til efteråret i mellemtiden har vi sikret at

kommunerne allerede er forpligtede til at sikre dette den økonomiske rådgivning i de almene boligorganisationer

at boligsikringen nu skal betales direkte til lejeren for beboere i almene boligorganisationer

kan hjælpe på at modvirke nogle af udsættelserne det er en af de sager

jeg har taget med videre fra et af mine besøg i de almene boligorganisationer i beslutningsforslaget nævnes desuden at der skal sikres bedre og billigere lejeboliger i to tusind og ni var venstre med til at gennemføre en finansieringsreform som netop var med til at skaffe billigere boliger i danmark og det stemte enhedslisten ikke for det gjorde socialdemokraterne og socialistisk folkeparti i

er skuffede over den røde regering i denne problemstilling det er jo kun godt et år siden at den nuværende beskæftigelsesminister bebudede et forbud mod at udsætte børnefamilier

i et brev til lejernes landsorganisation den tolvte september lige op til valget

socialdemokraterne kommet i regering

nu er der ikke noget forbud på vej

bedst mulige informative grundlag og dermed de bedste muligheder for at skabe den bedste løsning

i intentionerne i forslaget fra enhedslisten vi skal sætte aktivt ind for at nedbringe antallet af tvangsudsatte lejere som forslagsstillerne også bemærker

er antallet af lejere der er sat ud af deres boliger eksploderet i de

hundrede i to tusind og to til fire tusind fire hundrede sidste år det skal vi selvfølgelig ikke acceptere vi skal vende udviklingen

social boligindsats

som skal hjælpe de udsatte familier

vi har afsat penge i satspuljen til forsøg med rådgivning i almene boligområder vi har med andre ord allerede sat et arbejde i gang

meget alvorlige konsekvenser for de mennesker og familier

ikke mindst familier som bliver sat ud af deres hjem

at vi ikke ved nok om de udsættelser der sker

som ministeren allerede har været inde på afventer vi derfor også undersøgelsen

skal være med til at give os en langt bedre viden

for de mange udsættelser og

som udsættes og står i en meget meget svær situation løsningen kan ikke findes findes med et enkelt snuptag der skal flere initiativer

ser frem til at gå videre med når vi har resultatet af undersøgelsen socialdemokraterne kan på nuværende tidspunkt

familierne bliver udsat og samtidig

så de tiltag vi har gang i nu er jo også med til at gøre at

sat på gaden som der har været tidligere

jeg lovede den nuværende statsminister den tolvte september

af tvangsudsatte lejere hver femte gang fogeden sætter folk ud af deres lejeboliger er der tale om en børnefamilie boligselskabet kab københavns almennyttige boligselskab havde sidste år en stigning på fem og tyve procent i antallet af udsættelser og det er selvfølgelig utrolig trist

direktør jesper nygård fra kab har udtalt at det er stærkt bekymrende fordi det nu i langt højere grad er almindelige familier som ikke er i stand til at betale deres husleje han appellerer til kommunerne om at sætte ind med hjælp inden det ender med en udsættelse en undersøgelse har vist at flertallet af

er lønmodtagere i dansk folkeparti mener vi også det er dybt tragisk at børnefamilier bliver sat ud af deres bolig og vi mener ligesom direktør jesper nygård at kommunerne skal tage hånd om

og hjælpe en familie som er blevet udsat kan gå hen og blive en rigtig stor økonomisk byrde for kommunerne da kommunerne har ansvaret for genhusning så derfor handler det om at få fokus på den forebyggende indsats så det kan undgås kommunerne kan i dag anvende flere værktøjer de kan have øget indsats og fokus på økonomisk rådgivning samtidig kan de

oprette rådgivning på jobcentrene

og samtidig få hjælp til at komme i gang med arbejde eller andet

en helhedsorienteret indsats dansk folkeparti vil gerne opfordre ministeren til at sende en opfordring til kommunerne

et eftersyn

loven for knap et år siden blev der sat fire rådgivningsprojekter i gang det er en indsats vi i dansk folkeparti

kunne hjælpe udsættelsestruede lejere på satspuljen for to tusind og tolv er der afsat yderligere fyrre million kroner over fire år til igangsættelse af endnu flere forsøg

sfi undersøgelse viser at tre ud af fire udsatte lejere erkender at udsættelsen blandt andet skyldes deres manglende evne til at administrere deres privatøkonomi denne betydelige grad af selverkendelse tyder på at mange udsættelsestruede lejere vil være villige til at indgå i en eller anden form for frivillig administration hvis bare de får vejledning i hvordan her spiller kommunerne en vigtig rolle da kommunernes hjælp for eksempel kan være at få oprettet en pbs aftale eller en budgetkonto eller andet så huslejen bliver betalt som det første sfi rapporten fra to tusind og otte viser også at kun halvtreds procent har søgt om boligsikring her kunne kommunen også træde til for at oplyse borgerne om deres muligheder i to tusind og syv kom der en lov

kommunen har pligt til at genvurdere hjælpen til personer som udsættes af beboelseslejemål

kommunen modtager fogedrettens underretning om at en borger udsættes af et beboelseslejemål og der er børn under atten år i husstanden eller når kommunen er i besiddelse af oplysninger om borgeren som sandsynliggør at borgeren har behov for hjælp så der er sat en række initiativer i gang og det handler også om at man ude i kommunerne efterlever det

vi vil gerne afvente den den skulle komme hen over sommeren og når den er færdig

mener vi i dansk folkeparti at vi skal evaluere på det

som desværre ikke kunne være her i dag men jeg har fået en tale fra hende som jeg vil læse højt

enhedslisten ønsker med dette beslutningsforslag at regeringen laver en strategi inden udgangen af to tusind og tolv for at nedbringe antallet af tvangsudsættelser radikale venstre er helt enige i problematikken tvangsudsættelser er et kæmpe problem og et kæmpe problem

vi ændrer løbedagene i lejeloven og i satspuljekredsen blev vi enige om at afsætte midler til gældsrådgivning således kan man gøre en masse forebyggende og det skal

gerne afvente den yderst relevante undersøgelse som sfi lige nu er ved at lave om netop dette emne for det er altså vigtigt at vide noget om den gruppe der tvangsudsættes om deres indkomster sociale udfordringer levevis og så videre ellers kan vi ikke lave noget der virker og så kan vi ikke hjælpe ordentligt men det er en vigtig

problematik som vi både socialt

samarbejde med både kommuner og boligforeninger radikale venstre støtter retningen i forslaget men vi ønsker en tidsramme der dels fordrer at vi får mere viden og dels giver rum til

vi allerede gør virker

gaden især når børnefamilier bliver sat på gaden

det først og fremmest rammer børnene rigtig rigtig hårdt det er jo ikke kun en lejlighed eller et værelse de mister

de mister også deres venner de mister deres klassekammerater

det her beslutningsforslag faktisk et rigtig rigtig godt initiativ i forhold til at vi skal blive ved med at sætte fokus på at

kompleks problemstilling

de lave sociale ydelser som har gjort at folk ikke var i stand til at betale deres husleje og derfor blev sat på gaden det har den nuværende regering afskaffet

der er stor gæld blandt de her folk

kombinerer det med en lav indkomst

betyder det jo at mange af de her mennesker er ekstra udsatte

en masse initiativer blandt andet i forhold til gældsrådgivning

og jeg håber også at vi fortsat kan blive ved med at sætte fokus på det her

sætter os ned og får diskuteret hvad det er for nogle ting vi gerne vil gøre i fællesskab for at kunne komme

som jeg kan forstå er det også noget der optager stort set alle partier herinde

hvordan vi kan forebygge at de her mennesker ender på gaden

er det en alvorlig social begivenhed som man må gøre hvad man kan for at forhindre problemstillingen

to der er dem

sat på gaden fordi de ikke har betalt deres

med deres egen løn altså folk der går på arbejde og har deres egne penge det er vanskeligt at gøre noget ved at disse mennesker vælger at bruge deres penge på andre ting end

hvor man kan bruge sin løn som man vil når man har betalt sin skat

kan ikke forpligte udlejere til at huse folk som ikke betaler deres husleje det betyder ikke at vi ikke kan sætte ind med gældsrådgivning

skal tilbydes gældsrådgivning af frivillige organisationer men

der er grænser for hvad man kan gøre her en anden gruppe er imidlertid den

betaler huslejen med penge som de får af det offentlige via overførselsindkomster som kontanthjælp dagpenge førtidspension

efter liberal alliances opfattelse der kan man som kommune gå ind og sætte familier eller enkeltpersoner under administration hvis de har problemer med at styre deres økonomi så de får betalt huslejen der kan man trække pengene ud af de penge de modtager af det offentlige og indbetale dem til

huslejen bliver betalt og så vi ikke står i den situation at folk bliver sat på gaden det synes vi at man i højere grad

gøre vi har ikke endnu det store overblik

sfi rapporten kan give et indblik i hvor problemet ligger her for kommunerne har jo allerede i dag redskaber

de kan gå ind og sætte folk under administration og betale huslejen for dem er det fordi reglerne ikke er gode nok eller er det fordi kommunerne ikke benytter de regler der er at vi alligevel ser disse mange udsættelser

konkrete forslag om hvad der faktisk skal gøres det indeholder hensigtserklæringer man skal styrke forebyggelsen man skal give bedre mulighed for at kommunerne kan gribe ind

ting skal gøres afhænger jo af hvad der faktisk konkret skal gøres så derfor tør vi ikke udstede sådan en blankocheck til regeringen om at den bare skal gøre hvad end den måtte finde på

noget mere konkret på bordet og det kommer så forstår vi fra regeringen når sfi

har spillet ud med deres rapport det ser vi frem til

familier det er lønmodtagere som sættes ud

voldsom stigning i de ti år giver det ikke anledning til at overveje om der er et eller andet galt når stigningen er

en velfærdsstat der i større og større grad tager sig af dem fra vugge til grav efterhånden er nået til et niveau hvor de i højere grad end tidligere ikke engang kan finde ud af at betale deres husleje til tiden og hellere bruger pengene på andre ting som burde være mindre vigtige det er selvfølgelig et problem hvis der er sket sådan et kulturelt skred motiveret af den barnepigementalitet som den socialdemokratiske velfærdsstat står for om det er det der er på spil kan man vanskeligt sige noget om men man kan have sine fornemmelser men det forekommer mig at enhedslistens ordfører måske ikke vil gøre noget ved problemet på den her led

at det er et brist hos den enkelte når der er sket så stor

og at det ikke kan bunde i for eksempel den amerikanisering af vores boligmarked som er sket blandt andet gennem genudlejningsforhøjelser ødelæggelse af andelsboligsektoren og

ting som er sket og som har medført at der er et voldsomt pres på vores

og at det skulle begrunde at folk må gå

er for små til at man burde kunne få en eksistens også som familie hvor man betaler sin husleje folk der

har jo også cirka det samme beløb eller et højere beløb tilovers efter at skatten er betalt så også de burde have råd til at betale deres husleje men der er nok måske en stigende tendens til at folk

ikke optræder så modent og ansvarligt nu om dage som de gjorde i gamle

så giver jeg ordet til den konservative ordfører

strategi for at nedbringe antallet af udsættelser fra lejeboliger der bliver fremhævet tre områder som den her strategi skal omhandle

at kunne gribe ind så man kan undgå en udsættelse og så bliver der også nævnt en overordnet boligpolitisk plan om billigere lejemål

en udsættelse er en alvorlig social hændelse som har store konsekvenser

lejeren og familien der bliver sat ud af en bolig

ud over andre lejere i en almen boligforening

for kommunen som skal hjælpe den borger som bliver sat ud af lejligheden

også igennem de seneste år sat flere initiativer i gang

første punkter som forslagsstillerne ønsker skal være med

l to og halvfems og målet med

tidligere på banen for at hjælpe de mennesker

ved at blive sat ud af deres lejlighed lovforslaget indeholdt syv punkter og jeg

får kommunen mulighed for at handle de får viden om

udvidet fra tre dage til fjorten dage så der også er tid

og overveje administration

udsættelse i det hele taget var det syv gode forslag der var i dette lovforslag og med

selvfølgelig penge til kommunerne

for jeg møder faktisk stadig væk

værktøjer som vi faktisk har vedtaget for over fire år siden så det er

kommunalpolitikere der ikke ved at de faktisk har glimrende muligheder for at kunne gå ind og forebygge udsættelse

og så har vi også det som vi kalder for fremskudt rådgivning noget som jeg virkelig tror vil rykke meget det er de almennyttige

de udsættelsestruede lejere får en personlig og opsøgende rådgivning forsøget med fremskudt rådgivning blev sat i gang med satspuljen for to tusind og elleve

allerede året efter i vk regeringens tid og i vk regeringens udspil til en satspuljeaftale faktisk lå et forslag om at

til endnu flere forsøg og endnu mere arbejde med den fremskudte rådgivning og jeg venter mig rigtig meget af resultaterne fra disse forsøg

udsættelser af lejere og der er sfi

i gang med en ny undersøgelse

sfi undersøgelsen fra to tusind og otte som går lidt bagom de her udsættelser og der er mange interessante oplysninger i den analyse analysen

de har uorden i deres økonomi halvdelen fortæller at de ikke har søgt boligsikring og rigtig mange af dem der

sat ud har en stor gæld så der ligger rigtig mange oplysninger i den her sfi undersøgelse som vi

årsagen til at vi gang gang ser en stigning i

undersøgelse ved vi mere om hvad der virker og hvad der ikke virker særlig i forhold til den lovgivning vi vedtog for fire år siden men også hvad vi

det som vi kan tage fat på når sfi undersøgelsens

det ikke fordi der ikke har været

erkende at den tidligere regering havde mange forslag den nuværende havde jeg nær sagt

ikke fordi der ikke har været forslag nok på banen det vi kan konstatere er at tallene fortsat stiger og der nok er

forskel på tålmodigheden

er det udtryk for at enhedslistens tålmodighed over for at få grebet

nævnt altså fire tusind fire hundrede og fem er det sidste tal og det er ganske foruroligende det er et socialt problem og det skal løses hurtigt

sammen med regeringen allerede taget det første store skridt nemlig ved at fjerne fattigdomsydelserne det bliver spændende at se

det er vores klare holdning at det her problem kræver en større indsats der spiller på flere og mere vidtgående og mere grundlæggende strenge

gøre op med den amerikanisering af den danske boligøkonomi som er sket det sidste årti så derfor

forebyggelsesindsatsen

være bedre kontakt mellem de sociale myndigheder boligselskaber og lejere det

fremskudt indsats som allerede er i gang i udvalgte boligforeninger hvor socialrådgivere og boligforeninger har kontakt til lejere som har

huslejebetaling skal udbredes til hele landet den almene sektor har krav på at støttet i forhold til den boligsociale indsats den yder og en af måderne

er at give midler til fremskudt indsats

skal kommunerne have lov til at gribe ind for at forhindre udsættelser en rapport om forebyggelse af udsættelser som er lavet af københavns kommune i samarbejde med de almene boligorganisationer i københavn anbefaler

muligt for kommunen at overføre boligstøtten direkte til boligorganisationen eller til udlejer rapporten anbefaler også nogle lovændringer for eksempel færre sanktioneringer af borgere med sociale problemer og muligheden for at bevilge afværgeydelse der på kort sigt forhindrer udsættelse ved restance

omkostningstung det her skal ikke vurderes alene ud fra kroner og øre

medfører en en månedlig udgift for det offentlige på cirka femogtredivetusind

er også rigtig mange penge at spare ved at lave

og det er der jeg gerne vil have boligministeren helt frem på beatet fordi der jo netop

er anført nogle ganske fornuftige ting

for eksempel det at vi skal finde en anden og bedre og billigere finansiering

hvordan huslejestigningerne i den private sektor kan begrænses

mit næste forslag så vi ser gerne en strategi hvor der arbejdes målrettet på at gøre boligerne billigere at leje

selvfølgelig er der hos enkeltpersoner også andre ting der spiller ind svigt og måske også som herre ole birk olesen nævner en vis løsagtighed

af at man i dag kan få lån over sms og hvem har ikke en mobiltelefon så der er mange ting der spiller ind men det helt grundlæggende er

nye boliger der baserer sig på billige lån med lang løbetid

tredive procent af udsættelserne sker trods alt på det private lejemarked

en afskaffelse af boligreguleringslovens § fem stykke to

at forhindre at priserne på lejemarkedet bliver pumpet op og det vil vi så tage

er meget meget betænkelig altså jeg nævnte sidst da vi havde debatten erik henningsens billede

som på gruelig vis illustrerer hvordan det var at blive sat ud i atten halvfemserne

hvordan en ung kvinde som er en af de femten der

boligen og afbrændt alt hvad der var det er nærmest en mere barsk sanktion end man havde i atten to og halvfems så her mener jeg også at man i anden sammenhæng skal prøve at se på om ikke også den

er så ringe at man

at alle partier måske med undtagelse af liberal alliance

betragter det her som et problem vi ikke kan og skal leve med og at der også er et ønske om

afvente sfi rapporten da vi

er det nok også mest realistisk at de forslag der skal på banen

efter sommerferien så jeg ser frem til udvalgsarbejdet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

jeg giver først ordet til ministeren for by bolig og landdistrikter

forslagsstillerne vil pålægge regeringen at udarbejde et lovforslag hvor ordningen

i boligreguleringslovens § fem stykke to ophæves formålet med forslaget er at sikre at der fortsat findes betalelige private udlejningsboliger og kigger vi på selve formålet

skal være gode og billige lejeboliger som kan betales af almindelige mennesker med helt almindelige indtægter

vigtigt at der også sker en løbende modernisering af de private lejeboliger det skal lovgivningen naturligvis give de rette incitamenter til og der skal i lovgivningen være incitamenter til at der gennemføres større samlede moderniseringer af lejeboliger som ikke lever op til dagens standard derfor

jeg også grundlæggende tilhænger af den ordning vi har i boligreguleringslovens § fem stykke

det er jo ikke ensbetydende med at vi ikke kan ændre på ordningen jeg mener det er vigtigt at vi løbende vurderer om ordningen har den rigtige udformning og understøtter den udvikling

i det boligpolitiske perspektiv er den rigtige og den ønskelige det er jo lige præcis det vi er i færd med hvor enhedslisten

og ikke mindst i vores private udlejningsbyggeri hvor der er et stort potentiale

for øjeblikket i gang med at udmønte den nylig indgåede energiaftale og der er forskellige initiativer på det her område og her indgår også § fem stykke to

gennemgribende moderniseringer af boliger en moderne bolig er også en bolig der sparer på

vi i udmøntningen arbejder med krav til de ejendomme der skal benytte den særdeles attraktive ordning som boligreguleringslovens § fem stykke to i virkeligheden er når energiforbruget i sektoren skal reduceres er det helt oplagt at vi også bruger ordningen til at stimulere og gennemføre energibesparende foranstaltninger og det er den uhyre velegnet til

det rigtig hænger sammen og slet ikke når det samtidig påstås at ordningen modvirker energiforbedringer samtidig med at vi selv arbejder med

forslagsstillerne peger på i beslutningsforslaget er at ordningen benyttes til spekulative moderniseringer jeg har også

to forbedringer er de rene fupmoderniseringer

jeg ikke er blevet præsenteret for nogen dokumentation

det er klart at det er alvorligt hvis det er rigtigt og jeg vil tage spørgsmålet op til drøftelse forlængelse af organisationernes forhandlinger om forenkling af lejelovgivningen der

et udvalg der nu har siddet under fem boligministre i ti år og snakket om en enighedsliste forslagsstillerne anfører endvidere at der skulle være sket en eksplosion i antallet af genudlejninger efter § fem stykke

er det ifølge vores undersøgelser en forholdsvis lille eksplosion man kan vel nærmest sige et lille

blev indført i nitten syv og halvfems vist at der omdannes i størrelsesordenen to tusind boliger om året hvilket i øvrigt svarer nogenlunde til det man skønnede da man indførte ordningen og der er ikke noget der tyder på

til at lejernes lo skønner at antallet er steget betydeligt siden ministeriets opgørelser og at der nu skulle være femogtredivetusind boliger der er moderniseret efter § fem stykke

er ikke omtalt ud over at det er organisationens erfaring hvis der foreligger en nærmere dokumentation

undersøgelser der peger på at det skulle være i et så stort omfang som forslagsstillerne påstår alt i alt mener jeg ikke

omfanget af moderniseringer efter § fem stykke to udgør en reel trussel imod bestanden af billige private lejeboliger på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget men vi er helt enige i intentionen om at der skal være gode billige boliger til almindelige mennesker med almindelige indtægter

om man så havde overblikket ved jeg ikke men det kan være at ministeren så

rent konkret er hvis det ikke er § fem stykke to moderniseringer man vil bruge som medicin over for de her urimelige huslejeforhøjelser som jeg er fuldstændig enig i forekommer

medfører halvfjerds procent huslejestigning uden

det andet er at at jeg synes at der er flere ting vi kan se på undervejs men

er jo ikke det beslutningsforslaget omhandler i dag

hvis der er steder hvor der svindles eller man laver fupmoderniseringer skal vi selvfølgelig komme efter det jeg synes også at der er noget at komme efter når vi snakker fraflytninger

syn og skøn og så videre så der er egentlig nok at tage fat på på den måde så synes jeg også at vi skal se om vi kan opføre billigere

det skal jo konkretiseres på et eller andet tidspunkt er det fordi regeringen endnu ikke er afklaret

lægge eller

der er konkrete formuleringer det vil vi gerne vende tilbage med men det er jo ikke det

fem stykke to og der har man en række påstande i at der skulle være femogtredivetusind boliger osv

og forhandler § fem stykke to om at forbedre den

er det sådan lidt underligt at vi har den lige nu men det er klart at vi når det står i regeringsgrundlaget vil vende tilbage til folketinget også til herre lars dohn

boligreguleringslovens paragraf § fem stykke

renoveret kan genudlejes til det lejedes værdi det betyder at det kan betale sig for udlejer at foretage gennemgribende renoveringer

nogle af de lejligheder hvor der ikke er bad

han skal ikke kun betale for det han får også pengene hjem igen på investeringen enhedslisten ønsker at afskaffe § fem stykke to i boligreguleringsloven det vil ifølge enhedslisten sikre betalelige private udlejningsboliger enhedslisten hævder nemlig at der i dag foregår en slags spekulation i moderniseringer fra udlejers side som gør de private lejeboliger for dyre for unge og for folk med lavindkomster men sådan forholder det sig ikke det er allerede i dag

huslejeforhøjelser ved moderniseringer ifølge § fem stykke

begrundelsen for moderniseringer derfor bliver der sjældent fastsat grundløse huslejeforhøjelser eller lavet meningsløse moderniseringer enhedslistens bekymring om spekulation er altså ubegrundet mener lejer at der ikke er tale om en reel modernisering kan lejer tage det op i huslejenævnet

kan udlejer ikke få pengene for moderniseringen hjem

og derfor har udlejer et incitament til at overholde lovgivningen enhedslisten fremfører at

§ fem stykke to opstiller en barriere for byudvikling hvis § fem stykke to afskaffes vil udlejerne ikke kunne få pengene igen når de foretager en modernisering og det vil betyde at der ikke længere vil blive gennemført gennemgribende renoveringer af lejlighederne det er der behov for i nogle lejligheder på langt sigt vil det medføre at vi får hele slumkvarterer med nedslidte og måske endda usunde boliger er det denne byudvikling som enhedslisten mener at § fem stykke to er en barriere for reelt forholder det sig sådan at § fem stykke to fremmer byudviklingen den sikrer nemlig at det kan betale sig for udlejere at modernisere de private udlejningsboliger desuden ansporer § fem stykke to til at moderniseringer sker for udlejernes private midler

at bemærke på den måde sikrer § fem stykke to ikke blot at vi undgår utidssvarende og nedslidte lejeboliger men også at vi ikke behøver at bruge milliarder af skattekroner på dyre offentlige renoveringsprojekter samlet set er beslutningsforslaget et udtryk

ikke have gavnlige effekter endelig står venstre uforstående over for

hvori der indgår et punkt om et energikrav der skal opfyldes hvis udlejeren skal benytte boligreguleringslovens § fem stykke

og fortjeneste for udlejerne ved at anvende

dokumentationskrav

meget ofte sker på grundlag af en umiddelbar vurdering hvad vil der ske

henviser udlejerne til at modernisere efter § fem stykke

huslejestigning der svarer til

efter de tyve år fortsætter den huslejestigning så for mig at se vil det være en ganske fornuftig måde

det er klart at hvis udlejer kan få huslejestigninger på halvfjerds

får renoveret nogle af de her utidssvarende boliger

boliger uden toilet i lejligheden boliger uden badeværelse i lejligheden boliger som vi efter nutidens standarder ikke synes er i orden derfor har vi brug for at sikre at de stadig væk bliver renoveret

incitament til at foretage moderniseringer tror venstre ikke på at udlejerne

antallet af betalelige boliger indskrænkes voldsomt i de her år så jeg beder ordføreren om at se på

er det ok at folk får en billig bolig hvis ikke det er en bolig der en ordentlig standard

hvor ringe vil vi acceptere boligerne er det synes jeg også

man nogle gange skal overveje vi ved at med den her § fem stykke to sikrer vi at der bliver lavet de her gennemgribende renoveringer vi har ikke set beviser for at der er en masse fupmoderniseringer som det bliver påstået ergo

behov for de renoveringer der bliver lavet så vi har en lov der virker den sikrer at vi får nogle tidssvarende boliger og så vil man afskaffe den jeg forstår ikke logikken i det er det meningen at

skal de bo i noget der bare bliver ringere og ringere og ringere

det ligger naturligvis socialdemokraterne meget på sinde at vi sikrer et boligmarked hvor der er boliger som også er til at betale så langt er vi helt enige med enhedslisten vi ønsker et variabelt boligmarked hvor der er plads til

at vi ikke skal modernisere vi skal selvfølgelig også sikre at lejerne kan få en moderne og tidssvarende bolig at bo i derfor ser vi heller ikke en ophævelse af

vi mener at ordningen giver nogle gode incitamenter til modernisering ordningen skal selvfølgelig bruges til formålet

derfor vil jeg også gerne se

skulle være dokumentation for spekulative moderniseringer eller lignende indtil da synes jeg at vi gør det helt rigtige ved at forbedre ordningen

ministeren også var inde på med den energipakke

med energimæssige forbedringer

vi skal have grønne ambitioner også på boligområdet vi skal hele tiden blive bedre til energieffektivisering

og samfundet til gode og eftersom

enhedslisten selv har været med til energiaftalen

socialdemokraterne ikke støtte

fru karina adsbøl

det her forslag handler om at afskaffe boligreguleringens § fem stykke to som vi så har hørt mange gange tidligere i dag

forslaget og det har venstre redegjort meget fint for men jeg må sige at jeg er helt uforstående over for det her forslag

det er jo sådan i dag med hensyn til § fem stykke to at det

at når man genudlejer kan en udlejer fastsætte lejen efter princippet om det lejedes værdi så det er jo sådan

man ikke bare kan hæve huslejen

at man for eksempel ikke kender boligens standard forinden det er jo ved genudlejning

for dansk folkeparti at en betalelig lejlighed nogle

rimeligt eller ikke rimeligt og jeg er

der står i boligreguleringsloven er at der skal ske en sammenligning med tilsvarende boliger med hensyn til beliggenhed art størrelse kvalitet udstyr

som hovedregel skal sammenligningen ske med boliger hvor lejen er fastsat efter reglerne om det lejedes værdi

står i loven hvis det er

hvor de svære sager går ind at

et lejeniveau på en tusind to hundrede kroner per

vil så koste ethundrede og tyvetusind kroner plus forbrug det er godkendt uden

i lejligheden føler dansk folkeparti at det er en betryggende måde

jo ikke stå her at bedømme hvad der i en

fem stykke to i boligreguleringsloven er det radikale venstre ikke

er en attraktiv ordning og derfor skal der selvfølgelig stilles krav ved brug af den de her krav skal vi

også turde ændre politisk og det er vi jo ved at gøre

i nemlig den kreds af partier som forhandler boligdelen af energiaftalen

vi ved at stramme ordningen med energikrav og derfor virker timingen bag enhedslistens forslag altså heller ikke helt optimal for blot at opsummere

ikke støtte forslaget for vi vil gerne beholde

socialistisk folkepartis ordfører fru özlem sara cekic

skal sikre at borgere med almindelige indkomster fortsat har mulighed for at leje private udlejningsboliger og det vil man gøre

ved at ophæve boligreguleringslovens § fem stykke to der indebærer at det er muligt for udlejer at hæve huslejen ved modernisering af boligen der er nogle uheldige konsekvenser ved den måde enhedslistens

det er den ene ting der gør at vi ikke kan støtte forslaget

og forhandler her i folketingssalen

selvfølgelig det problem at det det ikke kan betale sig at at renovere boligmassen

ikke kan få en husleje ind som kan forrente den investering som

udlejerne en mulighed for at tjene pengene hjem når de gennemgribende renoverer deres udlejningsboliger det giver så et andet problem som enhedslistens ordfører fint påpeger i det her beslutningsforslag at der måske

gjort fordi det

mulighed for at komme fra et reguleringsniveau af huslejerne op til et andet

reguleringsniveau af huslejerne taberne ved det her er selvfølgelig dem der egentlig ville være villige til at bo i en bolig der ikke var i tiptop moderne stand til gengæld for at have en billigere husleje vinderne

boligmarked der tilfredsstiller alle ønsker er selvfølgelig at ophæve huslejereguleringen fuldstændig sådan at udbud og efterspørgsel kan møde hinanden sådan at unge studerende der har lyst til at

kan få det og sådan at andre mere magelige mennesker der gerne vil have bad i egen bolig

kan gøre det for det det nu koster men

der lever op til moderne standarder som de fleste

lejere gerne vil overtage til gengæld vil der være nogle flere

man kommer ind i når man insisterer på at der skal være en huslejeregulering som den vi har i dag løsningen er at fjerne den helt vi kan ikke støtte det her forslag vi ønsker ikke at stramme huslejereguleringen i danmark endnu mere tak

frem og tilbage men antallet er

beboere per måned har

gode muligheder for at finde

gør et indtryk på liberal alliance det er også derfor vi foreslår at huslejereguleringen skal afskaffes

har vi en meget klar

være et større match mellem udbud og efterspørgsel på boligmarkedet i stedet for som i dag hvor tingene er i ubalance fordi et flertal herinde i folketinget

undersøgelser og erfaringer med at fjerne reguleringen desværre bliver færre og færre kommuner

ville det da være en løsning for de dårligst stillede

de boligkomplekser der er meget attraktive fordi huslejen er kunstigt lav som følge af huslejereguleringen

er tværtimod meget ressourcestærke mennesker som har de kontakter og forbindelser som gør at de kan få adgang til den privilegerede del af boligmassen i danmark

et privilegiesamfund som enhedslisten forsvarer og beskytter

for at der i højere grad er boliger til stede til dem der gerne vil have dem så skal man afskaffe

at ophæve boligreguleringslovens § fem stykke

det konservative folkeparti ikke kan støtte forslaget og dermed en en annullering af § fem stykke

vi os os over at vi står og behandler det her forslag nu når vi faktisk sidder

finde frem til en regulering eller en ændring af

så det er sådan lidt underligt at stå her med

forslag der vil fjerne den her paragraf mens vi

selv samme paragraf med boligreguleringslovens

en privat lejebolig så boligen kan blive tidssvarende

kan lejen fastsættes efter princippet om det lejedes værdi

lejligheden og ved gennemgribende forbedringer

det lejedes værdi og som sagt skal forbedringerne have medført en

her er det værd at hæfte sig ved at udgifter til vedligeholdelse og opretning som udgangspunkt ikke er forbedringsudgifter der skal således være tale om gennemgribende renoveringer

længere at bruge boligreguleringslovens § fem stykke 2 jeg tror helt klart at vi ville se og opleve færre af disse

gennemgribende moderniseringer vi ville opleve lejligheder der forfalder og konsekvensen ville være at vi så igen skulle til at bruge milliarder på at modernisere lejligheder gennem mere offentlig byfornyelse men samlet set kan det konservative folkeparti ikke

får vi til sidst herre lars dohn som er ordfører for forslagsstillerne

den situation at antallet af betalelige boliger på det danske boligmarked indskrænkes man kan diskutere tallet men

markedet derfor står folketinget jo med

boligen er jo noget helt grundlæggende alle partier måske lige

af liberal alliance

i de senere år at de lejligheder der er kommet til på det her marked

antallet af atten til ni og tyve årige vokser med ethundredetusind personer

skal dokumentere investeringen

op til to hundrede kroner per kvadratmeter per år i i det som tyskerne kalder kold leje altså plus

et huslejeniveau for nogle ganske almindelige lejemål

fantastiske boliger vi her taler om

uddannelsessøgende og folk på overførselsindkomster

hvor andelsboligsektoren er blevet ødelagt fordi man har liberaliseret andelskronen

tragedier til følge for danske familier som

halvtreds procent af andelsboligsektoren er utilgængelig for folk med med lave indkomster

ganske kort herfra og se hvad huslejen er

folketinget måtte jeg lige ud og kigge på boligmarkedet og jeg må indrømme at det var meget svært at finde noget

ikkegodkendte lejemål kældrene bliver

og fugt radonstråling og alle de ting som vi kender fra de her dårlige lejemål folk bor alt for tæt fordi

hjemløse som bor lidt hist og her hos familie og venner hvis man har

seks tusind kroner om måneden dem er der tredivetusind af men de er ikke tilgængelige for folk med

de laveste indtægter og i al beskedenhed er det dem vi først ser på når vi skal tilrettelægge det boligpolitiske

de små boliger og de små lejligheder forsvinder

en medfølgende huslejestigning

det er for eksempel at fjerne § fem stykke to som enhedslisten det er ganske rigtigt har været med til at anerkende er en del af boligforliget det er jo fordi

den mindste forbedring sagt det er en forbedring at man med boligforliget skal stille med energikrav d for at kunne lave en

modernisering

at vi skal have nogle løfter på bordet i den her debat om hvordan vi sikrer

nu kan jeg forstå at der ikke kan blive et flertal

en bedre beskyttelse og jeg mangler stadig væk svar fra

jeg har selv sammen med andre boligordførere været ude i nogle lejligheder og set

to moderniseret lejlighed

modernisering og han betaler fire tusind

har han ved at han selv har stået for det sparet pengene ind det viser altså at

to model er en åben ladeport for urimelige huslejestigninger over for lejerne og det er enhedslisten selvsagt ikke tilhængere af tak

husleje på er ved at afskaffe det her § fem stykke to

en ændret finansiering af den almene boligsektor med langstrakte lån og det ved jeg da også

i billedet man kunne forestille sig en almengørelse af mange af dem som er teknisk insolvente og som sidder ude i deres huse i stedet for en ydmygende udsættelse fra deres huse kunne man forestille sig en eller anden form for offentlig overtagelse så

på en anden finansiering så der er rigtig mange måder men det er helt tydeligt at § fem

er så så klart urimeligt at

vi gerne vil tage fat på først

stiller det her forslag eller

forespurgt hos folk der har forstand på

det svar jeg hidtil har fået er

at man accepterer § fem stykke to i en sammenhæng betyder ikke at man så bredt skal affinde sig med at for eksempel antallet af

fulgt det råd men jeg er selvfølgelig ikke interesseret i at lave noget der hedder forligsbrud så hvis der kommer mere velkvalificerede svar end dem jeg har mødt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

henvises til by og boligudvalget

og jeg giver først ordet til venstres ordfører fru jane

lov om ændring af lov om euforiserende stoffer været omgærdet af kaos høringsfristerne til høringsparterne har været ultrakorte

påregnes at en række myndigheder og organisationer reelt ikke har mulighed for at udfylde den funktion som høringspart som det lovforberedende arbejde normalt trækker på som led i kvalitetssikringen af ny regulering

at ministeren udviser stor arrogance

en ultrakort høring om fixerum med at hun kendte svarene i forvejen fra oppositionens side har den ultrakorte høringsfrist resulteret i en klage til folketingets formand regeringen skriver i sit eget regeringsgrundlag at regeringen i et tæt samarbejde med folketinget vil sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister der sikrer at organisationer og andre høringsparter

at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer regeringen har haft god tid til at forberede forslaget

rådet for socialt udsatte påpeger at det er uacceptabelt taget i betragtning at lovforslaget introducerer et helt nyt tilbud hvor der bør være længere tid til at overveje og drøfte de forskellige aspekter af det konkrete forslag

generalsekretær torben jensen påpeger noget tyder på at man slet ikke er interesseret i at høre hverken vores eller andres holdning til forslaget i venstre

meget optaget af at løse de problemer som narkomaner oplever i deres hverdag både socialt økonomisk og menneskeligt og når vi taler om stofmisbrug findes der ingen lette løsninger hvor man blot ved parkering eller ved at stikke hovedet i busken som strudsen kan tro at problemerne forsvinder af sig selv

og socialt armod

hvor der ikke længere er nogen stopklods

at med oprettelsen af fixerum vil en del af misbrugerne forsvinde fra gadebilledet

fjerne misbrugsproblemet gør det ikke lovforslaget udtrykker en holdning som vi i venstre på ingen måde kan bakke op om stofferne som indtages i fixerummene er ulovlige og vanedannende

opnået via kriminalitet

idet de blandt andet ikke adresserer problemet med at stofmisbrugerne køber deres stoffer på det illegale marked for os

helt uacceptabelt at man med den foreslåede lovændring helt lovligt kan gå ind i et fixerum og få nogle til at

forhold såsom oprydning og rengøring

det betyder at vi respekterer fns kontrolorgan som ved flere lejligheder har påpeget

regeringen i målet om at dødeligheden blandt misbrugere på gaden skal nedbringes

som er forbundet med gademisbrug skal reduceres men vi er uenige i midlerne til at nå målet fra venstres side har vi et ønske om at forebygge og behandle stofmisbrug en af løsningsmodellerne kunne være at satse mere på lægeordineret heroin med lægeordineret heroin ved vi at vi får

bedre sundhedstilstand som en af stofmisbrugerne udtaler i evalueringsrapporten fra forsøget med lægeordineret heroin

det lykkes ikke med dette lovforslag lovforslaget rejser ganske enkelt flere spørgsmål end det besvarer

autorisationsloven og politiets mulighed for at håndhæve lovgivningen

regeringen til at udsætte lovbehandlingen og dermed give høringsparterne en reel mulighed for at komme med bemærkninger

muligvis på grund af de korte høringsfrister og det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende i et land hvor vi sætter demokrati høringsret og mulighed for borgerinddragelse i højsædet det må også være i en socialistisk regerings interesse at værne

i tidernes morgen har det jo også være sådan at venstre har haft medlemmer af folketinget der støttede oprettelsen af fixerum

herre jens rohde der sidder i europa parlamentet nu så jeg havde måske egentlig forventet at venstre havde overvejet at stille

stilling til det igen ligesom man har gjort det tidligere

måske omvendt troet at man så havde lyttet til de syv og halvfjerds procent af københavnerne der uanset partitilhørsforhold synes at det er en rigtig god idé at oprette

at hjælpe alle de ulykkelige stofmisbrugere

turer rundt i gaderne

stofmisbrugere vi har som jeg sagde i min ordførertale et ønske om at hjælpe dem ud af den sociale armod i venstre har vi ikke noget ønske om en passiv misbrugspolitik hvor man parkerer stofmisbrugere i lukkede fixerum

i gadebilledet men løse nogle problemer

år hvor man har haft ansvaret for den danske narkotikapolitik og sundhedsindsats

nedbragt antallet af mennesker som er stofmisbrugere som er intravenøse stofmisbrugere altså stiknarkomaner eller medvirket til at sikre en

at flere mennesker skal i behandling og at flere mennesker skal komme

ikke bare er stofmisbrugere mange

oprettet stofindtagelsesrum har vi set

i den samme retning når nu vi alle sammen har samme holdning

i et misbrug uanset om vi taler alkohol om vi taler stoffer eller om vi taler andre former for misbrug det er ulykkeligt

naturligvis en forpligtigelse til at hjælpe de mennesker på bedste vis

sørge for at de ikke havner i et misbrug og

lægeordineret heroin som forsøg vi har netop fået

evalueringsrapport for ganske få måneder siden som faktisk viser

antallet af sygdomme antallet af kriminalitetsdage er faldet fra ti til under tre og

er faldet fra omkring titusind til omkring tre hundrede kr hvis jeg husker rigtigt

som ordføreren kan referere til hvor kriminaliteten er

nødt til at sige kommer til at stå for fru cekics egen regning jeg mener ikke jeg har

mistet hundredevis af liv

om at

om at tage vare på dem og hjælpe dem til et værdigt liv jeg mener faktisk ikke at man hjælper nogen til et værdigt liv ved at parkere dem i

et fixerum hvor de kan få lov at sidde i fred og fixe ulovligt købt stof som vi alle sammen ved er illegalt

for en stor dels vedkommende

begået kriminalitet for at skaffe penge til de her stoffer så spurgte ordføreren før om jeg kunne nævne

jeg kan henvise til er at der står i lovforslaget som jeg

går ud fra fru cekic selv har læst

overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug

må jeg stille mig en lille smule uforstående over for

taletid fordi hun skulle gentage sit første spørgsmål tredive sekunder

eneste undersøgelse der viser

fastholde stofmisbrugere i kriminalitet et fixerum får ikke stofmisbrugere til at flytte sig

det her giver dem bare et helle hvor de kan sidde i fred og indtage illegalt købte stoffer det har intet behandlende sigte

sagde hun i sin tale at det her

tage imod eller benytte nogle af de behandlingstilbud som allerede eksisterer vil ordføreren uddybe det synspunkt

at de mennesker som lever i den her ulykkelige situation

som helst behandlende sigte at indføre et fixerum det jeg faktisk mener er at vi med en passiv

referere til at der er syv og halvfjerds procent af københavnerne der synes det er en rigtig god idé at få de her fixerum mon ikke

fru jane heitmann er enig med mig i at det måske er når man får lov til at deltage i sådan en spørgerunde

få den information kan man næsten ikke lade være med at sige at det er en rigtig god idé med et fixerum

jo kun forsiden af medaljen bagsiden af medaljen er jo al kriminaliteten og det glemmer man i den her sammenhæng så mon ikke den

det som jeg har noteret mig er at der er en lang række høringssvar

så sent som i går kan jeg sige blev jeg ringet op af en beboer på vesterbro som var meget meget bekymret for gennemførelsen af det her lovforslag blandt andet fordi man har erfaringer med stofhandel

der er bekymring for håndhævelse af lovgivningen der er en lang række snitflader i det her lovforslag som gør det problematisk

håndhæve de her forskellige problematikker og hvordan man

lidt slående det var at høre socialdemokratiets ordfører kritisere den tidligere

for ikke at have gjort noget

sidste ti år er sket i samarbejde med socialdemokratiet kan man ikke bekræfte at de tiltag vk regeringen gennemførte med behandlingsgaranti både

lidt slående at den behandlingsgaranti folketinget

i mit opdrag her at stille spørgsmål til

lige præcis undre sig over at socialdemokraterne her faktisk taler imod det som vi har været fælles om at foreslå

for narkotika og narkotikamisbrug og jeg kunne i

at de vurderer at man med et stofindtagelsesrum kan nå ud til gademisbrugere som man ikke kan nå ud til i

at man kan nedbringe eksponering af infektionssygdomme

herunder stofmisbrugsbehandling at der ikke er noget der tyder på at stofindtagelsesrum fører til mere berigelseskriminalitet

det ikke tilskynder til mere stofmisbrug eller intravenøs stofindtagelse end

står og siger om hvad et stofindtagelsesrum vil have af konsekvenser og ikke vil have af konsekvenser alene baseret på ordførerens egen mavefornemmelse eller er der nogen som helst dokumentation i forhold til alt

rent

min egen mavefornemmelse jeg står og taler for at

få narkomanerne ud af

en passiv misbrugspolitikken det her er ganske enkelt at parkere

et fixerum i fred og ro hvor de kan sidde og vedligeholde deres misbrug

øge målgruppens adgang til behandlingstilbud hvor er det så at dokumentationen for ordførerens påstand ligger

det er det ene problem vi kan løse det andet problem vi kan løse er jo at vi kan nedbringe dødeligheden og vi kan nedbringe

sige er en del af problemet vi står over for i dag og som vi skal finde en løsning på

altid en ulykkelige situation og jeg mener at vi har en forpligtelse til at hjælpe de mennesker der er havnet i misbrug med en hel palet af tilbud som i sidste ende skal sigte mod at få de her mennesker ud af deres misbrug lige meget hvordan man vender

at det skal hjælpe mennesker ud af deres misbrug

hjælpe narkomanerne ud af deres misbrug

og fuldstændig som det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug skriver adresserer et fixerum altså ikke problemet med at stofmisbrugere køber deres stoffer på det illegale marked og

i kriminalitet

komme ind i et behandlingstilbud

nu sigter lovforslaget her jo mod de hårdest belastede narkomaner det ville lægeordineret heroin også gøre og jeg er sikker på

vil de gerne hjælpes men måske

finde rundt i systemet og finde derhen

at de mennesker som er havnet i så ulykkelig en situation

siger om gode intentioner

når man indfører fixerum som vi ved er med til at nedbringe

tager overdosis og vi ved at det

mødrene

som mister deres liv fordi man ikke vil være med til at indføre en politik

misbrug jeg vil i det hele taget gerne være med til at føre en aktiv sundhedspolitik men jeg vil ikke være med til at vi passivt parkerer mennesker som vi ikke synes passer ind i gadebilledet af forskellige årsager

inde i et rum hvor de kan sidde i fred og indtage stoffer som er købt ulovligt det vil jeg ikke være med til

fru sophie hæstorp andersen som ordfører for socialdemokraterne

dem der er tilhængere og dem der er modstandere af

jeg er helt vildt glad for at det trods alt

mig der står her i dag og kan forsvare et forslag vi

der gør at en masse mennesker

få smitsomme sygdomme som hepatitis og

at få amputationer i fremtiden

se deres eget liv i øjnene og søge

metadonbehandling eller stoffri behandling socialdemokraterne arbejder for at mindske udbredelsen af illegale stoffer og hjælpe stofafhængige til et værdigt liv og det kræver en bred og helhedsorienteret indsats hvis færre skal udvikle et stofmisbrug og flere skal ud af deres afhængighed

fra to tusind og seks til to tusind og ni og antallet af narkotikarelaterede dødsfald det vil sige overdoser forgiftninger

og ni og tredive dødsfald i to tusind og otte til to hundrede og seks og halvfjerds dødsfald i to tusind og ni og næsten

brugen af kokain i de større byer er voksende og

med forgiftninger på landets sygehuse og vi ser også et stigende antal stofrelaterede diagnoser blandt patienter i psykiatrisk behandling alt det her sker på trods

også mit svar til herre tom behnke som siger at der ikke er sket noget og at

ikke har bakket op jo vi har bakket op alle de steder vi kunne

som lever nogle uværdige liv udviklingen viser at den danske narkotikapolitik på lange strækninger har slået fejl det er ikke tilfredsstillende at så mange mennesker dør

et sceneskift og det sceneskift er til min egen opgang på

tog nogle billeder af hvordan der ser ud når

en beskidt opgang måske alene måske sammen med en anden der skulle passe på dem og indtaget deres stoffer

var det rigtige stof og at det ikke var noget de pludselig en overdosis af

nogen hjælp at hente i min opgang langt væk fra det hele

stofindtagelsesrum ikke kan se hvor uhygiejnisk og farligt det er at mennesker sidder uden at kunne få hjælp

og måske en dag finde et menneske som er i nød

eller som i hvert fald er uden for rækkevidde

vedkommende har siddet i al stilhed og taget stoffer det er den negative side af sagen

tidligere dokumenteret at en og halvtreds procent af børnefamilierne på vesterbro er utrygge ved at lade deres børn færdes frit

bange for at de skal falde over kanyleaffald

hvert eneste år på vesterbro

det er altså rigtig rigtig rigtig mange kanyler og hvis man er

af tidligere eller nuværende stofmisbrugere mange af dem er måske i metadonbehandling på tiende år

rundt og hjælper med at samle det affald ind som de mennesker som ikke kan overskue det efterlader sig

som det hedder rent teknisk

vi socialdemokrater og regeringen tror på at det der skal til for at få folk tættere på behandlingssystemet er at man

er blevet taget men jeg kan også konstatere at

om nogle ting som allerede bliver opfyldt i dag i form af

vil gerne gøre noget ved alle de kanyler der ligger og flyder på gader og stræder men forslaget her

er man bevidst om det er man bevidst om at man holder liv i hele

dødens købmænd bagmændene at købe sit stof illegalt og de penge man skal bruge til det

som skal omsættes til penge man kan købe stofferne

vi sidder og ser på at det stof der bliver indtaget

er status i dag det er lige præcis status i dag at mange mennesker har brug for at få råd til det næste fix enten ved at prostituere sig selv eller ved at lave rapserier eller røverier eller andre ting det er status i

en verdensompændende organiseret kriminalitet eller efterspørgslen efter stoffer stopper i morgen fordi vi indfører nogle stofindtagelsesrum

er at skabe en værdighed og det er at sikre en overlevelse ordføreren har totalt misforstået mig

jeg brokker mig som beboer over at der ligger kanyler i min opgang

det er uværdigt at der er nogle mennesker der ligger i min opgang og måske dør fordi der ikke er nogen overvågning af at de indtager de her stoffer

er bekymret for jeg er bekymret for menneskers liv

ved at lave indsatser der går ind og tager fat i bagmændene og angriber den organiserede kriminalitet det får vi altså ikke ved

nu bliver der også sagt at stofmisbrugerne

hvad der er i de stoffer de indtager det ændrer et fixerum jo ikke på

forudsætter

det forudsætter at der bliver stjålet med arme og ben for at skaffe penge til stoffer hvis nu

og færre kanyler på gader og stræder måske

uden at være mirakelmager ville socialdemokratiet så være med til det altså at vi sørger for at redde liv får kanylerne væk men

stofindtagelsesrum er blevet vedtaget

er et akuthus hvor man skal kunne komme ind fra gaden og komme i behandling ligesom man har det i vancouver i

et stofindtagelsesrum og når man så sidder og har fixet

det har københavns kommune foreslået det synes jeg vi skal kigge nærmere på

en god idé men forudsætningen er altså at man når mennesker i første omgang for eksempel i form af et stofindtagelsesrum at man får folk inden for så de ikke ligger i min opgang og dør den anden ting jeg har hørt herre tom behnke tale for er en udvidelse af heroinbehandlingen i danmark således at dem der er

lov til at ryge det ligesom man har kunnet gøre det i holland

stod jeg på den her talerstol og talte lige netop for at man inkluderede nogle flere heroinmisbrugere så det synes også bare at vi skal tage en drøftelse om men selvfølgelig skal de konservative så også være med til at anvise hvor

fru jane heitmann for en kort bemærkning

tale for at vi rent faktisk kan hjælpe narkomaner

erfaringer fra udlandet hvor mange narkomaner

er jo netop at man kommer tættere på misbrugerne i lige præcis det øjeblik hvor de indtager deres stoffer

folk ind i et fixerum for

hygiejniske

andet er der overvågning det betyder at

illegale stoffer som jeg sagde før

hvis man falder om så ved man at der er nogen der kan hjælpe en og redde ens liv og ikke mindst

lige præcis adgang til sundhedsfagligt personale det er en vigtig del af vores

kan komme i behandling og

frem for at skyde dem ud i kulden som man desværre gør med sundhedsrummene i dag

velkomne i sundhedsrummet så længe i gerne vil have sundhed i det øjeblik i skal fikse

det tilbud som vi har i sundhedsrummene i dag og nu har ordføreren jo flere gange nævnt

at illegale stoffer stadig

fixerum inden for hvilken grænse

det er at politiet rent faktisk kan håndhæve

med stoffer på sig

en mængde der kan siges at være til eget forbrug og punkt to

stærkt stofafhængig og det er jo en vurdering politiet laver allerede i dag at vedkommende alene skal have en advarsel eller om man skal gå videre og

så den skelnen laves allerede i dag og det er en skelnen vi viderefører i forbindelse med stofindtagelsesrummene

en stærkt stofafhængig der har stoffer

man ikke på samme måde skal straffe lige så hårdt som hvis det var en ung

eksperimentere med stoffer vi har allerede lavet den skelnen i dansk lovgivning i dag og den fortsætter vi med

sige at sige at min opgang er hygiejnisk

øksnehallen alene i nul graders kulde

kanylen oprindelig var ren da man hentede den må siges at være en

gøre for at sikre at vi ikke bare trækker

man får nogle områder hvor det er lovligt at have stoffer på

så hvordan vil man sikre at der ikke også kommer til at foregå handel og

et liv omkring de her fixerum

for stoffer i danmark det vil der heller ikke være efter det her lovforslag det er ikke lovligt at gå rundt og sælge stoffer og være pusher

i dag er det sådan at politiet allerede i høj grad ved hvem pusherne er og

imod nigerianske pushere og andre bagmænd jeg er ikke naiv jeg tror ikke at det er sådan at de forsvinder i morgen fordi vi indfører stofindtagelsesrum

rammen for en lang række indsatser for de udsatte stofmisbrugere

sundhedstilbud de har tandlægetilbud de har dag andre tilbud til stofmisbrugerne

man placerer de kommende stofindtagelsesrum der

at man faktisk vil sikre at der vil være ordnede forhold

der bliver andre steder i landet når man tilsyneladende

kan forekomme i alle de store byer eller rettere sagt alle steder i landet

er at en kommune der ønsker at lave et stofindtagelsesrum skal ansøge om det i sundhedsministeriet

også allerede har et godt samarbejde med politiet og

at bruge lovgivningen som den vil være fremover jeg er ikke så bekymret

der vil også blive stillet nogle krav til hvordan vi kan evaluere og følge op på lovgivningen så jeg er helt overbevist om at vi i de kommende år nok skal få nogle gode erfaringer

så til det igen tonen er slået an formålet med rummene er at nedbringe dødeligheden og begrænse generne for det omgivende samfund vi ser en række problemer i det her forslag

starte med finansieringen hvis man kigger i i

nogen økonomiske konsekvenser for staten i høringssvaret finder jeg så som en lille bemærkning at regeringen og enhedslisten har fundet sytten million

noget at tale om så hvorfor skulle det nævnes når vi kommer til det næste lovforslag i dag

en helt anden ting

som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer

der står jo at kvalificeret personale i stofindtagelsesrummene må antages at kunne bedømme hvorvidt en stofmisbruger tilhører gruppen af personer med stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer

det er politiet eksperter i der står også i lovforslaget at der

er de ikke underlagt kravene i henhold til deres autorisation for de skal bare overvåge udlevere udstyr og vejlede i det øjeblik de går ind og yder førstehjælp eller formidler et tilbud der måtte findes i tilknytning til fixerummet skal de følge sundhedsloven autorisationsloven og så er der rettigheder

etablere et lavtærskeltilbud uden nogen former for registrering

det et almindeligt socialt tilbud med registrering journaler og så videre det kræver et ganske særligt personale hvis det skal fungere

vil helt sikkert være rigtig mange gråzoner

i for personalet det er så en ting så synes jeg også

ny rygelov hvor vi strammer reglerne og hensigten der er at jage rygerne hvordan er det så egentlig med arbejdsmiljøet i fixerummene

til rygeloven men

til besiddelse så rygeloven gælder nok heller ikke der

flere gange i lovforslaget at hvis stofindtagelsesrum skal være i overensstemmelse med fns narkotikakonvention skal der i forvejen eksistere en bred vifte af behandlingsmæssige og

foranstaltninger som stofindtagelsesrummet ikke erstatter men supplerer

narkotikakontrolorgan siger at det ikke lever op til fns narkotikakonvention så formentlig er det ikke foreneligt med fns konvention og hvis

nærmest være sidste mulighed man har

tilbud i dansk folkeparti mangler vi at se overbevisende dokumentation for

ti år sat mange penge af til projekter under satspuljen

effekt har de projekter haft og er de fortsat aktive hvad er tilbuddene ude i kommunerne hvis man rent faktisk havde forsøgt alt og der var en række relevante tilbud

være en overvejelse værd men som det er nu virker det mest som et bekvemt tiltag for at gøre

jo en bekvem undskyldning at det mindsker dødeligheden hvis det reelt skal have en effekt i forhold til

er beskrevet i bemærkningerne

være rigtig mange rum den store effekt på dødeligheden ses i en afstand på op til fem hundrede m fra rummet det vil sige at rummene

til de resultater skal placeres med cirka en kilometers mellemrum

om kommunerne lever op til de høje krav og faktisk har en række tilbud for eksempel et her og nu tilbud til

ønsker afvænning og naturligvis også

så tilbagefald modvirkes

er der problematikken for politiet

mangeårigt misbrug så gælder loven ikke i hvert fald ikke hvis man opholder sig i nærheden af fixerummet

i forslaget misbrugerne skal fortsat penge til stofferne

derefter kan gå hen i et autoriseret tilbud og indtage sit stof

der skal føres tilsyn med og det er meget vigtigt at der bliver ro og orden i området omkring

jeg forstår også nogle af de bekymringer man kan have

kommunerne lever op til sine forpligtelser omkring behandlingsgarantien

de bekymringer da man i ti år

på et tidspunkt nogle overvejelser i dansk folkeparti om at man gerne ville kigge på stofindtagelsesrum der var blandt andet en sundhedsordfører og

at se hvordan forholdene egentlig er er det noget man fuldstændig har lagt på hylden i dansk folkeparti eller er man her under udvalgsdrøftelsen

jeg mener heller ikke at det er sådan en sort hvid ting

det er klart at der er positive og negative sider af det her vores grundlæggende anke lige nu er sådan set at vi ikke mener at den understøttende indsats er effektiv nok vi mener faktisk der er mange andre ting man kan

bør gøre som det også bliver beskrevet i forskelligt baggrundsmateriale er forudsætningen for at det her overhovedet giver mening

er en meget bred vifte af tilbud at der er reelle tilbud

til de narkomaner der er derude hvis der ikke er det er

og den del er vi ikke med på

rapport der hedder narkotikasituationen i danmark

om vi jo har haft samråd på samråd om hvorvidt kommunerne lever op til den forpligtelse de har om at yde behandling

hvis det er sådan at man søger behandling det her

på at hjælpe de mennesker som endnu ikke er motiveret til at komme i behandling eller som af forskellige årsager stadig væk er i en periode

stoffri behandling eller i substitutionsbehandling

i et stofindtagelsesrum og får hjælp igen og i hvert fald overlever deres stofmisbrug så kan ordføreren ikke godt se

i danmark også på det øvrige sundhedsområde

for at forbedre kræftbehandling og hjertebehandling og dermed også alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling

vi er i at

hen ad vejen at komme videre med deres liv og at komme ud af misbruget

i den retning vi er bare ikke overbevist om at man rent faktisk i kommunerne gør alt det man kunne gøre og vi mener stadig væk at det derfor

nødt til primært at satse på alle de andre tiltag vi kan

thulesen dahl fru camilla hersom

utrolig svært at nå med behandlingstilbud stofindtagelsesrum vil ikke i sig selv helbrede folk men den lille forbedring der kan ligge i at stoffet kan indtages i rene omgivelser med hygiejniske redskaber og med tilstedeværelse af sundhedspersonale kan måske give mennesker det overskud der gør at de får kræfter til at orientere sig mod de tilbud der eksisterer om støtte til at komme ud af et misbrug

vil stofindtagelsesrum så ikke bare fastholde de stofafhængige i kriminalitet ja ifølge det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug er der intet siger og skriver intet der tyder på at stofindtagelsesrum fører til mere kriminalitet det vil næppe heller i sig selv føre til mindre men det er jo ikke det der er formålet med loven hovedformålet er at give den allermest udsatte

nogle rammer der sikrer et minimum af menneskelig værdighed som kan nedsætte antallet af dødsfald og som måske kan virke som en støtte frem mod et bedre liv

var en flot balanceret ordførertale der netop ikke prøvede på at

det synes jeg der skal gives ros for

jeg så gerne vil høre for jeg har læst forslaget igennem og

er om ordføreren kan hjælpe mig lidt på vej for der står at det skal være lovligt at have til eget forbrug

ikke nødvendigvis otte og tredive

cirka hvad er det vi taler om for at få en idé om hvad det er for en zone

det der er sagen her er jo at vi har at gøre med en lov hvor vi skaber en mulighed for at folk kan have stoffet

også indtage det til eget brug og de skal jo altså til og fra

være acceptabelt hvis der foregår salg det vil ikke være acceptabelt hvis

og det er jo politiets vurdering hvordan man håndterer det jeg synes også at

på den åbne gade eller i trappeopgange som vi har hørt

jo politi overalt på vesterbro så i virkeligheden er der jo ikke så meget der i forhold til hvornår politiet skal gribe ind adskiller sig bortset fra at man nu vil vide at der sidder en flok meget meget udsatte mennesker

alternativ til det som regeringen foreslår og hvor vi undgår de der følgeproblemer det

men nu forholder vi os lidt til det der med at det skal være lovligt at have til eget forbrug

i det her område

at de der handler stoffer

en portion på sig ad gangen og det har de

de netop stå at sige jamen det er kun til eget forbrug men eget forbrug kan

hente en ny portion tilbage at sælge hente en ny portion tilbage at sælge

eget forbrug bliver det ikke fuldstændig umuligt at forhindre salg af narkotika inden for denne zone som ingen rigtig ved hvor stor er andet end at det er

enkelte betjent som vi så har titusind af

er titusind forskellige holdninger til hvor den grænse går

har jo ikke som sit formål og heller ikke inden for sin mulighed at forhindre at der bliver solgt og købt narkotika i danmark det gør der i dag og det vil der også gøre i morgen og det vil der også

men hvis jeg var politiet det er jeg jo ikke

ville jeg da selvfølgelig holde øje med om der foregår en eller anden trafik i nærheden af

det er jo politiets opgave det er også politiets opgave i dag men alligevel kan vi ikke forhindre at der finder

det køb og salg sted og det har det her forslag egentlig ikke noget som helst med at gøre forslaget skal sikre at folk får et lille bitte frirum hvor de måske kan få noget hjælp som også kan give dem det

ordføreren måske uddybe jeg synes vi

man måske kan få noget hjælp vil ordføreren ikke lige starte med

har sagt om de her ting men det der er sagen her

vil tage imod tilbuddet om at komme i et stofindtagelsesrum måske ikke er parate til at tage imod hjælp

så kræver det at man lige kan sætte sig ud over den situation man er i og sige at

tog imod et behandlingstilbud som det også kræver en vis styrke at gå igennem og det er jo det vi håber på at man kan understøtte stofmisbrugerne i men man skal faktisk være parat til at tage imod den hjælp for at kunne bruge den

kan bakke op om lovforslaget i sin nuværende form gør det ikke en lille smule indtryk på ordføreren at en institution som gadejuristen ikke kan bakke op om

måskeer at man man måske kan få hjælp at man gerne vil

kommer ud af deres misbrug efter at de har været inde i et fixerum det synes jeg da kunne være en

og frugtbar oplysning i debatten

at alle de høringssvar vi har modtaget gør indtryk på os alle sammen men som jeg læser gadejuristens høringssvar

det er nødvendigt at have en lovhjemmel for at oprette et stofindtagelsesrum altså at det burde man dybest set kunne gøre med den lovgivning vi har i dag

det høringssvar i forhold til

om narkomaner og hvor mange der kommer ud af et misbrug ved at være i et stofindtagelsesrum

er nogen der kommer ud af et misbrug ved at være i et stofindtagelsesrum stofindtagelsesrummet giver narkomanerne eller stofmisbrugerne

man bliver behandlet som et menneske som kan leve under rene og hygiejniske forhold og måske få rådgivning

kan forhåbentlig generere det overskud der gør at man kan tage imod et egentligt behandlingstilbud det ved vi jo ikke hvor mange der vil der vil gøre men erfaringerne fra udlandet er jo meget positive på det her punkt

ligesom alle andre gange men forskellen den her gang er jo at vi har de afgørende halvfems mandater til at kunne føre det her

ud over selvfølgelig den egoistiske glæde det giver tænker jeg også på mange af de mennesker som har

en moraliserende tilgang man skulle have over for

det har så betydet at rigtig mange mennesker har mistet livet ud over det er de blevet udsat for en uværdig behandling ud over alle grænser

jeg har selv mødt de her mennesker i opgangene og har holdt mine børn i hånden en lørdag eftermiddag og har set hvordan de har stået på gaden med bukserne nede fordi

vkos flertal besluttede at de her mennesker

jo helt fantastisk at den moraliserende tilgang vi har

afløst af en mere videnskabelig tilgang vi ser det her som en sygdom

skal der også nogle helt andre tiltag til hvis man skal nå de her mennesker vil et

alene gøre forskellen og gøre at de

mennesker bliver stoffri nej det vil det ikke

hvis man skal række hånden ud til de her mennesker

hvor vigtigt det var med lægeordineret heroin langt om længe lykkedes det for os

jeg da enormt glad for at konservative nu åbner op for

anonym stofbehandling til weekendnarkomaner som

men desværre også har det problem at de indtager stoffer

som vil gøre det bedre for en gruppe mennesker som har det rigtig rigtig rigtig svært ikke nok med at de fejler noget

stemplende tilgang som har gjort at man har skubbet dem nedad

et afgørende skridt for de her mennesker

der kan hjælpe

fordi vi tror på at de fejler noget og vi tror på et eller andet tidspunkt

hvilke andre skridt vi også skal tage for at reducere dødeligheden rigtig meget for de her grupper

på stofmisbrugere

og halvfems det er mange år siden

men der ændrede vi faktisk syn på dem med en række forslag som jeg

her i folketinget og fik vedtaget her i folketinget så pas nu på med den moralprædiken jeg har nogle konkrete spørgsmål indledningsvis to er det korrekt forstået at et hovedargument

her stofindtagelsesrum er at man ønsker at begrænse konsekvenserne ved en overdosis at man ønsker at der er nogle til stede der kan gribe ind hvis

stofmisbrugere har været i fængsel i en længere periode og kommer tilbage i gaden og køber stof

så har problemet med en overdosis

i forhold til skadereduktion det tredje som jeg synes er

i forhold til at motivere

jo uddannet sundhedspersonale der tager imod dem

alle problemer på det her område

at vi hvert år gør en indsats

fordeling af midler fra satspuljen i forhold til de mennesker som er i

kan sørge for at de mennesker bliver rådgivet og vejledt rigtigt

et af mange argumenter

og at der er stor risiko for at man tager en overdosis hvis man har været væk fra misbrugsmiljøet i en periode og kommer tilbage hvordan harmonerer det så med forslagets tekst der står klart og tydeligt i § tre b at forudsætningen er at man er en person med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende

misbrug så de er udelukket fra at

under udvalgsarbejdet skal kigge på det i fællesskab for at se hvad vi kan gøre for

jo nævnt at hun er tidligere beboer

en af de ting som jeg så kan høre

en videnskabelig tilgang til tingene også i forhold til et eventuelt fixerum på vesterbro en videnskabelig tilgang betyder jo at vi skal have noget evidensbaseret viden og jeg

hvor mange er der kommet ud af misbrug efter

have været i et fixerum den radikale

nogen ud af misbruget jeg spurgte også den socialdemokratiske ordfører som nævnte at der formentlig

hvor mange narkomaner kan vi regne med kommer ud af misbrug efter at de har været i et fixerum

alle boligerne og sørgede for at alle de udsatte familier blev skubbet væk og på den måde fik man

skabt noget pænhed kan jeg godt huske

udefra og hvis man en dag synes det kunne være rart lige at gå en tur ned ad istedgade

se hvordan de her mennesker bliver klumpet sammen

heldigvis har politiet ophævet de her visitationszoner som

altså jeg hæfter mig ved at

læger der arbejder på det her område og som ved noget om det her synes at det her er rigtig rigtig vigtigt det gør indtryk på os

jeg ønsker og håber at

et fixerum tidligere i danmark

så godt forslag at sige at selvfølgelig skal vi følge op på loven og se hvordan

videnskabelig tilgang og dermed også evidens

om hun ikke lige vil indvie os i den her videnskabelige tilgang og

når de har været en tur inde over fixerummet

anerkende hvad videnskabelige resultater har

og

faktisk er på vej ud

opgøre tallene nu det er kun resultaterne herhjemmefra

jo kigge ud og se hvordan

sundhedsfaglig og social

og lige om lidt taler vi om rygelov hvordan vil man

i den her sammenhæng når man nu skal have personale der skal overvåge og være klar til at gribe ind hvis der skulle ske et eller andet for dem der nu tager de her stoffer

de her mennesker er så afhængige de er så syge at det

liv socialt og sundhedsmæssigt og

sikrer at personalet ikke bliver udsat for

sørger for at personalet ikke bliver udsat for den her røg

er selv den mindste partikel

hvis vi i de her rum kan klare det med ventilation tror jeg vi har en løsning i forhold til vores rygeudfordringer andre steder og det kunne da være rart mener ordføreren ikke at man til fulde skal leve op

i

faktisk sammenligner de her mennesker som er så dårlige at nogle af dem rent faktisk mister livet fordi de har den her afhængighedssygdom der gør

rigtig rigtig dårligt liv med

jeg synes det

med stofindtagelsesrum og det er så hvor mange

har vi hørt fra venstres ordfører er kommet ud af det efter stofindtagelsesrum formålet med lovgivningen

men vi kan jo ikke med stofindtagelsesrum lave om på selv når folk er i behandlingssystemet har vi desværre ret lave succesrater

andre mener at det andet er lige så vigtigt

for at man kan nå så langt så

ambitioner på de her menneskers vegne og laver en tværfaglig indsats og også ansætter socialrådgivere hvad ved

selv beslutter sig for hvilket ambitionsniveau de vil sætte

man skal have tålmodighed til at det her tager rigtig rigtig lang tid

optaget af om de bliver udsat for passiv rygning

enormt meget optaget af hvilken forskel de kan gøre

cekic fru stine brix som ordfører for enhedslisten

det her forslag kan jeg vist roligt konstatere har vi ventet rigtig rigtig længe på alt for længe det har kostet menneskeliv og det har betydet en unødig stor sundhedsrisiko for en gruppe af vores allermest udsatte borgere nemlig stofbrugerne men bedre sent end aldrig siger man jo og fra enhedslistens side kan jeg melde

opbakning til at det nu bliver muligt for kommuner at oprette stofindtagelsesrum til glæde og til gavn for stofmisbrugere og for de lokalområder og beboere som bor i nærheden af hvor stofbrugerne færdes vi har desuden i et tillæg til

pulje på sytten million kr som kan søges af de kommuner som opretter et

og hjælpe med etablering af drift

overdosis et stofindtagelsesrum med mulighed for at træde til

vil kunne redde liv

som vi har hørt flere gange i dag henvist til trappeopgange telefonbokse eller baggårde når de skal indtage deres stof det er ikke bare farligt fordi hygiejnen er for dårlig det er også uværdigt og usikkert den dårlige hygiejne betyder at stofbrugerne er særdeles udsatte for at få infektionssygdomme som

eller hjerteklapbetændelse et stofindtagelsesrum hvor den enkelte kan indtage sit stof i rolige omgivelser og hvor hygiejnen er i orden vil nedbringe antallet af alvorlige sygdomme

grunde nok til at etablere et stofindtagelsesrum dertil kommer de åbenlyse fordele for de lokalsamfund og beboere der bor i nærheden

borgerne melder om at de dagligt finder

og derfor skal vi gøre hvad vi kan for at forebygge misbrug hvad enten det gælder alkohol hash eller hårde stoffer og vi skal gøre

de mennesker som er havnet i et misbrug kan få hjælp til at komme ud på den anden side jeg tror også vi skal blive bedre til at forstå og se den enkelte og historien bag et misbrug et misbrug har stort set altid en årsag

oftest komplekse historier med svære sociale problemer psykisk sygdom eller traumer

en bred sundhedsfaglig og socialfaglig opgave

at vi træffer en beslutning om at det skal forsvinde det forsvinder heller ikke ved at vi byder stofmisbrugerne endnu mere usle og endnu mere uværdige forhold

til at jagte eller stresse den enkelte stofmisbruger overalt

fører det til mere desperation

ud over færre dødsfald sygdomme og skader viser de internationale erfaringer som vi har været inde på før at stofindtagelsesrum faktisk kan blive det afgørende for at nogle stofmisbrugere tager imod behandling fordi vi rækker hånden ud jeg håber at vi med

om stofindtagelsesrum kommer til at se en narkotikapolitik som indvarsler en ny strategi hvor vi rækker hånden ud og er i øjenhøjde med brugerne frem for at jage dem rundt og tro

at man godt må ryge i

problematisk i forhold til

lidt tvivlende over for om der så kommer et ændringsforslag eller

med hygiejne og forholdene

jeg vil godt lige bemærke at jeg

er rigtig kede af de problematikker der har været i forhold til sundhedsrummet der har været mange konflikter med

afgivet et skud inde fra sundhedsrummet

enhedslisten forholder sig til den problematik

hvor man er i gang med at kigge på hvordan man kan indrette

og hvis der så skal være en rygeboks eller et rygerum

skiltes omkring det dels vil jeg gerne

hvor befinder de sig rent praktisk i

ikke flere korte bemærkninger det er herre joachim b olsen som ordfører for liberal alliance

liberal alliance har tidligere stillet spørgsmål om at skaffe hjemmel til at man kan etablere stofindtagelsesrum

glade for at der nu ligger et konkret lovforslag på bordet

fixerum ikke løser alle problemer omkring stofbrugere

problem at der er mennesker som indtager stoffer

får en chance for at overleve og det synes vi rent

de fortjener at få vi mener i hvert fald ikke

skal sætte en hindring op for at de får den chance ved ikke

udlandet er fuldstændig klare

trenden inden for behandlingen af stofbrugere at man går

det er vi meget positive over for vi har dog også nogle

rette til ministeren af høringssvar fra blandt andet gadejuristen og foreningen fixerum fremgår det at der er usikkerhed

hvilken retsstilling eksempelvis det mobile fixerum vil have hvis vi vedtager det her

kan ministeren bekræfte

mobile fixerum med en i øvrigt meget høj sundhedsfaglig normering kan fortsætte

som det har fungeret de seneste otte måneder uanset vedtagelsen af dette lovforslag når det kun er kommuner der kan søge om tilladelse til at oprette og drive stofindtagelsesrum betyder det så i øvrigt at private

eksempelvis en varmestue eller et herberg vil være forhindret i at oprette stofindtagelsesrum hvis stofindtagelsesrummet

selvejende institutioner i deres juridiske konstruktion

kan øvrige private aktører som for eksempel

fixerum eller fonde som projekt udenfor ikke blive medspillere hvorfor stækker man de private aktører på den måde

skal være driftsoverenskomst med en kommune for at i det mindste

er det så ikke sådan at kommunalbestyrelsen

til enhver tid kan ophæve en driftsaftale og dermed reelt forhindre at private i det hele taget har mulighed for at bidrage

løse lokale narkotikaproblemer hvor der ikke er kommunalpolitisk velvilje

er nogle af de spørgsmål

og vi vil ikke medvirke til at nogle af de tiltag som foregår i civilsamfundet i dag og som

inde på vesterbro har en meget meget høj normering der arbejder over hundrede frivillige hvoraf halvdelen er sygeplejersker og læger

det fantastisk gode arbejde

ikke kan se er i salen

som herre tom behnke tidligere er kommet

lægeordineret heroin og

er forslag som vi synes det er værd at se på og som vi også gerne vil være med til at bakke op

præcis som en tidligere ordfører sagde

tom behnke som hørte hele talen

nej spøg til side se det her

skal der ikke laves noget spøg og sjov når vi har denne debat jeg synes

en gavnlig debat vi har haft selv om jeg

er jo at selv om folketinget enstemmigt har indført behandlingsgaranti

er virkeligheden derude at behandlingsgarantien fungerer i fængslerne fordi det er der staten har fat i den lange ende det er der vi styrer det er der vi bestemmer

og systemet møder misbrugerne med kæmpe mistro

afvisninger man skal komme igen en uge til fjorten dage senere for at bevise

ikke noget at sige til at jeg har mødt adskillige stofmisbrugere som gav udtryk for det er meget nemmere at være hjemløs stofmisbruger på heroin end at komme ind i behandlingssystemet

det er en helt anden diskussion men det er ligesom det der ligger forud for det vi diskuterer i dag nemlig at der er en række problemer forbundet med stofmisbrug og det er jo fordi behandlingssystemet ikke virker godt nok det er ikke optimalt

kan konstatere at antallet af misbrugere er steget over årene og

helt uhørt samtidig med at vi her i folketinget har indført behandlingsgaranti det

jeg er enig i at der er alt for mange stofmisbrugere der dør og der er alt for mange der tager skade

enig i jeg er også enig i at der er alt for mange kanyler der ligger og flyder på gader og stræder på togstationer i sandkasser og alle mulige andre steder

enig i at det er en udfordring og det er et problem der skal tages hånd om men regeringens forslag om fixerum stofindtagelsesrum

er den forkerte løsning for nok kan man opnå de to ting jeg har sagt her måske og i et vist omfang ja men bagsiden af medaljen skal vi huske at tage med man kan ikke nøjes med kun at se på forsiden derfor er det ærgerligt at regeringen ikke har taget sig den tid

gennemtænke løsningsforslag der løser problemerne alle problemerne

det kan man hvis man vil problemet med

de her stofindtagelsesrum er jo at misbrugerne

komme med de ulovlige stoffer

de er købt af dødens købmænd bagmændene hele illegale marked der lever fedt af misbrugernes misbrug

i orden synes regeringen det synes vi ikke er i orden

vi vil ikke holde liv i hele den illegale handel

at langt de fleste penge der bliver brugt til at købe stoffer

røverier tyverier alle mulige former for berigelseskriminalitet det er derfra pengene kommer det er helt almindelige mennesker der får indbrud dag efter dag op mod halvtredstusind familier får indbrud i

der bliver omsat til kolde kontanter

og så kan man lige løbe ned i et fixerum og hvis man

må man med regeringens velsignelse have lov at indtage stofferne kan vi ikke gøre det bedre jo det kan vi

trylleslag men man kan gøre det bedre hvis man tænker sig om det tredje element som kan gøres bedre og som det her nemlig heller ikke tager hånd om er at de stoffer der bliver købt illegalt

af en styrke man ikke ved hvad er så hvis man virkelig vil gøre noget for sundheden hvis

skal man jo ikke anerkende og acceptere de ulovlige stoffer derudover skal vi huske på

at man trasker det halve københavn eller en anden by igennem for at komme ned til et stofindtagelsesrum

det bliver indtaget inden for to hundrede

er totalt stresset og rigtig bange for enten at

såkaldte kammerater slår en ned og stjæler stofferne eller at politiet kommer og beslaglægger dem derfor bliver stofferne indtaget så hurtigt som muligt efter

skal ligge stofindtagelsesrum med ganske kort afstand imellem det er jo en dum måde

lad os nu løse de her problemer

løse de her udfordringer en gang for alle uden at have den negative bagside med

mange inde i det system vi har i dag med lægeordineret heroin er jo at de

skal over på sprøjten for at komme ind

i behandlingssystemet med lægeordineret

det duer jo ikke lad os nu lave den ordning

så den er for dem som er misbrugere

i de fleste sammenhænge vil den selv samme argumentationsrække føre til argumentet om at man skal afkriminalisere eller legalisere stoffer det er

er et øget brug af heroin i behandlingen hvor langt er man så villig til at

efter de konservatives mening som afløsning

metadon og subutex og

i dag bruger i substitutionsbehandlingen hvor langt er man villig til at gå

heroinbehandling på en måde som vi måske mest kan genkende fra england hvor det har været ret udbredt at man kunne udskrive heroin på recept

tage stoffer fordi man vil i behandling typisk begynder man jo at tage stoffer

er en pause man får hvor man kan få ro på sit liv

man selv kan træffe beslutningen om at komme i behandling og når man er klar til det skal behandlingssystemet klar til at tage imod en så den ordning vi i fællesskab her i folketinget samtlige partier stemte for

findes allerede i dag og hvis man går hen på en sådan klinik

er det på klinikken man får udleveret stofferne og indtager dem under kontrol man kan

det ville være ulovligt og en strafbar handling så der skal man altså have en recept på det men jeg synes ikke at vi skal udlevere heroin til at man kan

det med hjem jeg synes den ordning vi har lavet og som alle kender

lægeordineret heroin indtaget under kontrol er det der skal være bundlinjen

forbundet med risiko når man indtager stofferne

hvidovre er kun målrettet de mennesker der allerede har forsøgt gentagne gange at være i behandling enten med metadon eller i stoffri behandling

stofmisbrug er man

at forstå hvor den konservative ordfører vil hen med det her jeg kan forstå at man ønsker lægeordineret heroin under kontrol det betyder så at en masse mennesker skal møde op dagligt ikke bare én gang eller to gange som når det er metadonbehandling men

hundrede og fem og firs som vi diskuterer lige nu det er den gruppe det vil sige

mener at man skal have været i adskillige behandlingsforløb først men hvis man opfylder de kriterier

den gruppe jeg taler om og her siger jeg at det vil være hundrede gange bedre og problemfrit og

komme ind i den ordning vi har lavet med lægeordineret heroin det er dem vi taler om det er bare at prøve

finde en løsning men hvis regeringen med magt

en sovepude tag dit metadon hold din mund og bliv væk og jeg er bange for

nu har man gjort noget man har gjort det som syv og halvfjerds procent af københavnerne efterlyser og så må der være ro på bagsmækken

gaden og snakke med de her mennesker har har rykket sig holdningsmæssigt

enormt flot at man er i stand til at se

og ordføreren vil også gerne åbne op for at vi kan kigge på kriterierne

man skal løse alle problemerne

andre vil ikke de har forskellige sociale problemstillinger derfor vil jeg spørge

som har forskellige behandlingsmetoder som har forskellige kvaliteter og som gør det på forskellige måder man kunne så godt ønske sig at der var lidt mere tilsyn med mange af de her steder jeg

man gjorde det men jeg tror at man i det hele taget skal prøve

det man ofte mangler fra systemets side

deres historie hvad er det der er udfordringerne hvordan møder de tingene hvad er det for nogle problemer der er ved forskellige løsningsmodeller

med tv to i februar måned i bidende kulde og det har taget et stykke tid at få brikkerne til at falde på plads

sørge for at vi kun har de positive elementer på den anden side det kan lade sig gøre

hvordan vi får behandlingsgarantien til at fungere for det må være det der er endemålet

at sørge for at misbrugerne har et kvalificeret tilbud om at komme ud af deres misbrug

skal de tages ind og ikke afvises

stofindtagerrum kunne tilbyde hash kokain

klar når stofmisbrugerne er klar til at komme i behandling og mens vi venter på at den enkelte stofmisbruger

skal vi finde nogle løsninger og løsningen er ikke at

fortsætter deres ulovlige indtag af illegale stoffer købt for ulovlige penge det er at sørge for at udvide den ordning vi har indført med lægeordineret heroin således at det er lovlige stoffer der indtages lovligt hvis min fjorten årige søn vil søn vil ud at køre på ulovlig motocrossmaskine så sørger heller ikke for at give ham lov til at køre ulovligt ude på gader og stræder

ikke acceptere og anerkende deres kriminalitet og deres ulovlige måde at håndtere tingene på vi skal sørge for at skabe nogle rammer hvor de kan gøre det under lovlige og trygge forhold det er det vi allerede har gjort med forslaget omkring lægeordineret heroin men det fungerer ikke fordi ordningen er skruet forkert sammen

b olsen fra liberal alliance

skal der så også være kokain skal der være morfin og amfetamin

at overgå hinanden i hvor mange spændende stoffer man kan komme til at remse op fra en ende af

forholde sig til at der er nogle stoffer som er ekstremt afhængighedsskabende og der er andre som ikke er det

der hvor vi har problemerne med at det flyder med kanyler i gader og stræder er primært fra heroin og kokain kokain som jeg har ladet mig fortælle udgør faktisk

der bliver sprøjtet ind og ikke heroin før i tiden var det omvendt

der vil jeg ikke stå i dag og sige at vi skal udvide til at kokain er omfattet men jeg synes at det var hensigtsmæssigt om vi fik en diskussion af om ikke man burde gøre det for at komme rundt om problemstillingen og for at få løst det her

så vi ikke har et andet illegalt marked der kører og det kunne man gøre for de to store grupper her men der vil jeg gerne som politiker have lov til at have noget faglig saglig bistand til om kan lade sig gøre hvordan skal man indrette det er det på samme måde som med heroin kan det fremstilles på samme måde og

men jeg synes at vi skal være åbne over for at prøve at løse de her problemer i stedet for at acceptere den kriminalitet der følger med det forslag som regeringen lægger på bordet i dag

ind og fikser under nogle hygiejniske forhold som vi ved er med til at redde liv

kriminaliteten foregår i dag

tager stoffer

ordførerens erfaring hvad sker der når politiet fratager stofbrugerne

for at få det fix

i forbindelse med stofmisbrug altså det illegale marked dødens købmænd på den ene side hvor man handler stofferne

som om at det så er en given ting vi

nej det vil vi ikke fra konservativ side vi vil bekæmpe det og bekæmpe det

er helt almindelige mennesker der bliver udsat for indbrud hver eneste dag op mod halvtredstusind familier om året

vender man det blinde øje til og siger

kan da godt være at pengene der har finansieret det her fix

joachim b olsen og det er hans fladskærms tv der er blevet omsat

det skete jo alligevel nej hvorfor ikke lave en løsning der

at gå ud og lave kriminalitet for at skaffe penge til sine illegale stoffer hvorfor ikke lave en ordning der gør at man

alle dem der sidder i i følgeindustrien af det her løsningen er jo at sørge for at de her mennesker

kan få udleveret de stoffer de har behov for at indtage indtil de kan komme i behandling og gøre det på en måde så de rent faktisk vælger at gå derhen

så

ordførernes kommentarer til lovforslaget her som har til formål at skabe det retlige grundlag for oprettelse og drift af stofindtagelsesrum hvor stærkt

afhængige stofmisbrugere kan indtage deres stoffer i hygiejniske omgivelser og under overvågning af kvalificeret personale når regeringen ønsker

jo sammen med at samfundets mest udsatte grupper fortjener en særlig opmærksomhed

det enkelte menneske skal være omgivet af respekt krav og omsorg regeringen ønsker at gøre op med marginalisering med udstødelse og med uværdige livsbetingelser

som er forbundet med stofmisbrug skal reduceres den ambition kan stofindtagelsesrum være med til at indfri det mener de kommuner der ønsker stofindtagelsesrum som en del af deres samlede tilbud til stofmisbrugerne og det synes bekræftet af erfaringer fra udlandet hvor der er oprettet mere end halvfems stofindtagelsesrum de første for mere end tyve år siden

og om ordentlige forhold også for de borgere som bor og færdes på for eksempel vesterbro hvor den her gruppe holder til det skal vi holde fast i inden vi fortaber os i alle mulige mere eller mindre teoretiske diskussioner om hvad stofindtagelsesrum mon vil betyde i praksis har de vist sig at virke i andre lande hvorfor skulle de så ikke også kunne gøre det i danmark

fra talerstolen beklage den korte høringsfrist og gentage folketingets formands pointe om at høringsberettigede under udvalgsbehandlingen kan fremsende høringssvar det ligger desværre

mine hænder at opfordre til det da lovbehandlingen nu er hos udvalget men den mulighed er der jo jeg beklager i hvert fald den korte høringsfrist så

jeg skal henvise lovforslaget til folketingets velvillige behandling og jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for

og kan oplyse at vi

sommer får resultatet af sundhedsstyrelsens revurdering af hvorvidt

i den ordning vi har i dag med lægeordineret heroin så diskussionen får vi under alle omstændigheder igen

gerne vil kvittere for den meget store optagethed jeg synes at have oplevet her i folketinget i dag i forhold til at gøre hvad vi kan

det er det de dør af hvis de ikke bliver reddet

langt de fleste dør af og at grunden til at de gør det er

de prøver at skyde lidt ind først for lige at mærke

er inden de tager den mængde de tror de skal have for at tilfredsstille det behov de

rigtigt at en af de effekter

stofindtagelsesrum alene men en af effekterne er at man kan begrænse overdosisdødsfald

det eneste formål med at oprette et stofindtagelsesrum det er i høj grad

altså et håb om også at kunne øge

uhygiejniske forhold og dermed infektionssygdomme som

at formålet med et stofindtagelsesrum

overdosisdødsfald det andet jeg vil sige er at hvis man tror at regeringen mener at vi med indførelsen af stofindtagelsesrum

i mål med vores indsats for at hjælpe stofmisbrugere i det her land så tager man fejl

også flere ordførere der har sagt er ikke

jeg er rigtig glad for at alle folketingets partier i dag

fortsat både før og efter lovhjemmel og mulighed for at kommunerne kan etablere stofindtagelsesrum

at der er så stor optagethed af hvordan vi bedst hjælper de her personer det

er et faktum ministeren afviste i

meget optaget af dødsfaldene er det så ikke et problem

begrænser stofindtagelsesrummene

man skriver det liv som personer med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af

men en overdosis fordi stoffet er stærkere end man havde forventet kan vel indtræde allerede på dag to jeg mener bare at det er et enormt farligt signal at sende til unge mennesker

at vi ved at give lovhjemmel til at kommunerne kan oprette stofindtagelsesrum sender et signal til unge mennesker om at det

vi ikke løser med oprettelsen af stofindtagelsesrum

tingene en gang for alle det her er et vigtigt forslag for det vil betyde en markant forbedring for nogle af de mest udsatte borgere i vores land

kan

der antalsmæssigt

det er en markant forbedring i forhold til i dag og det er også er derfor at en række kommuner

en hel omgang til fordi jeg synes det er så interessant med de her nye toner der er kommet fra de konservative men jeg synes også det

er undskyld udtrykket ti år forud for sin tid kan man næsten sige for

af stofmisbrugere

være en kæmpe kæmpe hjælp på det her område

det er heroin eller om det er metamfetamin eller

kommer ind og får den overvågning og hjælp videre i systemet som

en heroinbehandling jo primært er målrettet folk som allerede har stiftet bekendtskab

ordfører rejser og det er også derfor jeg siger at jeg er sikker på at vi får lejlighed til at diskutere den her problemstilling flere gange sammen og

kan sige at det som sundhedsstyrelsen

det gavnlige og det nyttige i

med med lægeordineret heroin til også at omfatte

på med meget stor interesse når deres

det er en spændende diskussion og og jeg har ikke været med i debatten

folk og partier er i bevægelse og hvis det tilmed kan betyde at vi kan få en stadig mere ambitiøs indsats i forhold til nogle af de

det som regeringen gerne vil opnå med det her lovforslag er

en gruppe stofmisbrugere som man traditionelt har svært ved at nå hvis jeg har forstået det rigtigt

bare lige at spørge ministeren nu hvor jeg hørte ministeren netop tale om evidens og evidensbaseret og vi hørte også ministerens

en vis form for evidens hvor mange narkomaner er det helt præcis

oversende hvad vi har af rapporter og evalueringer af de

men jeg vil bare sige at når vi kan se fra erfaringer i udlandet

eksisteret så det har mere end tyve år på bagen nogle steder at man kan konkludere at det betyder at man når folk misbrugere man ellers ikke når fra systemerne

eksponeringen over for infektionssygdomme og at man som sagt kan få en kontakt til gademisbrugere som man ellers ikke har kontakt med når det er den samlede erfaring

kan så kalde det evidens eller hvad hun vil vi kan få fra udlandet som det europæiske overvågningscenter for narkotika

synes jeg at der er rigtig god grund til at vi

hverken ministeren eller en eneste af ordførerne har faktisk kunnet svare på

af narkomanliv

et misbrug jeg synes det er en tankevækkende holdning at man accepterer at fastholde narkomaner i deres misbrug

af kriminalitet socialt armod og til en vis grad også sundhedsrisici jeg

rygeproblematikken i de her fixerum jeg kan så forstå at der skal tillades

kunne ministeren ikke lige kort skitsere

en lovhjemmel til at kommunerne kan oprette stofindtagelsesrum og man skal overholde rygeloven

noget spørgsmålstegn ved hvordan man gør det

det følger også i forlængelse af den måde vores rygelov er indrettet på

så er den diskussion faktisk ikke så meget længere og og jeg må tilstå at jeg lidt ligesom

ordfører troede det var et drillespørgsmål da det først kom op men så

når venstres ordfører insisterer på at blive ved med at konstatere bare konstatere at det her vil fastholde folk i deres misbrug og

man kan nå ud til de gademisbrugere vi ellers ikke har kontakt med

skal være sundhedsfagligt og social fagligt personale

fordi det jo er kommunerne der bedst ved hvordan man kan

opfylde de lokale behov

evidens eller nogen sandsynliggørelse af at det her

ikke at den konstatering er blevet mere rigtig af at venstres ordfører nu er

selv drive eller også kan selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunerne drive dem

af jurister der ved noget om den slags ikke den sværeste ting i verden at blive

for for kommunerne lokalt at vælge den tilrettelæggelse og drift som man mener

er der et tilbud inde på vesterbro som fungerer der er en enormt høj normering på det

for vildt fordi det giver for store problemer i forhold til håndhævelsen hvad skal politiet stille op og hvordan

er for fast for stramt for

nu giver lovhjemmel til at kommunerne

kan lave en driftsoverenskomst med selvejende institutioner

set en måde at kunne bevare noget af det

joachim b olsen fremhæver nemlig at der

nogle velfungerende initiativer

den nødvendige hånd i hanke med hvem der står med ansvaret nemlig kommunerne

det er jo kommunerne som har ansvaret for forebyggelses og behandlingsindsatsen

tæt samarbejde med justitsministeriet som jo

det også dem der er kernen i det men er det ikke lige så vigtigt at de medarbejdere der skal håndtere det også kan gøre det under forsvarlige forhold og er det ikke et lige så relevant spørgsmål at tage op i den her sammenhæng

lokalt ansvar at sørge for at rygeloven som der bliver spurgt ind til bliver overholdt arbejdstilsynet vil føre tilsyn som

ligesom vi med rygeloven ikke står i folketingssalen

detailregulerer hvordan man lokalt lever op til rygeloven men konstaterer at man skal leve op til rygeloven

der vil ministeriet udsende advarselsskilte der skal sættes op

på de her rygekabiner det må så være det samme der

lovforslag at sætte fokus på blandt andet passiv rygning det er i sig selv et fromt ønske særlig hvis der er en reel problemstilling

vi er mange der undrer os over hvorfor regeringen har så travlt

eget regeringsgrundlag regeringen

tæt samarbejde med folketinget sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister der sikrer at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer

billede stå et øjeblik mens vi summer lidt over at regeringen heller ikke på

hånd ønsker at oprette fixerum hvor man fuldt lovligt kan fixe og ryge ulovligt indkøbte stoffer mens man med den anden hånd ønsker at forbyde voksne mennesker at ryge en

på for eksempel et gymnasium

er enighed om uanset politisk observans i venstre har vi et stærkt og et målrettet fokus på sundhed med sund fornuft den sunde fornuft ser imidlertid ud til helt at have forladt regeringen som nu med kvælende lovgivning ønsker at lave lovgivning for lovgivningens skyld

er problemstillinger som indikerer at her må hundrede og ni og halvfjerds lovgivere på christiansborg tage affære

lad mig komme med et par eksempler på indvendingerne fra nogle af de berørte foreninger

mening at tale om røgfri efterskoler fordi eleverne kan ryge så snart de har forladt skolens område og gymnasieskolernes rektorforening skriver

godt at skolerne inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer kan sikre restriktive rygepolitikker og ser derfor ikke

at ryge indendørs på gymnasierne

ud af at tage ansvar og gennemføre yderligere stramninger de behøver ikke sindrige manualer fra en hundrede og ni og halvfjerds landspolitikere om hvor på skolens matrikel elever må det ene eller

det synspunkt deler vi fuldt ud i venstre som liberalt parti er vi ikke imod at forældre og uddannelsessteder sætter grænser for under atten årige det er tværtimod det der er vores alternativ til håbløse statslige forbudsregler med politikontrol

derfor tror vi også på et samfund

trods alt dem der skal sikre overholdelsen og ikke politiet

mangt og meget til gengæld kan vi ikke lovgive

nemlig ansvaret for os selv og for vores nærmeste

at man kan nå væsentlig længere ved at sikre en bedre håndhævelse af den eksisterende lovgivning fra venstres side glæder

at regeringen har valgt at lytte hvad angår bødestørrelserne

at vi mener det seriøst når vi fra christiansborg lovgiver omkring konsekvenserne af salg af tobak til unge under atten år afslutningsvis vil

og vi ser frem til udvalgsarbejdet vi finder ganske enkelt ikke at der er sammenhæng i regeringens argumentation på flere områder som når der for eksempel i lovtekstens i lovtekstens § syv står

skoler kostskoler efterskoler institutioner med udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser og opholdssteder er det ikke tilladt at ryge på institutionernes område

skoler landbrugsskoler tekniske skoler uden htx samt handelsskoler uden htx ikke er omfattet og det er ifølge statistikken nogle af de steder hvor der er

forhandlingerne og var gået med i en bred aftale sådan

rigtig meget danmark ligger rigtig dårligt

herre lars løkke rasmussen sagde i to tusind og ni i forbindelse med

blandt andet på sundhedsområdet mange gode leveår er både en forudsætning for velstand og

her kunne vi klare os bedre i danmark der er ingen grund til at vi i danmark

eksempel svenskerne og nordmændene stærkere forebyggelse og sundhedsbehandling betyder flere gode leveår

en forpligtelse til at passe på hinanden og ikke mindst vores børn

være nødvendigt at lovgive for at beskytte vores børn eksempelvis mod rygning jeg er rigtig ked af at den holdning ikke er videreført til to tusind og tolv nu hvor vi har en mulighed og nu hvor vi står over for at

i allerhøjeste grad

både hos og i venstre jeg vil såmænd bare her konstatere at

er løbet fra stort set samtlige valgløfter

et svigt af valgløfter når sagen er så alvorlig som den er og vi har så mange børn og unge som begynder

det er ikke godt nok hvad er det venstre ville gøre hvis venstre havde genvundet regeringsmagten

for at gøre en særlig indsats for at færre unge skulle begynde

de mange sygdomme for at dæmme op

mange sygdomme hvad er det venstre ville have gjort hvad er det venstre ikke nåede at fuldføre

tidligere statsminister altså i to tusind og ni sagde var venstres mål hvilke mål hvilke initiativer

er svigt af løfter og jeg må jo igen

eget løfte ved at bryde det forlig

et videre samarbejde og jeg fristes lidt til at spørge sådan retorisk om det er blevet en vane for regeringen at bryde forlig

at man gik op i forebyggelse og at man gerne ville sætte ind med noget

når vi taler om de unge og rygning altså ting som man tilsyneladende

er fuldt ud tilstrækkelig også hvad angår et forebyggende sigte vi mener det vil være klog strategi også i forhold til de unge at starte med at håndhæve den lovgivning som har eksisteret siden totusinde

håndhæve det forbud der er mod salg af tobak til unge under atten år

som vi førstebehandler i dag men har venstre andre ting på programmet end det at man vil håndhæve et forbud er der andet venstre kunne forestille sig ville hjælpe eller er venstre tilfreds med den tilstand som betyder

den eksisterende lovgivning netop hvad angår bødestørrelsen det glæder mig meget at regeringen har valgt at lytte til almindelig sund fornuft på det område hvad angår de unge rygere

gøre sig den allerstørste umage for at forhindre at unge overhovedet begynder at ryge og jeg kan jo konstatere at i år to tusind røg sytten procent af eleverne i niende klasse hver dag og i dag

halvt så mange der ryger det betyder at lovgivningen

er men vi kan også se på de samme tal at det tal er stagneret siden to tusind og seks og det er stadig sådan at en ud af ti

alt for mange efter min mening med den store sundhedsrisiko vi ved det indebærer når man ryger og

at det netop er i teenageårene man etablerer en fast rygevane

kunne egentlig godt tænke mig at høre

at kigge særligt på hvad man kunne gøre for de unge rygere eller hvad var årsagen egentlig til at venstre ikke ville være

for at bekæmpe at unge ryger og

oplagte svar her er at vi må have forældrene på banen forældre har et enormt ansvar for at deres børn ikke begynder at ryge det har skoler og institutioner også og det som vi jo kan høre fra rektorernes forening som jeg også nævnte i min ordførertale er at man mener

når kræftens bekæmpelse har fremlagt en undersøgelse der viser at på de efterskoler hvor man ikke må ryge

om man må ryge på skolen eller ej gør det ikke indtryk

forskellige sundhedsmæssige aspekter det gør altid indtryk

deres tal i forhold til unge og rygning eller i forhold til kræft eller

hvad kræftens bekæmpelse nu kommer med den undersøgelse som

er jo ikke færdig endnu og jeg synes man skal være meget meget forsigtig med at gå ud og konkludere på baggrund af en ikke færdiggjort undersøgelse det som vi jo ved er at rygning har en social slagside og en klog tilgang til lige præcis den undersøgelse

ville da være at få styr på hvordan den sociale slagside

børn eller unge mennesker som ryger

sag som drejer sig om en revidering af rygeloven hertil vil

det er der der er meget meget stor alvor lad mig give et par eksempler på konsekvenserne af rygning fjortentusind danskere dør årligt som følge af rygning hver fjerde dansker der dør dør som følge af rygning det er den største enkeltstående faktor i forhold til sygdomsudvikling og dødsfald i danmark fem tusind danskere får hvert år tilkendt førtidspension som følge af en sygdom der skyldes rygning ethundrede og halvtredstusind danske patienter bliver årligt indlagt som følge af rygning to

som følge af rygning

det er der mange skæbner og mange dårlige liv bag og det koster samfundet rigtig mange penge derfor har vi en rygelov

i to tusind og syv med meget stort flertal her i folketinget

vi blev enige om at den skulle evalueres i to tusind og ti det udsatte vi og nu er vi her hvor vi har evalueret og vi laver justeringer regeringspartierne har fremlagt et lovforslag som primært tager udgangspunkt i at beskytte og hjælpe børn og unge så vi undgår at de begynder at ryge

undgår at de ryger meget

blive udsat for passiv rygning på det der er deres arbejdspladser deres arbejdspladser er skolerne en ud af fire tretten årige har røget en ud af ti femten årige ryger dagligt der er virkelig behov for at vi får justeret den her rygelov og der er plads til forbedringer socialdemokraterne havde virkelig håbet på at

en bred aftale som vi havde det i to tusind og syv og jeg troede rent faktisk til det sidste at det ville lykkes det troede jeg fordi jeg kunne se der ikke var stor uenighed de borgerlige partier og regeringspartierne imellem men sådan blev det ikke der røg måske surhed

synes det er uansvarligt set i forhold til alvoren for børn og unges sundhed glædeligt er det dog at vi får et flertal

vi får en god lov ud af det væsentlige punkter som vi kigger på og som indgår i lovændringen er at ligesom det i dag er lov at man skal være atten år for at kunne købe tobak så bliver det fremover også sådan at man skal være atten

for at kunne ryge i en skolegård eller på en anden uddannelsesinstitution og det gælder både ude og inde det er fornuftigt og det giver sammenhæng i den lov vi allerede har i dag der er visse undtagelser eksempelvis anbringelsessteder for unge og nogle undtagelser i forhold til kriminalforsorgens institutioner vi skærper også reglerne i forhold til arbejdspladser eksempelvis enkeltmandskontorer som skal blive røgfrie og det er af hensyn

eller lastbilchaufføren i sin lastbil og det vil fortsat være muligt også at ryge på de små værtshuse

og det er helt nødvendigt vi hæver bøderne til det dobbelte så de kommer til at ligge

vi evaluerer loven igen i to tusind og fjorten og finder områder for yderligere forbedringer andre områder

er at der skal gives en ekstra hjælpende hånd til de op imod halvfjerds procent af alle rygere som rent faktisk gerne vil holde op med at ryge

handler i butikkerne fremover for at vise at de reelt er atten år og vi tager til eu for at få eu til at frembringe den nødvendige viden og dokumentation for tobakkens og tilsætningsstoffernes skadevirkninger

kan vi ikke få eu med på den plan så kigger vi på lovgivningen i danmark det er initiativerne set overordnet så kan man spørge er det tilstrækkeligt er det tilstrækkeligt når vi kigger på tobakkens alvor og skadelige effekt nogle vil sige nej og andre vil sige det modsatte som jeg ser det

tager vi tre skridt i den rigtige retning det er bedre for sundheden for de unge i særdeleshed og det er bedre for alle der udsættes for røg enten fordi de selv er rygere eller fordi de udsættes for passiv rygning socialdemokraterne ønskede en bred aftale de borgerlige partier

det synes jeg er ærgerligt og jeg synes det er en ærgerlig måde

socialdemokraterne støtter den naturligvis og sf

til at ryge hvis man nu har et ungt menneske

er ryger rigtig rigtig træt af at gå i skole men egentlig står foran

en ungdomsuddannelse hvor skal man så gå i skole henne

vedkommende skal vælge mellem at holde op med at ryge

jeg kunne være bange for at rigtig mange af dem som

voldsomt motiveret men måske godt en uddannelse vi vil rigtig gerne

ordfører til at stå her og sige at folk ikke skal tage en uddannelse det her er jo ikke et enten eller vi ved alt om

rygning gør at flere ryger og derfor skal vi jo gribe de lavest hængende frugter

derfor snitter vi lige nøjagtig revideringen af rygeloven til i særdeleshed at fokusere på børn og unge vi kan se

uddannelsesinstitutioner som har indført en stram rygepolitik eleverne kommer da også selv om det måtte

være erhvervsfaglige skoler som har gjort det så her søger dansk folkeparti et argument som jeg slet ikke mener

at vi tog en seriøs diskussion om det fordi jeg tror faktisk at der vil være en gruppe som vi taber på den her måde hvor

i dag hvor skolerne har mulighed for

rygepolitik har mulighed for at gå ind og lave en pædagogisk indsats over for de unge har mulighed for at

med at lade være med at ryge og finde måder

bare bekymret for den gruppe jeg ved ikke hvor stor den er men den vil være der og det er måske dem som har allersværest ved at komme igennem og få den her uddannelse

at der ikke må ryges på uddannelsesinstitutioner hvis de elever der går der

er under atten år jeg har et brev fra en mor det er godt nok ikke en erhvervsfaglig uddannelse men det er et alment gymnasium hvor der bliver røget

er rigtig ked af at forældreansvaret og pædagogikken hjemme i stuen og køkkenet ikke har været tilstrækkelig der bliver røget rigtig meget lige uden for hoveddøren på gymnasiet og moderen har adskillige gange henvendt sig til ledelsen til rektor

bære ansvaret på institutionen for en anden og bedre rygepolitik det er ikke lykkedes for forældrene at komme igennem

et høringssvar fra foreningen for danske døgninstitutioner og jeg vil godt lige kort citere hvad de skriver de skriver i deres høringssvar på institutioner hvor der er indført rygeforbud for voksne har det medført at en del børn ikke har fået besøg af deres forældre da de ikke ønsker at overholde dette forbud

at det er hensigtsmæssig lovgivning

her ting i forhold til døgninstitutioner her fra talerstolen

andre steder refererer vi jo naturligvis ikke fra forhandlingerne

der var fundet egentlig enighed om hvordan man skulle gøre både i forhold til kriminalforsorgen og i forhold til

bliver placeret uden for hjemmet derfor

virker det meget meget søgt at venstre nu prøver at finde små elementer

konflikt mellem børn og forældre

som ordfører lige for lidt siden blev der refereret til kræftens bekæmpelses undersøgelse på efterskoler som viser at dobbelt så mange børn begynder at ryge på en efterskole hvor der må blive røget altså er det her et hensyn til barnet eller er det et hensyn

hvor ligger det politiske ansvar og de voksnes menneskelige ansvar i forhold til at færre børn skal udsættes for enten direkte rygning fordi de selv ryger

jeg synes ikke at jeg får noget konkret svar fra ordføreren

en andens skulder og det kan jeg naturligvis kun beklage

og unges helbred og sundhed og der bærer venstre altså ikke noget ansvar det synes jeg er skammeligt vi havde en sundhedsminister der i juni måned sidste år det var herre bertel haarder som sagde og jeg citerer

om man udøver formynderi over for børn eller over for voksne jeg vil meget gerne være formynder over for unge under atten år derfor har jeg for eksempel over for skoler og uddannelsesinstitutioner presset meget på for at stoppe rygning og drikkeri det har virket

sundhedsminister sidste år i juni måned og nu begynder venstres ordfører at grave små petitesser op fordi venstre er røget

hvad der er af anden årsag til at man ikke ville bære ansvaret

forebyggelseskommissionen som var den tidligere regerings egen forebyggelseskommission har givet klare anbefalinger til hvilken vej vi skal gå det gør vi nu med regeringens forslag hvor er venstre

de andre borgerlige partier de har om nogen været medvirkende til at der er kommet det ene forbud efter det andet på det her område

spørge ordføreren til det konkrete eksempel som han kom med tidligere

som ordføreren hentydede til når hendes barn går

hen til sit gymnasium

der er rigtig mange der ryger på gymnasiet og det er så nemt og så hyggeligt lige

gå uden for hoveddøren i skolegården hvor der er bænke og askebægre stillet op de skal kun

lov til at ryge og som nævnt har skolen faktisk stillet faciliteter op for at det skal være nemt og hyggeligt

det er det der er grundpillen i rigtig rigtig meget forebyggelsespolitik vi ved at ligger det lige for så gør man det er det sådan at det er et lille hyggeligt cosy område med bænke

hippe elever fra årgangen sidder derude og ryger hvem sværmer så ikke omkring dem

både du og jeg kan godt huske at det var sådan det var at gå i skole den sociale effekt er stor blandt børn og unge og det har noget med tilgængelighed at gøre

år og så holdt jeg også op igen ligesom de fleste unge jo gør

er vi indrettet prøver forskellige ting herunder prøver nogle også at ryge

ikke nogen der argumenterer imod at det er

handler om at vi herinde i folketinget skal sidde og bestemme

dem der er ledere ude på

er voksne mennesker nu tager vi ansvaret fra dem og

det er der et problem i det er der et problem i i forhold til vores demokrati i forhold til at det må være sådan at det er voksne mennesker derude uden for de her mure som vi må have tillid til kan

kan de mennesker for eksempel på et gymnasium som ikke er enige i den beslutning

det jo være sådan at hvis efterspørgslen på røgfrie gymnasier

de gymnasier hvor der må ryges

blot afregulere alt altså man taler til en meget lille del af befolkningen som ikke

holdning at der er for mange der ryger i danmark nu ved jeg godt det kan være vanskeligt at

er der for få eller for mange der ryger i danmark

giver det mening at man skal være atten år for at købe tobak i danmark eller giver det ikke mening det giver rigtig meget mening set med socialdemokratiske briller og øjne at man skal være atten år fordi mange børn og unge har vanskeligt ved at forstå konsekvenserne af de ting der rent faktisk er farlige

knallerter og andre ting derfor synes vi det giver rigtig meget mening at harmonisere reglen om

herre jens henrik thulesen dahl

en mening om

helt overordnet kan forundres over er

også lige socialdemokraternes ordfører beskrive hvor mange der

at man ikke forbyder tobak fuldstændig det ville i det mindste give en eller anden form for mening i den her sammenhæng aftalen bag lovforslaget er indgået af et smalt flertal regeringen og enhedslisten

pudsigt nok står der i bemærkningerne til lovforslaget at i to tusind og ti udskød aftalekredsen revisionen hvorfor mon det var aftalekredsen som gjorde det

nu ikke er en aftale eller et forlig dansk folkeparti er stadig af den formening at der er tale om forligsbrud i den her sag men det er måske

hvis man er enig med regeringen ellers er

som med udligningsreformen hvor man heller ikke respekterer et forlig tilsyneladende er meningen med

stadig at imødegå passiv rygning selv om det hele får en drejning der antyder et syn på sundhedsområdet som i vores øjne er voldsomt formynderisk vi ved hvad der er bedst

forbyde rygning på enkeltmandskontorer fordi som man skriver mener at det typisk vil medføre spredning af tobaksrøg i de tilstødende lokaler og derfor ofte vil blive en kilde til ufrivillig passiv rygning for andre ansatte

det allerede forbudt efter den gamle lov

tilgang at fordi der måske er eksempler på at den lov ikke bliver overholdt så bliver man nødt til at stramme den i stedet for at fokusere på at få den overholdt sikring af at røgen bliver

en rent bygningsteknisk eller ventilationsteknisk problemstilling som naturligvis kan løses

de ressourcer det kræver og det gælder uanset om det handler om enkeltmandskontorer rygerum rygekabiner

oven i det her skal der opsættes advarselsskilte ved rygekabiner og rygerum

også vigtigt at man ikke tror man på toilettet og så uforvarende kommer til at gå ind i en rygekabine

så viseligt at de udleveres gratis af ministeriet flot med statsautoriserede skilte

hvis der ikke er ordentlig ventilation ved for

det for det første slet ikke lovligt efter den gamle lov

er i tvivl om at der er tobaksrøg i luften

må være at vi udstyrer alle rygere med et advarselsskilt så

bærer altså også rundt på en masse små partikler og de lugter af røg og

være at vi tillader rygere at opholde sig i samme rum som ikkerygere

i forbindelse med skiltningen med autoriserede advarselsskilte som udleveres af ministeriet

her på christiansborg men de kommer jo nok op af sig selv

opmærksom på

de vil nu have svært ved at finde

dem ryge ud af skolen hvorfor skulle de være motiveret for at gå på en skole hvor de som rygere er uønskede

en reel problemstilling understreges også af høringssvarene fra blandt andet efterskoleforeningen og frie skolers lærerforening det havde været langt bedre at holde fast i den igangværende indsats hvor man lokalt kunne arbejde med at begrænse rygning men ud fra en pædagogisk indsats og ikke ved formynderisk tvang dansk folkeparti kan ikke støtte det her

for en formynderisk tankegang som lige så stille splitter vores samfund i gode sunde og dårlige usunde den tankegang forstærker problemerne

at der er spænding omkring debatten om rygning

det er der altid nej jeg synes ikke at der er spænding der er seriøsitet og der er alvor men jeg forstår i og for sig godt ordførerens måde at udtrykke sig på

fuldstændig i tråd med den måde hvorpå dansk folkeparti proklamerede at de ikke ønskede at være med i forhandlingen man inviterede

et røgfyldt værtshus her i københavn

lidt sarkastisk lidt ironisk lidt latterliggørende at sige hvad regeringen var i gang med

slet ingen forståelse for at den rengøringsassistent der kommer ind på et kontor og skal gøre rent efter at der har været en medarbejder derinde i otte timer som måske har storrøget

udsættes for en unødvendig skadelig kræftfremkaldende

at rygerne skal forbydes at ryge bare fordi de er rygere og ikke fordi de generer nogen er os imod

eksempel med enkeltmandskontorer

hvis man ikke har en tilstrækkelig ventilation

vil der ikke kunne komme rengøringspersonale ind i det lokale

komme ind og arbejde præcis på samme måde som vi

godt gå ind og arbejde forudsat at der ikke bliver røget når

øvrigt bliver luftet ud

ordførerens argumentation om ventilation på enkeltmandskontorer for mig at se ville ventilationen kunne koste arbejdsgivere ganske meget

installere jeg nævner det

ordføreren tidligere i sin ordførertale

en rygekabine og syntes at det måtte være en ekstra udgift

er ordføreren af den opfattelse at man kan kalde det formynderi

eksempelvis fra folketingets side gør noget for unge under atten år altså laver reguleringer for unge under atten år er det formynderi

der er tale om formynderi hvis man siger

der er ikke noget problem i at lave en effektiv ventilation ja selvfølgelig koster det penge når jeg omtalte de ti minutter sådan set fordi der i begrundelsen for lovforslaget står anført at det for private virksomheder koster ti minutter og

den eksisterende rygelov siger at man ikke må udsættes for passiv rygning ergo skal være mulighed for at ryge på

vil etablere det eller ikke vil etablere det og hvis man ikke vil

jo hele tiden forbudt rygning på enkeltmandskontorer i virksomheder

de unge rygere der nu ikke længere kan ryge på deres uddannelsesinstitution hvad vil

skolegang men jo ikke noget i det her lovforslag som forhindrer at de unge rygere går uden for matriklen

mennesker mod passiv rygning og beskytte

mod et gruppepres som rygerne kan udgøre hvis de er en stærk gruppe er herre

tidligere ved herre flemming møller mortensen

uden for et gymnasium og ryger

besøge efterskoler hvor de faktisk har en god rygepolitik hvor de aktivt går ind og arbejder med de unge

det medføre at de unge vil stå og ryge ved indkørslen til skolen så alle kommer forbi rygerne som bliver vældig vældig eksponerede og vældig vældig synlige det tror jeg ikke

den rigtige vej jeg tror faktisk på de ting der var iværksat i henhold til den gamle rygelov de ting man også kan se både i høringssvarene og i alle mulige andre

tilkendegivelser ude fra skoleverdenen der handler om at man rigtig mange steder faktisk er rigtig godt i gang jeg havde meget hellere set at man havde understøttet den udvikling frem for

og sige jamen vi tror ikke på at i selv kan håndtere det vi tror ikke på at i selv kan klare det vi bliver nødt til

nu skal i bare gøre som vi siger jeg tror ikke på

eller delresultater af undersøgelser at for eksempel på de efterskoler hvor man tillader rygning produceres der nye rygere fordi

det her med hvornår man begynder at ryge og hvornår man ikke ryger

kunne gøre noget rigtig mange steder

at gå ind at bruge pædagogiske virkemidler og der tror jeg altså bare at det er den vej man skal gå frem for

rygereguleringen har været igennem siden de første tiltag i nitten fem og halvfems er et fuldstændig fantastisk eksempel på hvordan en lov kan ændre meget mere end det snævre område den regulerer den har ikke bare betydet at folk ikke længere behøver at finde sig i passiv

deres arbejdspladser i offentlige transportmidler i offentlige institutioner som for eksempel hospitaler og på restauranter rygeloven har betydet at danskernes adfærd og holdning til rygning har ændret sig markant vi har fået meget færre rygere og blandt dem der stadig ryger er der en udpræget tendens til at rygning er noget der foregår udendørs på altanen eller i haven og hvor der som minimum tages hensyn til små børn hvis de er til stede det

det er blevet sådan rygning er ingen spøg men den enkeltfaktor der bedst forklarer danskernes overdødelighed i forhold til de lande vi normalt sammenligner os

og har en negativ indvirkning på næsten alle tænkelige sygdomme fra de store kroniske sygdomme som diabetes og slidgigt til sårheling og menneskers fertilitet tobak er et afhængighedsskabende stof der medvirker til at slå folk ihjel den ændring af

vi skal diskutere i dag er særlig målrettet de unge for modsat

ikke det er stagnerende

børn og unge at ryge sandsynligvis fordi deres kammerater gør det måske fordi man føler sig mere voksen når man gør det også selv om de voksne der er omkring en fraråder rygning det er en del af ungdomsidentiteten at være imod den etablerede mening men det er ikke ensbetydende med at man ikke med en målrettet indsats kan ændre på de unges adfærd lovændringen vil medføre at det fremover ikke

på børneinstitutioner skoler efterskoler gymnasier

uanset at det i dag i langt de fleste tilfælde er forbudt at ryge indendørs på uddannelsesinstitutionerne

rygergårde eller særlige udendørsarealer for

af de unge eller hvad man siger når man er ung i dag

er der vist ingen tvivl om hvor de unge søger

at man kan se sine kammerater ryge på skolens område det vil forhåbentlig give de unge et rygstød til at sige nej tak til at udskyde debuten for den første cigaret og dermed også risikoen for at man bliver afhængig af tobak de fleste rygere begynder nemlig som teenagere men os der har røget vil vide at det kræver benhård tilvænning gennem ganske lang tid før man får smag smag for skidtet regeringen vil derfor også understøtte rygelovens ændringer med et krav om at unge der vil købe tobak skal vise billedlegitimation ligesom den vil hæve bøderne for at overtræde rygeloven

det dobbelte det skal medvirke til at håndhæve det forbud mod salg af tobak til unge under atten år som vi allerede har og dermed reducere tilgængeligheden af tobak

der efter al erfaring virker i forebyggelsespolitikken tobak er et dødsensfarligt produkt som man skal være voksen for at benytte og som vi skal beskytte vores børn imod det er det som

handler om og det radikale venstre kan støtte

være til hinder for eller måske mener

som skal beskyttes vil det være en farbar vej er det der vi er om

i lovforslaget som gør at vi skal kigge på det allerede igen

inden næste folketingsvalg det må man håbe hvor ender det henne det vil jo afhænge af mange ting men så længe tobak er et lovligt produkt og vi har den gældende grundlov kan man jo ikke forbyde rygning i private hjem

det her er meget meget farligt så vi forbyder rygning

ikkerygerne mod passiv

er at røgpartikler også indlejres i

stof og gardiner og alle mulige andre steder

at danmark vil følge den internationale tendens på det her område og være utrolig opmærksom på hvilke helt alvorlige skadevirkninger tobak har det kan så forhåbentlig påvirke befolkningen

er antallet af rygere stagnerende vi har ikke fat i dem på samme måde som vi har i den voksne del af befolkningen hvor vi så ender om ti tyve halvtreds

vil jeg helst ikke indlade mig på at spå

radikale udtale sig om

rygning i private hjem hvor er

den sundhedsrisiko der kan være forbundet med forskellige ting og der ligger jo en lang stribe høringssvar som blandt andet peger på at det er meget meget svært at indhegne røgpartikler også selv om man opstiller rygekabiner og rygerum

det så kan blive til en realitet eller ej vil jo afhænge af folketingets partier det vi havde håbet med den her lov og det har har min kollega herre flemming møller mortensen jo også fremhævet

et bredt forlig fordi det her er et kontroversielt område og fordi det er noget som optager alle danskere

vi havde håbet på at folketinget i forening havde kunnet blive enige om at vi gerne ville gøre en indsats for de unge rygere det har ikke været muligt og det markerer desværre synes jeg en helt ny kurs for hvordan vi skal diskutere de her ting politik er jo altid det muliges kunst

en aftale som vi i enhedslisten har indgået med regeringen

rygeområdet aftalen har to formål for det første at sikre flere røgfrie miljøer så børn og voksne så vidt muligt kan undgå at blive ufrivilligt udsat for passiv rygning og for det andet er få færre børn og unge til at begynde med at ryge

folketinget for alvor fat på at begrænse den passive rygning som rigtig mange danskere både børn

voksne bliver udsat for i deres hverdagsliv med den her lovændring udbygger vi de røgfrie miljøer både i daginstitutioner skoler og på arbejdspladsen med lovforslaget etablerer vi fuldstændig røgfrie vuggestuer børnehaver og folkeskoler og vi udvider med røgfrie institutioner skoler hvor eleverne er under atten år det skal sikre at børn og unge får en hundrede procent røgfri skoledag vi sløjfer muligheden for at ryge cigaretter eller pibe på enkeltmandskontorer

sekretæren rengøringspersonalet og andre som skal bevæge sig ind på enkeltmandskontoret og som udsættes for passiv rygning i den forbindelse vi gør det muligt at etablere røgfrie besøgsrum i fængsler af hensyn til især de børn som skal besøge forældre som er indsatte det er nogle tiltag som vi i enhedslisten er glade for

og voksne ikke ufrivilligt bliver udsat for tobaksrøg fordi den som bekendt er kræftfremkaldende provokerer astma og allergier og røger risikoen for hjerte kar sygdomme det bør være en ret at man kan være i skole eller på arbejde og være fri for røg

fleste begynder med at ryge i teenageårene og det er derfor at det lige præcis er her der skal sættes ind med en bred indsats her spiller røgfri skoler og ungdomsuddannelser en vigtig rolle men også prisstigningen på cigaretter som blev vedtaget med finansloven satspuljekredsens initiativer til at hjælpe udsatte unge med at kvitte tobakken et europæisk forbud eller alternativt et dansk forbud mod cigaretter målrettet

de skærpede straffesanktioner til butiksindehavere som sælger tobak til mindreårige

det er min forventning at vi i fremtiden kommer til at se netop færre rygere og unge rygere

aftalen men som ikke ligger her i lovforslaget

vi opprioriterer en del af det rygestoparbejde der allerede foregår netop for at kunne række ud til nogle af de mange danskere som ryger i dag og som siger de gerne vil stoppe det synes jeg også er et rigtig rigtig fint signal altså at vi hjælper dem

jeg tror heller ikke der er nogen borgere i det her samfund som ikke godt er klar over at rygning er usundt

men her er der nogle andre principper på spil

det her handler om frihed og frihed er vores dyrebareste guld og man krænker friheden når man tager ansvaret fra ledelsen ude på institutionerne når man fratager dem muligheden for at bestemme hvad der er den bedste politik på deres institution man krænker friheden for ledelsen og medarbejderne ude på arbejdspladserne når man trækker rygepolitikken ned over hovedet

vi får frataget ansvaret for at tage beslutningerne selv og dermed

bevæger vi os i en retning som vi synes er imod grundprincipperne i et demokrati

demokrati må det være sådan at vi kan leve vores liv som vi har lyst så længe vi ikke skader andre mennesker

det indtryk at det er noget som

blandt andet herre flemming møller mortensen som har været i detektor

frem at det rigtige tal nærmere to hundrede

gå langt i den her debat man vil endda lyve om tingene for at få muligheden for at trække sit eget livssyn ned over hovedet på alle borgerne det er en kedelig udvikling

fyndige taler så jeg takker liberal

krænker frihed

er det ikke også et spørgsmål om frihed når det her lovforslag nu giver børn og unge og rengøringsassistenter lov til

fravælge det at de bliver udsat for passiv rygning i deres hverdag kan man ikke også kalde det frihed til selv at vælge at man ikke vil udsættes for passiv rygning

men har liberal alliance en tolkning

man har ikke noget krav på at arbejde

man har friheden til at lade være med at arbejde et sted hvor der for eksempel bliver røget det er den frihed man har

eller man har friheden til at lade være med at gå på en skole hvor der bliver røget

sådan at mennesker er fornuftige

har stort set alle uddannelsesinstitutioner af deres egen fri vilje indført en rygepolitik det er faktisk ikke sådan at havde det her folketing aldrig nogen sinde indført en rygepolitik så var antallet af rygere bare eksploderet nej tendensen til at færre og færre

i gang før man begyndte at vedtage de her love fordi folk gennemsnitligt set er fornuftige

det går op for at noget er farligt så vil nogle holde op

er nogle der vælger at ryge på trods af at det er farligt og den frihed skal man også have

lidt her i salen det var nok

meget bevidst at ordføreren svarede på det om rengøringsassistenten og ikke svarede på den anden del af mit spørgsmål som drejede sig om børn og unge derfor vil jeg gerne vende tilbage til børn og unge er børn og unge fornuftige er det ordførerens holdning og mening at børn og unge selv kan forstå konsekvenserne af deres handlinger lad mig stille to helt konkrete spørgsmål er der for mange unge der ryger i danmark set med liberal alliances øjne og er det i orden at vi har en atten års regel

de ikke gamle nok til men se det er min ret fordi det er mine børn mine børn er mine børn det er ikke vores børn det er mit ansvar

det er også blevet sagt flere gange

ikke vores børn det er mine børn og det er mig der har ansvaret for at de ikke begynder at ryge

at andre tager det ansvar fra mig

inde at røre ved noget meget mere fundamentalt noget meget mere vigtigt end om folk ryger eller ej så

nogle helt fundamentale principper som vi

ordførertale og af mange andre

er der jo tale om et afhængighedsskabende stof altså

et stof som man føler en trang til og bliver afhængig af

når vi nu har undersøgelser som viser at halvfjerds procent af brugerne faktisk siger at de gerne vil holde op med at bruge det her stof men at de af en

sandsynligvis fordi det er afhængighedsskabende giver det så ikke anledning til i hvert fald at overveje hvor stor reel frihed der er for den enkelte

vi taler om rygning rygning og

give anledning til at man sagde at det netop er årsagen til

overveje regulering både i form af restriktioner

af at hjælpe folk der ønsker at holde op med at ryge

også mange mennesker der ønsker at dyrke mere motion

det betyder ikke at vi tvangsudskriver motion til borgerne

godt klar over at det er svært at holde op med at ryge men det er ikke det samme som at vi herindefra skal forbyde det og

det forbavser mig til stadighed hvordan det radikale venstre

ideologiske fundament

det handlede sådan set om at staten ikke skulle blande sig i hvordan folk lever deres liv så længe de ikke skader andre det var engang et princip som mange radikale politikere holdt højt men det er man gået væk fra og det synes jeg er

mere og mere at friheden

her vi har at gøre med et i særklasse sundhedsskadeligt produkt som folk oven i købet bliver afhængige af men lad mig spørge om en anden ting i forhold til det her med frihed og de unge for det er

olsen talte om sine egne børn og at at

havde ret til at vide hvornår de skulle puttes i seng

varetægt det meste af dagen er det så ikke rimeligt at samfundet sørger for at de ikke bliver udsat for passiv røg og at samfundet sørger for at de ikke bliver underlagt et socialt gruppepres på deres uddannelsesinstitution for at begynde at ryge

til at ske som om at folk derude i den virkelige verden

ikke indfører de her ting af sig selv jeg ville vægte utrolig højt når jeg skulle putte mine børn i skole at der var en rygepolitik

men det er ikke det samme som at det skal trækkes ned over hovedet

så vil jeg til gengæld have friheden til at sige

skal gå i den skole hvor der ikke er den rygepolitik som jeg er enig i det er den frihed der er så kunne det være at der var nogle andre som prioriterede nogle ting anderledes

jeg tror at de fleste forældre ønsker at deres børn går på en skole hvor der er en rygepolitik hvilket der jo også er på stort set alle skoler

femten årige nevø om det at ryge han går i folkeskolen og er for historiens skyld

faktisk ryger på livet løs

være med at ryge det er noget helt andet for

går da bare hen et andet sted hvis

og med tanke på det lovforslag som vi står med i dag spurgte jeg

rygning der får de unge til at kaste sig over smøgerne igen fik han sig et godt grin

andre ting sagde han herunder hvordan de unge ser på hinanden og hvordan de tror andre i samme aldersgruppe opfatter

de unge nu har

at de unge slet ikke begynder at ryge og jeg er også interesseret i

koden så færre unge begynder at ryge men jeg tror ikke at det her lovforslag er vejen frem for så burde vi

set allerede i dag opleve at loven den lov vi har

at stort set ingen folkeskoleelever begynder

vedtaget

lovforslaget fremgår det at der er en klar sammenhæng mellem skolelærernes synlige rygning og elevernes risiko for at blive rygere men skolelærerne må jo ikke ryge udendørs på en skole for unge under seksten år

hen tror at en rygekabine der står til frit skue

er fyldt med skolelærere der pulser på livet løs giver de unge enormt meget lyst til at begynde at ryge

at man bliver ryger af blot at kaste et blik på en rygende skolelærer tror jeg ikke på selv om det

af bemærkningerne hvor der står at et totalt rygeforbud ville nedbringe andelen

møder sin skolelærer rygende på en cigaret

uden for skolens matrikel uden for skoletiden det vil jo fuldstændig smadre intentionen med lovforslaget derfor skal have bugt med de unges rygning skal der altså nogle helt andre midler i brug end blot at gribe til forbud og tro at

jeg må spørge hvem skal tjekke op på det og sørge for at loven bliver overholdt og hvem skal tjekke rygning i erhvervskøretøjer

en rygepolitik i forhold til at man også kun må ryge i et køretøj hvis det er for en person ad gangen

tilslutte os de dele af forslaget der vedrører kriminalforsorgen og bøder for salg af tobak men samlet set kan vi ikke støtte forslaget som på

har vi at gøre med en ultrakort høringsfrist

ordføreren siger at rygning er noget stads og at det konservative folkeparti rigtig gerne ville knække koden eller finde koden til hvordan man får færre rygere

konservative folkeparti haft en mageløs

knække koden og fjerne

jeg er rigtig ked af at det konservative folkeparti forlod forhandlingerne og ikke er med jeg har

om ordføreren ikke kunne prøve at forklare hvilke andre ting der der skal tages i brug når ordføreren siger at det er helt andre ting der skal tages i brug jeg erindrer ikke at det konservative folkeparti i forhandlingssammenhænge har fremlagt andre ting

som skulle tages med vil ordføreren ikke gerne lige fortælle hvilke andre ting

at man ikke må ryge overhovedet på institutioner for

der er det primære sigte

man har været i gang med kampagner og ting og sager hvor man gør sig nogle erfaringer

hvor man heller ikke som skoleelev hverken må ryge indendørs eller udendørs

se at de unge slet ikke ryger når de går i folkeskolen men jeg synes

jeg så hører at der alligevel er masser af unge som bare løber hen et andet sted og begynder at ryge

nogle undersøgelser

nogle helt andre ting som får de unge til at ryge end blot

folkepartis ordfører siger at vi mangler viden det er ganske få år siden

den daværende regerings egen forebyggelseskommission leverede et meget meget digert

hvordan vi skulle forbedre folkesundheden generelt i danmark noget af det forebyggelseskommissionen altså den daværende regerings egen forebyggelseskommission sagde var at vi skulle kigge på tilgængeligheden tilgængelighed er et problem jo lettere tilgængelighed jo mere bliver der røget jo mere bliver der drukket og så videre forebyggelseskommissionen sagde også at vi skulle hæve priserne fordi de unge er prisfølsomme og fordi dem der ryger meget er de mest prisfølsomme i vores land forebyggelseskommissionen sagde også at vi skulle fjerne de små cigaretpakninger tistykspakkerne hvorfor har det konservative folkeparti ikke støttet de forslag som er kommet fra den nye regering

være med til at fjerne og reducere tilgængeligheden der er noget her der slet slet ikke matcher med det ordføreren siger er de konservatives holdning og deres lyst til at frembringe ny politik

er den eneste retning man kan gå hvorimod jeg taler om at

nogle andre tiltag hvor man faktisk går ind og taler med de unge om hvad det egentlig er der får dem til at begynde at ryge

de andre og nogle forestillinger om hvad det egentlig betyder

det gjorde den forrige regering altså også

uenige om hvor grænsen er i forhold til at hæve prisen

vi bliver også bare nødt til at være helt på det

at vi lever i en global verden hvor

handel med cigaretter ellers ville regeringen jo også have

endnu mere sådan som man egentlig gerne ville have

man er kommet med men man valgte alligevel at prøve at finde et andet

i dag uanset holdningerne synes jeg det er rigtig positivt at vi nu har brugt noget tid sammen her på at snakke om hvad vi kan gøre for

mod røg

skal selvfølgelig ikke ses isoleret de er

et vigtigt element i en større og samlet forebyggelsesindsats på tobaksområdet der skal være med til at sikre et sundere danmark ud over lovforslaget her

er indgået med enhedslisten som også enhedslistens ordfører var inde på aftaler om en hjælpende hånd til rygerne om øge indsatsen i forlængelse af den rygestoplinje som har rigtig god effekt

øge viden og kendskab til det digitale rygestop og få udviklet en rygestopapplikation til alle de smarte smartphones som mange efterhånden har der er en aftale om at sætte ind på europæisk plan i forhold til tobaksvaredirektivet

det ikke er muligt at opnå et forbud imod cigaretter

hele spørgsmålet om billed id ved køb af tobak er også en del af den aftale ud over det

indgået aftale om at styrke indsatsen i forhold til børn og unge

regeringen har som den socialdemokratiske ordfører

og lovgivet i forhold til de små pakker er alt sammen ting der skal være med til at reducere

og dermed reducere de skadelige virkninger vi ved det har både for sundhedstilstanden og i forhold til levealderen

afgørende vigtigt for den her regering at vi beskytter børn og unge mod rygningens sundhedsskadelige konsekvenser

viden og det netværk der skal til for at træffe det sunde valg

er ud fra min opfattelse lykkedes os med lovforslaget at finde en fornuftig balance hvor vi skaber flere røgfri miljøer hvor vi kommer et skridt videre i vores bestræbelser på at mindske den sociale slagside

er i forhold til unges rygning samtidig med at loven giver mulighed for lokale løsninger der hvor der kan være behov for det

jeg er naturligvis meget rede til at besvare hvad der måtte være af spørgsmål i det kommende udvalgsarbejde jeg ser meget frem til et konstruktivt samarbejde med sundhedsudvalget om

jeg ser rigtig meget frem til at vi får en bredere diskussion om hvad vi kan gøre for at løfte forebyggelsen på det her område for det her er ét skridt af flere mere skal komme til

en bred fælles forståelse omkring nogle af de ting der kommer fremover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

i en meget usikker situation og som går en meget usikker fremtid

i møde de har dårlige fremtidsudsigter i to tusind og elleve

afsluttet en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse

alt efter hvilket område vi kigger på

dimittendarbejdsløsheden også enormt høj og er steget fra fem procent til otte procent i februar to tusind og tolv op mod titusind unge mangler en praktikplads og sådan kan kan jeg blive ved med at opremse eksempler på dårlige forhold og dårlige muligheder for unge mennesker i dag uddannelse er godt for den unges

vi ved også at dimittendarbejdsløshed forringer den unges mulighed fremover i livet

dimittendarbejdsløshed giver mangeårige lønefterslæb og vi ved at det betyder at den unge får svært ved at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet senere

at der er behov for at få en massiv indsats mod den stigende ungdomsarbejdsløshed hvis ikke vi skal tabe en hel generation på gulvet vi har jo desværre

høje ungdomsarbejdsløshed at hvis vi ikke sætter

risikerer vi som sagt at tabe en hel generation på gulvet og det

i den grad også for den unge selv den økonomiske krise har betydet at der har været nedskæringer i vores uddannelsessystem og at ungdomsarbejdsløsheden er blevet mere end fordoblet hvis udviklingen

hos ungdommen og det synes vi i enhedslisten

at ønsket om at få nedbragt ungdomsarbejdsløsheden og få flere igennem en uddannelse er noget som optager os alle sammen herinde i folketinget vi mener i enhedslisten at det

på de her problemer og det er baggrunden for

i et samfund der er værre end ungdomsarbejdsløshed det er svært at forestille sig en værre start på voksentilværelsen det er svært at forestille sig en sværere start på et forhåbentlig langt og aktivt liv på arbejdsmarkedet at man starter op i passivitet uden at kunne få lov til at bruge sine evner og uden at få lov til at realisere sit potentiale ligegyldigt hvordan man vender og drejer det ligegyldigt hvor høj eller lav en ungdomsarbejdsløshed danmark måtte have i forskellige situationer

det vil den for ethvert progressivt samfund fordi alle unge mennesker selvfølgelig skal have lov til at virke ved starten af deres arbejdsliv og alle unge skal have lov til at have en god start ungdomsarbejdsløsheden er et problem i danmark ungdomsarbejdsløsheden er

europa når jeg deltager i ministerrådsmøder med mine kollegaer fra alle de europæiske lande

beskæftigelsesministre der kan fortælle om ungdomsarbejdsløshedsrater på fem og tredive fyrre og halvtreds procent tænk

hvor hver anden ung hver eneste morgen står op uden at have et arbejde at stå op

men ligegyldigt hvem vi måtte sammenligne os med er ungdomsarbejdsløsheden et problem for dem

er faktisk ikke akademikere

er vores unge ufaglærte

de fem og tyve til ni og tyve årige ufaglærte

tog chancen og lod være med at tage en uddannelse gik ud på arbejdsmarkedet direkte fik tilknytning til det ufaglærte arbejdsmarked og lod være med at forsikre sig mod arbejdsløshed mange af de mennesker er i dag i vores

et ufaglært arbejdsmarked hvor der var plads til dem så de er startet deres liv på byggepladser i restaurationsbranchen eller andre steder og en fantastisk flot arbejdsindsats men da krisen kom og konjunkturerne vendte var de også nogle af de første der røg ud

der har få kompetencer og få forudsætninger for at tage en uddannelse måske har

måske var der ikke en praktikplads måske har livet i det hele taget spændt ben undervejs og nu står de så der med risiko for langtidsledighed og som et kedeligt nummer i en statistik over en for høj ungdomsarbejdsløshed det vi skal være allermest opmærksomme på når vi politisk vælger at håndtere problemerne med ungdomsarbejdsløshed

dæmme op for risikoen for langtidsledighed hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet

en helt kort periode hvis det er noget der finder sted mellem man skifter fra et til et andet job

at vi oplever mange jobskift igennem et arbejdsliv

det er når man starter arbejdslivet på den måde når det bider sig fast når det bliver til

der os alle sammen en politisk forpligtelse til at adressere problemerne med ungdomsarbejdsløshed

der bliver skabt flere arbejdspladser det er derfor at vi sammen med enhedslisten har lavet en kickstart af dansk økonomi som en del af finanslovaftalen for i år det er derfor at vi sammen med et bredt udsnit af folketingets partier har lavet en energiaftale

konkrete initiativer målrettet de unge voksenlærlingeordningen jobrotationen

jobrotation tror jeg i det hele taget er et redskab som vi skal bruge endnu mere derfor er jeg som beskæftigelsesminister glad for at regeringen har fremlagt en

tyve plan hvori vi jo sådan set meget klart skriver

er udfordringer for dansk økonomi på lang sigt men der er også aktuelle udfordringer der skal løses

parter i en kommende trepartsaftale lave en delaftale der handler om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

vi peger på en række redskaber

nogle af vores mere sårbare unge der står langt væk fra uddannelsessystemet får mulighed for at komme derind vi peger på partnerskaber med politiet og forsvaret ja det er nytænkende det ved

også nogle der vil synes at det er et lidt mærkeligt valg jeg tror vi bliver nødt til at prøve nye veje og jeg tror at forsvaret og politiet kan være gode steder

set har det geniale i sig

der har behov for noget voksenefteruddannelse noget opkvalificering samtidig med

får mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet et eksempel på det

til det enhedslistens ordfører var inde på vi har lige nu en træls arbejdsløshed for vores unge nyuddannede på ftf områder sygeplejersker pædagoger lærere

nogle af vores erfarne sygeplejersker få den efteruddannelse der skal til for at de kan fastholde deres job samtidig bliver

unge nyuddannede sygeplejersker ind som kan få den erhvervserfaring og den konkrete joberfaring der gør at

jeg har været tre fire seks otte ti måneder på den her arbejdsplads

så jobrotation er noget vi gerne vil styrke endnu mere det er en effektiv metode og det er noget de vinder på både dem der er på arbejdsmarkedet og dem der gerne

sige at når det handler om at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed

noget der er meget vigtigere end at bringe mennesker i arbejde og det er at sørge for at vores unge får en uddannelse for selv om vi har dimittendarbejdsløshed og selv om der

viser al historisk erfaring

at man får taget en uddannelse fra starten af sit voksne liv gavner en på sigt også hvad angår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet lige nu har vi for mange i danmark

en uddannelse vi har rigtig mange ufaglærte unge der har været på arbejdsmarkedet vi har mange unge der falder fra

efterfølgende og den bekymring der

engang har færdiggjort en ungdomsuddannelse

nogle har færdiggjort niende klasse men med så ringe karakterer at det ikke vil kunne give adgang til den uddannelse som de gerne vil ind på

for hvis vi vil sikre at ungdomsarbejdsløshed ikke bliver til langtidsledighed og hvis vi vil sikre at det at vi står i en aktuel krise her og nu og en besværlig konjunktursituation ikke gør at vi kommer til at tabe en del af en ungdomsgeneration så skal vi fylde deres rygsække op så skal vi give dem de kompetencer den viden der skal til for at de kan klare sig og der er uddannelse det aller allerbedste bevis man kan have med sig derfor er regeringens holdning klar vi skal bekæmpe ungdomsarbejdsløshed det står klart formuleret i vores

tyve strategi det vil være dominerende for den økonomiske politik sammen med andre ting det handler først og fremmest om at sikre at unge får en uddannelse dem der har en uddannelse og er ramt af ungdomsarbejdsløshed skal i arbejde og der tror jeg vi alle sammen bliver nødt til at tænke nyt og utraditionelt og derfor er mit eget afsæt som beskæftigelsesminister at alle gode forslag til hvordan vi både i det store

to opgaver som er lige vigtige der er

initiativer som beskæftigelsesministeren nævnte i forhold til at få unge arbejdsløse i gang med et arbejde

uddannelse fordi vi ved at den allerbedste forsikring mod ledighed er at man får en kompetencegivende uddannelse vi kan jo desværre også

at mange af de unge arbejdsløse har det fællestræk at de ikke har særlig meget uddannelse der er en del af dem der ikke har andet end folkeskolens afgangsprøve og der

problemer som gør at det er rigtig svært for dem at gennemføre en uddannelse og dermed få et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet jeg vil derfor gå lidt

mere ind i de udfordringer der er på uddannelsesområdet for at vi kan få løst ungdomsarbejdsløsheden ad begge veje den indsats der skal ske i

er en bred vifte af ungdomsuddannelser som unge kan vælge

efter niende og tiende klasse man kan vælge de fire gymnasiale uddannelser og så er der erhvervsuddannelserne som faktisk består af en lang række meget forskellige gode erhvervsuddannelsesveje

umiddelbart efter det der er udfordringen er

falder fra undervejs det er faktisk sådan at vi

arbejde efter den målsætning at fem og halvfems procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse hvis det bare var sådan at alle de unge der faktisk startede på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen

vi kan se at det så kun er ni og firs

procent af en ungdomsårgang der rent faktisk gennemfører så der sker jo altså noget i

frafald og det er især på erhvervsuddannelserne at vi ser det største

uretfærdigt i forhold til erhvervsuddannelserne for vi har nogle rigtig gode erhvervsuddannelser lige nu har har danmark eu formandskabet

har vi også drøftelser på hele ungdomsuddannelsesområdet herunder om hvordan vi kan give unge bedre muligheder for at

på tværs af landegrænser også inden for det erhvervsfaglige område og noget af det der bliver diskuteret som en fælles udfordring på tværs af eu landene er lige præcis hvordan vi

flere unge motiveret til at vælge at gennemføre en erhvervsuddannelse alle peger på lande som danmark tyskland østrig

hedder et vekseluddannelsessystem hvor de unge i et tæt samarbejde med virksomheder og arbejdsmarkedets parter rent faktisk får en uddannelse hvor de både får rigtig god teori på erhvervsuddannelserne og også får en rigtig god uddannelse ude i virksomhederne

dem der har vekseluddannelser og hvor de unge vel at mærke gennemfører fordi der er en praktikplads

bagefter vores udfordring i de lande der har et vekseluddannelsessystem er at vi er afhængige af at der er praktikpladser

virksomhederne ikke har tilstrækkeligt med ordrer og derfor heller ikke kan tilbyde

praktikpladser vi har selvfølgelig nogle muligheder for alligevel at hjælpe de unge på vej

skal vi have løst problemet med de manglende praktikpladser for det andet skal vi få flere unge til at få lyst

vi kan se i forhold til erhvervsuddannelserne nu er

unge der har gennemført en universitetsuddannelse det er faktisk sådan at der er job til alle der vel at mærke har

langt flere med en håndværksmæssig uddannelse i fremtiden og derfor skal det jo være attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse altså fordi der er jobmuligheder men hvis det er lidt af et lotteri

vælge en af de gymnasiale uddannelser derfor er det så afgørende

det er også unge der vælger erhvervsuddannelserne fra fordi de synes at de ikke får den nødvendige faglige udfordring og derfor tænker jeg skal gå en anden vej

vi for mange unge som vi kan se simpelt hen mangler de grundlæggende faglige kompetencer det er sådan som

de seneste undersøgelser viser at femten procent af de unge der forlader folkeskolen i dag reelt er det man kalder funktionelle analfabeter det vil sige

at de kan læse ordene men de har svært ved at forstå sammenhængen avis de har svært ved at forstå et brev de får fra kommunen de har svært ved at læse underteksterne hvis de ser en film i fjernsynet og dermed er det også rigtig rigtig svært at lære det der skal til for at gennemføre en uddannelse

alvorlige læseproblemer der er sytten procent af de unge der forlader folkeskolen som ikke kan tilstrækkeligt med matematik

ungdomsuddannelse så vi skal også kigge på hvordan vi får det faglige løft hele vejen igennem

der giver et fagligt løft til alle med særligt fokus på at måle at vi giver alle et løft

læse skrive og regne hele vejen igennem

kunne lære de øvrige fag herunder for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

uddannelsesgaranti med praktikpladser til de unge der vælger erhvervsuddannelsesvejen så de ved at de kan gøre deres uddannelse færdig vi vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive også ved at arbejde med nogle højniveauspor sådan at dem der ønsker faglige udfordringer

kan gennemføre det vi ønsker også at indføre en tredje ungdomsuddannelsesvej der hedder fleksuddannelsen

ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse i dag men via en visitation kan starte på en tredje ungdomsuddannelsesvej der løfter de steder hvor de mangler kompetencer og kombinerer med forskellige uddannelsesveje

på den måde alligevel får en chance for uddannelse og arbejde

vi kan styrke overgangene fra erhvervsuddannelserne til en videregående uddannelse akademiuddannelserne sådan at de unge kan se at hvis man vælger

er der også et perspektiv for videre uddannelse erhvervsuddannelserne åbner

så får herre kristian jensen til gengæld ordet som

ja undskyld det er mig der er fraværende

have ordet først så er det fru rosa lund og så er det herre kristian jensen det er godt man har noget hjælp heroppe

nogle forespørgselsdebatter men nu prøver vi

som i sommer blev færdiguddannet som folkeskolelærer det betyder at hun har brugt fire år på at tage en uddannelse

nemlig at undervise i den danske folkeskole hun har brugt fire år på en uddannelse og nu

er det danske velfærdssamfund

hun ikke kan få et arbejde hvilket jo er ironisk

af den danske folkeskole

uddannede folkeskolelærere fordi der er så mange som

nyuddannede unge og unge uden en uddannelse som kan fortælle præcis den samme historie det er både dem som har uddannet sig til det private dem som har uddannet sig til det offentlige og dem som ikke har en uddannelse de kan fortælle historien om at de ikke kan få et arbejde jeg mener at vi som politikere skylder de unge som har taget en uddannelse som er klar at arbejde for vores samfund og som

en indsats for at bevare vores velfærdssamfund

bruge sin uddannelse til noget bare lige for at slå fast at jeg altså ikke tror på myten om at unge mennesker ikke gider arbejde det

om at der ikke rigtig er noget arbejde at få jeg tror ikke på at arbejdsløse unge i dag har brug for at vi øger arbejdsudbuddet jeg tror at det de har brug for er at vi øger antallet af arbejdspladser og det kan vi

investere kickstarten som jo er en del af den finanslovaftale der er indgået mellem regeringen og enhedslisten er en rigtig god start men det er desværre ikke nok tror jeg

kun at sætte gang i det offentlige byggeri vi skal også investere i vores velfærd det betyder at vi skal ansætte mere sundhedsfagligt personale

giver god mening i en tid hvor sygeplejerskerne er stressede og sosu assistenterne løber rundt det betyder at vi skal ansætte flere nyuddannede pædagoger i vores daginstitutioner det ved vi

sociale tiltag vi skal altså ikke bare skabe job

den offentlige sektor fordi det giver arbejdspladser men også fordi vi får en bedre velfærd ud af det

jeg mener godt at vi som folketing

vi i enhedslisten også helt enige i at vi skal indføre orlovsordninger og jobrotation med særlig fokus på unge så vi sikrer at netop unge får en fod indenfor på arbejdsmarkedet

hvis man stikker den i hånden på en nyuddannet tømrer eller en nyuddannet sygeplejerske skal personen nok lede

utrolig glad for at man har tænkt

en praktikpladsgaranti at man har tænkt sig at udvide videnpilotordningen

forstår vi altså en praktikpladsgaranti som en garanti for

man får en praktikplads i den uddannelse man

er sikret en praktikplads som tømrer hvis man er startet på en tømreruddannelse en sådan garanti

vi benytter sociale klausuler hvis vi giver mulighed for at flere virksomheder kan gå sammen uddannelsesaftale og hvis vi fjerner noget af papirarbejdet

helt enige med regeringen i at det vigtigste er at sørge for at alle unge har mulighed for at tage en uddannelse at den vigtigste opgave er

for at alle unge kan tage en uddannelse uanset hvor mange penge ens forældre tjener

er for en uddannelse man starter på men vi synes også det er afgørende at vi sørger for at alle unge starter på den uddannelse som

arbejdsløshed men også til et ulykkeligt arbejdsliv nu

skabe vækst og nye arbejdspladser til unge dette skal sikre at de langsigtede konsekvenser af krisen begrænses både for den enkelte og for samfundet energiaftalen og kickstart af dansk økonomi er eksempler herpå at regeringen arbejder for at flere arbejdsløse får et kompetenceløft eller kommer i job især unge dette skal blandt andet ske ved at flere ufaglærte unge får en relevant kompetencegivende uddannelse

faglærte og ufaglærte får relevant efteruddannelse og at flere

at regeringen arbejder for at erhvervsuddannelserne skal være mere attraktive at der skabes flere uddannelsespladser til unge og en uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelser med sikkerhed for praktikpladser at frafaldet på ungdomsuddannelserne skal nedbringes samtidig med at målsætningen

fem og halvfems procent gennemfører en ungdomsuddannelse og tres procent gennemfører en videregående uddannelse understøttes

videre forhandlinger der er tre medlemmer der har bedt om korte bemærkninger det er

alle unge kan tage en uddannelse mener

dermed også at alle unge er i stand til at tage en uddannelse som giver arbejde

på grund af forskellige problemer

nu siger at alle unge kan tage en uddannelse

i hvert fald noget nytænkning i det det er da et spændende projekt og

er enig med undervisningsministeren i at

jeg vil sige undskyld mange gange hvis jeg ikke fik sagt klart og tydeligt at det er vores mål i enhedslisten at det skal være muligt for alle unge at tage en uddannelse

jeg tror vi skal fjerne al brugerbetaling jeg tror vi skal sætte timetallet op på de videregående uddannelser en lærerstuderende har jo tretten timer i gennemsnit om ugen det

netop ved at sætte timetallet op jeg mener vi har et ansvar for at styrke erhvervsuddannelserne der skal meget mere til end en praktikpladsgaranti vi har foreslået at

skal laves nogle indgangsår altså sådan at man en halv år inden man starter på sit grundforløb

erhvervsuddannelse i et indgangsår

hvordan vi kan sikre at alle unge får mulighed for

at det skal gå i opfyldelse for i dag

skøjter let hen over i det

regeringen til at skrive at hundrede procent skal have en uddannelse i stedet for kun fem og

man kan ikke nå hundrede procent vi har i dag også

er ganske få der får job bagefter

det område men det giver stadig væk ikke job til alle sammen hvordan vil ordføreren sikre at arbejdsgiverne vil gøre brug af de her unge der

en uddannelse som måske ikke er god

gør men hvordan sikrer man at arbejdsgiverne så også vil gøre brug af de unge der har en uddannelse

allerede nu konstaterer at vi ikke kan lave et uddannelsessystem som kan rumme alle unge for det tror jeg

jeg mener vi skal styrke vores erhvervsuddannelser vores gymnasier vores handelsskoler vores produktionsskoler jeg tror at hvis vi ophæver den grænse

er på produktionsskolerne i dag om at man kun må gå der i en år så giver

mange unge en bedre mulighed for at blive rustet til at tage en ungdomsuddannelse og for at blive rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet

nogle forløb som er tilpasset lige præcis den unge vi står med men det

den her grænse om at man kun må gå på en produktionsskole

de unge som i dag falder igennem

vi får et arbejdsmarked som er så rummeligt

alle mennesker alle typer af unge

særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse som jo skulle have været revideret

siger at der lige nu svigtes unge mennesker derude

når nu ordføreren er så optaget

vi skal investere i job at vi skal investere for at få job

det da fordi en socialdemokratisk ledet regering mener at virksomhederne skal til lommerne det kan være at

regeringen men det er da mine forhåbninger som

valgt at udskyde revisionen som ordføreren så rigtigt påpeger har vi i enhedslisten sagt ja til

at de skal have et bedre grundlag

de svar der kommer fra ministeren som tyder på at der mangler noget særligt

end opmærksomhed på området

nu siger ordføreren at det

et energiforlig og en kickstart som finansieres

det er job der forsvinder når

sig til danmarks konkurrenceevne

at vi får den bedste konkurrenceevne ud af at have den bedst uddannede arbejdskraft det betyder altså at vi skal investere i uddannelse at vi netop skal sikre at alle unge får mulighed for at tage en uddannelse

vores uddannelser at vi har den bedst uddannede arbejdskraft det tror

siger at alle skal kunne få det her uddannelsestilbud og så kommer vi hurtigt til at snakke om særligt tilrettelagt uddannelse

hvis man virkelig er så optaget af de her menneskers kår og virkelig

med at udskyde den her revision tager revisionen med det samme

man gør jo de her unge mennesker en kæmpe kæmpe bjørnetjeneste

at alle skal have et uddannelsestilbud

sammen med regeringen lavet et loft over klassekvotienten vi har fået fjernet forringelserne på skolepraktiklønnen det synes jeg da

de penge de har at leve for om måneden

forleden da vi diskuterede om revisionen skulle

har stillet os selv kunne man sige mit spørgsmål er egentlig helt enkelt

lige nu forhandles førtidspension

enhedslisten kommer ind og

vi håber jo rigtig meget at regeringen kommer

en lille smule mere til fornuft og sikrer at de rigeste i det her samfund kommer til lommerne jeg synes feks

lille smule usolidarisk at man siger at man vil investere i uddannelse

man så samtidig siger at pengene skal komme fra en su reform det betyder altså at de unge selv skal betale for

hvad for nogle reformer vi vil være med til og

vil være med til det kommer jo meget an på reformernes indhold og hvad for nogle udspil vi får at se men

nogle meget solidariske udspil hvor de rigeste skal til lommerne

de resultater som enhedslisten har

mange andre spørgsmålet om praktikpladsordningen

med til at lave en aftale som gav nogle flere skolepraktikpladser det synes jeg ikke er den ideelle løsning jeg synes

der lå på bordet blandt andet fordi

at vi snart kan få vendt den udvikling det synes jeg da at vi skylder de

det gik for en år siden men jeg er meget uenig i det løsningsforslag

endnu flere skolepraktikpladser er ikke det de unge ønsker sociale klausuler

være at skabe en vækst i samfundet der gør at virksomhederne i højere grad har mulighed for

otte hundrede der manglede en praktikplads

hvis i det her

halve uddannelser blandt andet murere som er endt op med at

flisemontører det var nok ikke lige det der var meningen men jeg håber

de unge mennesker som i dag står og venter på en praktikplads en uddannelse det håber jeg da at det er

holdning på området her jeg synes jo at det er et

utroligt væsentligt emne at diskutere hvordan sikrer vi

det var også derfor venstre sammen med den konservative regeringspartner og en række andre partier satte en målsætning op i to tusind og seks

af en ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse det blev for nogle på daværende tidspunkt anset for være urealistisk højt men den delmålsætning

vi satte op nemlig at i to tusind og ti

de seneste tal med og så tager

en ungdomsuddannelse ja så forventer man rent faktisk at årgangen to tusind og ti vil nå op på at cirka halvfems procent får mindst en ungdomsuddannelse så vi er altså på

men der er stadig væk en række ting der skal gøres ligesom der også er en

det jeg synes er væsentligt i den her diskussion er at få fat i det grundlæggende

til for at vi kan få unge i arbejde

unge får en praktikplads ja det er først og fremmest at dansk økonomi er på

rette vej at vi har en sund stærk økonomi der gør at vores virksomheder får forbedret deres konkurrenceevne og ikke får forringet den at vi har mulighed for

at de kan skabe de arbejdspladser til de unge mennesker der gør at vi har så lav en ungdomsarbejdsløshed som overhovedet muligt heldigvis heldigvis står det langt bedre til i danmark end i andre lande i europa desværre er det ikke godt nok derfor grund til at gøre endnu mere vi synes fra venstres side

erhvervslivet det skal vi gøre ved at vi får

skadelige elementer der var i finansloven for to tusind og tolv hvor man øgede skatterne for borgerne

købekraft ud af de danske forbrugere

øgede afgifterne for virksomhederne noget der gør at det bliver sværere at drive virksomhed i danmark vi har brug for at

stået i spidsen for at der i flere omgange er blevet taget en række initiativer

to tusind og ni kom den første praktikpladsaftale og samtidig

løsning men nærmere en

er endnu værre nemlig at de unge mennesker ikke kan få gennemført deres uddannelse

blev kaldt den forstærkede indsats for at få flere praktikpladser og endelig

i to tusind og elleve en aftale om

endnu flere praktikpladser desværre må vi sige at de resultater vi

i antallet af indgåede praktikpladsaftaler

stigning i antallet af skolepraktikpladsaftaler og der

markant stigning i antallet af elever der er praktikpladssøgende

her den ottende maj to tusind og tolv og jeg kan ikke lade være med

mene at noget af det må skyldes at vi desværre lægger for mange byrder på vores virksomheder derfor håber jeg at vi

erhvervsliv at vi kan få skabt den positive stemning der gør at virksomhederne i højere grad kan konkurrere at vi kan få sat nogle aktiviteter i gang derfor var

for renoveringspuljen sådan at landsbyggefonden kunne bruge endnu flere midler til at renovere

i flere uger havde sagt nej til det forslag som venstre

sat gang i nogle af de ting

gøres i den almene boligsektor ved siden af det kan man bare ikke komme uden om at der også er nødt til at gøres noget for at almindelige virksomheder

lige før da jeg hørte ordføreren sige at sociale klausuler ikke er vejen frem altså det hørte jeg faktisk ordføreren sige så undrer det mig lidt

sammen med andre partier jeg tror alle undtagen liberal alliance er med i en aftale om en forstærket indsats i

hvor der jo står at sociale klausuler kan være en en måde at gøre det på og der er nedsat et udvalg for at kigge på det betyder det at ordføreren så bare har skrevet under eller at partiet venstre bare har skrevet under på skrømt

forvente at venstre spænder ben for at man bruger det instrument

at den tidligere regering lagde for mange byrder på erhvervslivet for jeg kunne forstå at det skulle være en årsag til at vi ikke får skabt praktikpladser fru rosa lund gjorde opmærksom på at i to tusind og seks

mangler der op mod titusind praktikpladser er det så udtryk for at man ikke har gjort det godt nok og hvad vil ordføreren gøre for at sikre

derfor står jeg naturligvis også fuldt ved den finanslovaftale der er indgået når jeg siger at sociale klausuler ikke

optimalt hvis det er sådan at virksomhederne skaber de praktikpladser der skal til uden at vi skal lovgive om

bør have som optimalt mål

er så enkelt at lave sociale klausuler som det lige gøres til når nogle partier

som værende løsningen på alle praktikpladsproblemer

vil sige er at jeg ikke alene kan sige at det

allerallerbedst har der været virksomheder der har lurepasset og ikke taget deres andel af de praktikpladser der skal til derfor er der også behov for at det er noget vi følger op på politisk men når jeg nævner udviklingen i praktikpladser eller rettere i praktikpladsmanglen fra marts to tusind og elleve og

ikke er blevet markant forværret i den tid ledigheden er ikke steget markant

er sket i den tid ja der er blandt andet sket det at en række virksomheder er blevet berørt af højere skatter og højere afgifter og dermed

ordføreren hvordan mener ordføreren at man skal sikre at virksomhederne skaber de praktikpladser

at der er en hel del virksomheder der har lurepasset og

gør vi så ved de virksomheder sådan at de løfter det ansvar de skal løfte på det her område sådan helt konkret og ikke bare noget luftigt

at hjælpe erhvervslivet det er da helt konkret

i øjeblikket der er med til at lægge byrder på virksomhederne

drive virksomhed i danmark der er med til at gøre at

at gøre at det bliver sværere for danske virksomheder at skabe de praktikpladser der skal til det er da overhovedet ikke luftigt

at enhedslisten er med til at gøre det dyrere at drive virksomhed i danmark og derfor er med til at gøre det sværere at oprette praktikpladser vi tog da vi sad i regering en række konkrete initiativer vi tog initiativ

at øge belønningen til de virksomheder der skabte praktikpladser og det virkede ganske markant vi fik en vækst i antallet af indgåede praktikpladsaftaler og det synes jeg var glædeligt

beklageligt at jeg må konstatere at siden regeringsskiftet

er interesseret i at finde en løsning på

som den tidligere regering

hjælper man de unge det er så simpelt at hvis man skaber grundlaget for at virksomhederne kan tage

får man hjulpet ikke bare virksomhederne men også de unge og dermed hele samfundet derfor er løsningen at få et stærkere

få en stærkere konkurrenceevne for virksomhederne det er bare beklageligt

afgifter på virksomhederne i stedet for

to tusind og ni to tusind og elleve og to tusind og

jeg er gammeldags nok til stadig væk at kalde det for undervisningsministeriet men det hedder det

på min venstre side hvis man så slår op på statistikservice om erhvervsuddannelser på side seks vil man kunne se at fra regeringsskiftet i to tusind og et og frem til krisen ramte os

da krisen rammer os det fald bliver vendt til en vækst i antallet af indgåede

da vi begynder at tage fat

praktikpladser vi går ind og belønner mere så de initiativer den tidligere regering tog hjalp når jeg siger at der er et beklageligt fald i udviklingen

er de seneste tal der er offentliggjort om praktikpladsstatistikker viser at der i marts måned i år er markant færre indgåede aftaler end der var for en år siden

det er at regeringen har gjort det dyrere at drive virksomhed i danmark og det synes jeg bare er en indikation på at det er den forkerte vej at gå

enhedslisten for at give os muligheden for at diskutere det her emne det er så uhyre vigtigt at

når vi siger ungdomsarbejdsløshed

det jo ikke bare en eller anden floskel eller et eller andet ord uden mennesker bag det her handler om peter

mark andrea ninna jakob claus tusindvis af unge der har en ting tilfælles nemlig at de ikke har noget arbejde siden to tusind og

har mistet deres arbejde men alt alt for mange af de her mennesker har engang haft muligheden for at få deres første arbejde

at der ikke er brug for dem at de ikke duer til noget

mange tal og statistikker og rigtig mange af dem peger i den her retning at alt for mange unge kæmper med arbejdsløshed for tiden nogle har det svært fordi de ikke har en uddannelse og derfor bliver ramt rigtig hårdt når krisen kradser det var også det vores beskæftigelsesminister var inde på tidligere

alt det vi har sagt til dem de skal nemlig taget en uddannelse været klædt på til fremtidens arbejde alligevel

bliver de ramt nu af at nyuddannede har rigtig rigtig svært ved at komme ind og rigtig mange unge oplever at virksomhederne efterspørger en erfaring på flere år men der er ikke nogen virksomheder der er åbne for at give muligheden for at få den her erfaring det

alvorligt og som socialdemokrat synes jeg at vi skal tage det sindssygt seriøst

i gang med at tabe endnu en generation på gulvet

de famøse ord om at hans søn i hvert fald ikke skulle opleve ungdomsarbejdsløshed det synes jeg var meget prisværdigt

problem til sig og tog det alvorligt desværre var det mest på talerstolen og i de flotte taler vi hørte til det her og siden

må vi jo bare konstatere at alle tal er braget i den forkerte retning det er mildest talt gået rigtig skidt jeg synes personligt det har været frustrerende at se til måned efter måned hvor den ene unge efter den anden har stillet sig op i arbejdsløshedskøen

som ikke rigtig har taget det seriøst som politikere kan man meget vi vil jo gerne tro at vi kan

suen til at bygge en bro til at ændre kræftbehandlingen hvis der er en økonomisk krise

vi også gøre noget ved det vi kan ikke forhindre den men vi kan trods alt gøre noget jeg oplever ikke at den tidligere regering har gjort noget for at forhindre at den store gruppe af unge der i dag bliver ramt af

også oprigtig glad for at vi nu har et flertal

den her ungepakke så vigtig

skulderklap til regeringen for at tage problemet seriøst

opbakning til vedtagelsen som ordføreren for enhedslisten tidligere

der nedlagt fem hundrede job af

rigtig ofte at der flytter job ud særlig for

forsøg at læse mange af de pressemeddelelser fra de virksomheder der flytter job ud og

det høje udgiftsniveau i

er uddannelsesniveauet

arbejdspladser på grund af udgiftsniveauet og ikke på grund af uddannelse

skabt arbejdspladser i vores land jeg synes også det har været bekymrende at se at vi under den tidligere statsminister

har mistet en hundrede og tredive arbejdspladser

jeg også optaget af at vi sætter en kickstart i gang at vi gør det nemmere

for de små og mellemstore virksomheder at låne penge at vi generelt sikrer at der er nogle ordentlige rammebetingelser

ud om et års tid jeg undrer mig en lille smule over den retorik eksempelvis fordi vi jo kan se at tidligere investering i netop den grønne sektor har betydet at vi i dag har tusindvis af danskere beskæftiget i vindmølleindustrien

undrer jeg mig over at ordføreren ikke anerkender at det at vi investerer i et område og det at vi går foran og det at vi udvikler noget som vi ved resten af verden kommer til at efterspørge selvfølgelig skaber

arbejdspladser det skaber private arbejdspladser

det skaber arbejdspladser til de mennesker der i dag har svært

ord om den tidligere regering og meget meget lidt om hvad socialdemokraterne egentlig

en kritik af den tidligere regering

jeg vil ude med et forslag om at

ikke har andre problemer end at de er ledige

en kontanthjælp der er langt højere end en su hvorfor skal det være mere

det bliver så attraktivt som muligt at komme over i en uddannelse hvis man ikke har en uddannelse i forvejen og hvis man ikke har noget arbejde jeg deler fuldt ud vores ministers indstilling til at

skal tage en og at vores hovedfokus selvfølgelig skal være på at få folk i arbejde men den her gruppe skal i høj grad kanaliseres videre via vores uddannelsessystem

at det skal være mindre attraktivt at være på kontanthjælp end at være på

i fuld gang med at reformere hele det her system inklusive at se på hvordan ydelserne harmonerer så vi har de bedst mulige incitamenter det betyder også

vi skal have gjort uddannelsesinstitutionerne bedst muligt egnede til at at bringe vores unge videre det betyder også og ikke mindst at vi skal have

indsats på vores jobcentre og i vores jobformidling der rent faktisk har fokus på job og uddannelse

de alvorlige problemer vi står over for i forhold til de unges

jeg vil også glæde mig over den enighed vi har

vedtagelse jeg er også enig i

kan leve af de andres fejl

der må løfte opgaven så derfor vil jeg gerne høre ordføreren

tiltag ordføreren mener der skal til

skabe arbejdspladser og uddannelsespladser til de unge mennesker så vil jeg også

kontanthjælpen til de unge mennesker

op til fem og tyve år og nu vil man fra den borgerlige fløjs udvide det

ja vi kan ikke leve af de andres fejl vi skal naturligvis ud over stepperne og bruge det flertal vi har og den enighed vi har om at der rent faktisk er en politisk mulighed for at gøre noget for de her mange unge mennesker som lige i øjeblikket er ramt af krisen vi skal skaffe nogle arbejdspladser vi skal sikre at de unge der lige i øjeblikket ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet får en mulighed

via jobrotation hvor vi kan tage den ældre kollega ud og

to date med hvad der kræves på arbejdspladsen

få lov at mærke at man rent faktisk duer til noget er en del af et arbejdsfællesskab det kan måske være det der

at det der med ikke har nogen erfaring

er ikke villige til at tage de unge ind så de kan få det derfor tror jeg på jobrotation jeg tror også på at vi skal tage det meget seriøst

fordi højkonjunkturen bragede derudad

en mulighed for at de får de bedste muligheder

vi skal sikre at de ikke falder ud af uddannelsessystemet for eksempel ved at der ikke er lærepladser vi skal sikre

de bedst mulige rammer for at dem der ikke lige passer ind i vores system

jeg deler jo ordførerens ønske om at iværksætte alle de initiativer der er

gentage det spørgsmål jeg ikke fik svar på og det er fair nok for jeg stillede måske lidt for mange

få beskæftigelse og uddannelse

pressede hele familier ud i fattigdom

være på kontanthjælp til at være i uddannelse

med de systemer vi sætter op det tror jeg vi skal være enormt opmærksomme på

drømmer om at blive

starter i første g og får en studenterhue

kommer man i praktik som murer og ikke som flisemontør og hvis man

en uddannelsesgaranti uden at det har været det det mener jeg ikke at vi kan være bekendt over for de unge jeg mener at vi skal

når det så er sagt er det jo ikke noget nemt område

jeg også ret glad for at vi har både arbejdsmarkedets parter

politisk flertal bag at der skal ske noget for jeg mener helt oprigtigt at det vi har i øjeblikket hvor vi kan se

at at søgningen til erhvervsuddannelserne falder samtidig med at den generelle søgning til vores uddannelse stiger er enormt problematisk fordi det

herre bent bøgsted som ordfører for dansk

en meget interessant debat og det er også en vigtig debat

adskillige gange før

for at få flere unge ud på arbejdsmarkedet

både beskæftigelsesministeren og undervisningsministeren nej det hedder det

de tiltag der er

vi skal være opmærksomme på at antallet af unge der har fået en uddannelse

det er det

er målsætningen det er det som den nuværende regering går ind for

den tidligere regering gik ind for vi er på vej opad

er på vej opad med unge der

kræver det også flere praktikpladser og derfor har vi også set at

på praktikpladsområdet men alligevel

tilskud til oprettelse af praktikpladser så står vi

måske skyldes at der er flere og flere unge der skal have en praktikplads

lægge flere restriktioner og afgifter på erhvervslivet så opretter

praktikpladser vi kan også

tager en uddannelse der er så meget fokus på at det er erhvervsuddannelserne

der mangler arbejdspladser det er den debat

været det sidste stykke tid skulle de arbejde for dagpengene nej det skal de nok

børnetallet er faldende og

der spiller ind men i dansk

vi i hvert fald glade for at vi får debatten og vi ved også godt at

helt store vedrørende det her og om tre år står vi nok i samme situation

en ny debat om hvordan vi får lavet flere praktikpladser hvordan vi får flere unge ud på arbejdsmarkedet

nogle unge der ikke er i stand til at tage den uddannelse som arbejdsgiverne har brug for

give dem en uddannelse men vil arbejdsgiverne så også ansætte dem bagefter

vi have et problem det kan være fordi der er nogle der er for langsomme til deres arbejde de

en uddannelse men de arbejder for langsomt de kan ikke arbejde hurtigere

arbejdsgiverne ikke tid til

skal ske noget i en fart og så bliver de skubbet væk

så have en ny uddannelse det kunne måske godt være at de

gerne vil i gang med en anden uddannelse så bliver

der spændt ben for det

populær mand

gerne vil tage en anden uddannelse fordi der ikke er fremtid i faget et eksempel

gerne ville være børnehavepædagog som mureruddannet

taget niende klasse og så går man ud og får en læreplads tager sin uddannelse tager en udmærket uddannelse vil skifte fag fordi man kommer til at gå arbejdsløs hov man skal lige have tiende klasse

have hf for at komme ind på børnehaveseminariet det er lige to år ekstra i uddannelsessystemet for at komme ind man får ikke merit for en mureruddannelse i dag det har man gjort tidligere men

det er en kendsgerning så det behøver

tog med her men det er bare et eksempel på hvor besværligt det er at komme videre

prøve noget andet det skulle vi måske også

have tiende klasse for at kunne bygge videre eller også skal man have en hf for at gå videre og læse videre det giver store

det giver to år ekstra i uddannelsessystemet i dag

hvis vi kunne løsne lidt op på det område så har

nogle af de andre ordførertaler ved at man beskrev elendigheden om jeg så må sige altså alle de problemer der er

lidt forgæves nogle konkrete svar

kan ordføreren så måske uddybe

hørte dog den med meritoverførsel og det synes jeg lød interessant

nemlig at man skal halvere kontanthjælpen for de unge helt op til tredive år og tror ordføreren på at det er noget der vil gavne de unges muligheder for at få

kontanthjælpen fordi de skal i gang med en uddannelse der vil man så udvide

lidt mere komplekst end som så

fem og tyve til tredive årige så går i gang med at tage en uddannelse en helt anden gruppe det er

ude på arbejdsmarkedet i otte år og haft arbejde

havnet på kontanthjælp de har måske

en kæreste de bor sammen med det er ikke så enkelt igen

skulle have samme ordning som dem under fem og tyve

i forhold til de unges uddannelse og

afskaffet den lave ydelse vi har for de unge op til fem og tyve år

hjælpes i gang med at tage en uddannelse så vi har

syn på netop den alder så det er ikke så enkelt igen at sige at den

hjælpes i gang med en uddannelse så skal man ikke gå på kontanthjælp

en helt anden situation

komme videre

skolerne og det foregår også i dag

kendskab til den vejledning de har

og der er flere af dem der har været i god kontakt med en uddannelsesvejleder

for produktionsskolerne

klarer sig rimelig godt men stadig væk

har fået job i dag

og at vi også sender nogle elever over i gymnasieuddannelserne som måske ikke skulle have gået i gymnasiet

og der hvor kommunerne har gjort

de placeret tiende klasse centrene

erhversskolerne og så tiende klasse

succes og det kan godt være at vi skal fylde noget mere på af den slags i niende klasse

det hænger selvfølgelig sammen med at det er helt afgørende at unge får en god start på arbejdslivet i dag er antallet af unge under tredive på offentlig forsørgelse steget til godt

og nogle er slet ikke kommet i gang med et arbejde det kræver politisk handling

de unge på gulvet der er mindst tre indsatsområder som vi skal sætte ind på

skal vi gøre alt hvad vi kan for at de unge tager en uddannelse det er den bedste sikkerhed de kan få nu har vi i så mange år talt om at fem og halvfems procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og det er på tide at vi sætter handling bag ordene udfordringen går jo ikke bare på

få de unge i gang med en ungdomsuddannelse det er afgørende at de gennemfører og det er virkelig en uskik at det er blevet sådan helt almindeligt dansk at sige at man

vi får brug for dygtige medarbejdere og derfor er det vigtigt at vi taler vores erhvervsuddannelser op

med til at skabe begejstring for vores erhvervsuddannelser og jeg er især optaget af om vi

udbrede de her skillsmesterskaber for man kan

de dygtige tømrere og sosu assistenter når man oplever dem

om vi giver de unge en chance for at blive afklaret på hvad de vil inden de skal vælge og vi må se på om vi kan styrke fællesskabet på vores erhvervsskoler fordi vi jo alle sammen godt ved at det er når man føler sig forpligtet af nogle det det også bliver lidt sjovere og lidt nemmere at komme i skole vi skal skaffe flere praktikpladser vi har allerede gjort en stor indsats og nu skal vi snart i gang med at skærpe uddannelsesgarantien det bliver spændende at se hvad der kommer ud af trepartsforhandlingerne og jeg tillader mig at være ret fortrøstningsfuld jeg har lige for nylig været i vejle hvor man har lavet et partnerskab mellem jobcenter erhvervsskole og dansk byggeri

skaffe flere praktikpladser flere og flere begynder at tage ansvar og det er rigtig godt

glæder jeg mig også til at vi skal oprette en fleksibel ungdomsuddannelse for dem der ikke passer ind i det eksisterende system det vil være oplagt at bruge fleksibiliteten til at hjælpe de unge der ikke umiddelbart er rustede og

afklarede og jeg tror det er helt afgørende at der bliver en gennemgående voksen som kan vejlede og sørge for at der er retning i det de gør så de ikke skal have nederlag ved at droppe ud men føle at de bliver hjulpet den rigtige vej

er der en masse initiativer som vi har fået nævnt her i dag brobygningsforløb og pulje og partnerskabsaftaler på vej

skal vi sikre at de unge får foden indenfor på arbejdsmarkedet vi vil styrke videnpilotordningen så vi får flere universitetsuddannede ud i mindre virksomheder og vi lægger også op til at udvide jobrotationsordningen for det tredje og

skal vi rette op på dansk økonomi ungdomsarbejdsløshed hænger sammen med arbejdsløshed generelt så når vi oplever en høj ungdomsarbejdsløshed nu hænger det sammen med den økonomiske situation vi står i derfor er det allervigtigste måske vi kan gøre for de unge

få gang i økonomien igen så der opstår nye job for så bliver der også job

og tyve plan handler netop om hvordan vi sikrer vækst og beskæftigelse vi vil ikke bare

men sørge for at vi har penge til at bygge op igen for så bliver der både uddannelse og job

og tyve plan hvor der jo står at firstusind job skabes frem mod

og tyve på grund af en normalisering af konjunkturerne

plan vi har fremlagt faktisk er det meget historisk at vi ikke bare vil lukke det hul der er men vil sørge for at lave så mange reformer at vi

er en masse initiativer på kort sigt og en masse initiativer

jeg skal ikke kloge mig på hvordan finansministeriet er kommet frem til det men jeg vil sige at jeg har fuld tillid til de beregninger der er blevet lavet

og tillid kan kan overføres direkte til liberal alliance

som vi jo gerne vil tage hånd om med en fleksuddannelse så hvordan mener ordføreren vi skal undgå

en stor del af de udfordringer vi har i dag omkring frafald på erhvervsuddannelserne skal vi løse inden for erhvervsuddannelserne og ved at give mere fleksibilitet

det er relevant at kigge på om vi giver de unge en chance for

så vil oprette en fleksibel ungdomsuddannelse som skal være til dem der ikke passer ind i det almindelige system

en gennemgående voksen som kan vejlede dem og som kan sørge for

at de ikke skal opleve et nederlag ved at de falder fra forskellige uddannelser

oplever at de kommer ind i et forløb der peger fremad og som kan være stykket sammen af forskellige uddannelser så det er to forskellige ting vi skal løse inden for erhvervsuddannelserne og så en udfordring med at oprette en fleksibel ungdomsuddannelse

så nævner fru lotte rod også fleksuddannelsen og så vil

uddannelsestilbud og i så fald

er gode nok eller ser ordføreren det mere som sådan en koordinerende funktion for det var måske i det jeg lyttede mig

hånd i hanke med den unge og som sørgede for ligesom at agere den røde tråd frem for at tale om et helt

at det formentlig er noget man skal visiteres til og dermed er et system ved siden af det der eksisterer allerede i dag men når det er sagt

den udlægning som den konservative ordfører kommer med nemlig at der kan indgå elementer af allerede eksisterende uddannelser i det

er det helt afgørende er at man som ung ikke skal

nederlag ved at man dropper ud forskellige steder men at der er retning på det man gør det vi jo hører rigtig mange steder er at det gør en kæmpestor forskel

så er en der ringer til en og sørger for at spørge hvor

ind i et forløb der peger fremad

synes jeg fremragende ordførertale

jeg tror også at vi må konstatere at når det handler om reformer er

radikale ofte to partier som kan være meget enige

skal have kontanthjælp som er højere eller lavere end su

urimeligt at unge får fuld kontanthjælp hvis de er arbejdsmarkedsparate og vælger hængekøjen i stedet for uddannelse eller jobsøgning det er bestemt ikke urealistisk at lavere kontanthjælp til arbejdsmarkedsparate unge

af kontanthjælpsreformen siger herre nadeem farooq

ej og jeg vil sige at jeg har slet ikke mandat til at sige ja eller nej til det her i dag derudover vil

som børne og undervisningsordfører sige at det jeg hører alle de steder hvor jeg er ude at man faktisk er optaget af det samme

vi netop har diskuteret om

er at de unge kommer ind i et forløb der giver mening for dem

lave et forløb som giver mening for den enkelte unge sådan

er motiveret til at fortsætte i det og den diskussion synes jeg faktisk er langt mere interessant så kommer det med pengene

som ordføreren nævnte i sin ordførertale

tyve planen står

få unge hurtigere igennem uddannelsen vil jeg sige at

selv er en af dem der var meget aktiv i politik da jeg gik i gymnasiet og det var et slogan som jeg bestemt ikke kunne lide på det tidspunkt det hænger jo sammen med på hvilken måde

man kan jo synes at man vil tvinge unge igennem uddannelsen ved for eksempel lige at snuppe det sidste år af

regering lagde op til det tror jeg ikke var nogen særlig god løsning men så kan man jo også gøre det med nogle såkaldte blødere initiativer for eksempel ved at man åbner for at at man kan starte på universitetet hvert halve år sådan

at unge der har været ude at rejse eller har været i militæret ikke er tvunget til at vente

det handler jo også om politisk at sende et signal om at

gøre nogle ting som de unge vil opleve som en fordel og som samtidig vil give en bedre økonomi fordi de kommer hurtigere igennem deres uddannelse

som følge af regeringens

så vil man ramme de elever som i forvejen har det svært og så vil

tidspunkt og jeg tror også at der er lagt op til at vi nok skal få nogle sjove diskussioner om

med de samme metoder som den gamle regering brugte men

vi skal se på om man ikke kan gøre det på en anden måde end man gør i dag så helt udelukke

enighed vi har i form af en god vedtagelse jeg synes nu det er lidt bekymrende

og så skal jeg spørge ordføreren om det fordi man forventer at det skulle gavne de unge menneskers muligheder for at få uddannelse og og arbejde at man tager nogle penge fra

og tyve planen vi er helt enige om at

generelt fordi det letter også mulighederne for de unge så vil jeg bare spørge konkret hvilken jobskabelse hvilke arbejdspladser der ligger i

og tyve planen jeg har godt læst at man ønsker

tyve men det er vel ikke det samme som at alle disse mennesker får et arbejde jeg kan finde

reelle nye arbejdspladser i

hvad med de andre ethundrede og halvtredstusind

økonomien selv om det er så forbandet meget nemmere at læse i en økonomibog end det er at forklare det

nødt til at skære helt ud i pap hvis man i enhedslisten mener alvorligt at man gerne vil have penge til velfærd så man for eksempel kan ansætte flere pædagoger så er vi nødt til at lave reformer af dansk økonomi

låner vi penge og når man låner penge

en ting der er helt sikker og det er at jo flere renter vi skal betale jo mindre råd får vi til vores velfærd

er økonomisk ansvarlighed lig med tillid

som det også fremgår af den så ganske udmærkede

og tyve plan har man beregnet at den høje tillid der er til dansk økonomi omsat til renter faktisk betyder femogfyrretusind job så så hvis vi lavede regnestykket den anden vej

om ordføreren er enig i at det er lidt selvmodsigende at skære i velfærden

de uddannelsesinitiativer der ligger i

at fleksjobbere

og førtidspensionister må betale

at de unge mennesker kan få noget uddannelse er ordføreren enig i at det er det reelle indhold i

det

vi ikke bare laver nedskæringer men hvorfor vi laver reformer fordi hele ideen med at lave reformer

den måde som vi har indrettet vores system på

vi bruger pengene på en bedre måde

for at vi får råd til den velfærd der er for

det er ikke særlig svært at kigge på grafen over hvor mange mennesker der går på pension i løbet af de kommende år og vores arbejdsmarked er simpelt ikke gearet til at vi har

hvis ikke vi laver reformer

at vi laver reformerne i tide

at vi har råd til den velfærd vi gerne vil

må vi ud og låne flere penge og så kommer vi til at betale flere renter

og ikke mindst for de unge der bliver ramt af det nu står det heldigvis ikke lige så galt til i danmark som det gør i for eksempel spanien og andre sydeuropæiske lande men det er slemt nok som det er

på foranledning af enhedslistens

at have en regering som gør rigtig rigtig meget på det her område

tage en tørn for at få bugt med det her samfundsproblem

med til at forme og vedligeholde vores velfærdssamfund ender i stadig højere grad på offentlig forsørgelse og det har vi ikke råd til hverken økonomisk eller menneskeligt og for den enkelte der står uden for

en ulykkelig situation i regeringen og i sf er vi opmærksomme på den store opgave som ligger foran os og hvilke fremtidige konsekvenser det kan have hvis vi ikke adresserer den meget hurtigt siden to tusind og otte er antallet af unge under tredive år på overførselsindkomst steget med

unge uden uddannelse ender oftest bagest i køen når ledige job skal besættes derfor er det vigtigt i krisetider at

fem og halvfems procent af alle danske unge

blevet diskuteret tidligere af dfs ordfører

hvorvidt det kan lykkes at få næsten alle unge igennem en uddannelse

alle sammen enige om at det skal vi og det kan vi det handler om hvordan vi får vores uddannelsessystem skruet sammen og det var enhedslistens ordfører også inde på for at komme i mål med fem og halvfems procents målsætningen

ét fokus der er rigtig rigtig vigtigt og det er praktikpladserne praktikpladser til de fire tusind syv hundrede og halvfems elever som hverken har en

praktikaftale eller en skolepraktik

er den største uddannelsespolitiske udfordring vi overhovedet står

med finansloven blev der sat penge af til tre tusind ekstra skolepraktikpladser

er det ikke nok men vi stod med et med et hul kan man kalde det som vi blev nødt til at sætte en prop i mens vi arbejder på den mere langsigtede løsning forsøg med praktikpladscentre er et andet

kompetencebevis til produktionsskoleelever noget som

kan jeg huske som jo blandt andet skal sikre at de her unge

at vide fra vores side fra samfundets side

at de forhåbentlig også kan komme videre vi har indført et

som blandt andet også skal sikre at de får mere kvalitet i deres uddannelse

komme ud på arbejdsmarkedet det gælder både dem med en erhvervsfaglig uddannelse og

med finansloven for to tusind og tolv har vi lavet en såkaldt kickstart og et energiforlig

vi også en ungepakke som skal sende pilen i den rigtige retning i ungepakken indgår der blandt andet forslag om brobygningsforløb for svagere unge som trænger til hjælp for at gennemføre uddannelsen der fremsættes forslag om at lave en jobrotationsordning som sikrer at nyuddannede unge

nødvendige erhvervserfaring til at etablere sig i fast job der er videnpilotordningen partnerskabsaftaler og så videre

har vi også et stort fokus på at få skruet en fleksuddannelse en fleksibel ungdomsuddannelse sammen som kan

kan ikke samle alle op der bliver nødt til at være en mere specifik

få de sidste unge med

foran os og vi er parate til at gøre vores del for at få alle unge i arbejde vi kan selvfølgelig i

tilslutte os enhedslistens

må en praktikplads egentlig blive det er sådan i dag at en virksomhed kan få

kommunerne der vil være øget bureaukrati ude i virksomhederne

se på pris og kvalitet så hvor dyrt må det egentlig blive med de her praktikpladser og kunne

kommet en ny regering til og at den nye regerings politik er blevet stemt igennem jeg tror forskellen på på

liberal alliances syn på økonomien og sfs syn på økonomien er

syn på økonomien hvor man kigger på den enkelte virksomhed og hvad

helhedssyn et samfundssyn på økonomien hvor vi siger

det er simpelt hen noget som er uholdbart rent økonomisk så når vi giver tilskud

få praktikpladser til unge og når vi diskuterer om vi måske skal have sociale klausuler

på helheden i økonomien og siger at vi

det er jo sådan at når vi skal tilrettelægge vores uddannelsesindsats

men mere har et helhedssyn på opgaven så kan jeg jo informere

det er sådan at støtteordningen til virksomhederne

spørgsmål konkret nok der er selvfølgelig en øvre grænse men jeg prøver bare at sige at der er mange forskellige faktorer

det kan godt være at vi giver et tilskud

jo fordi det koster rigtig rigtig mange penge

forhøjet arbejdsgivernes elevrefusion

får mindre ud af det hvis de ikke løfter deres samfundsansvar

at der

der er uddannet og det vigtigste man kan gøre i en krisetid er at satse på uddannelse når vi har en periode hvor vi ved at der vil blive arbejdsløshed så

kan gøre at fokusere på uddannelse man selvfølgelig

se på alt muligt også på det tilskud

forholdsmæssig større ansvar end de store virksomheder når det kommer til at tage lærlinge og elever ind

enhedslisten er vi jo fuldstændig enige med

nævnte produktionsskolerne

at mulighed for at gå på en produktionsskole

noget modenhedsmæssigt eller eller det sociale eller hvad det nu kan være

det kan blive en del af en anden type

og der synes jeg at fleksuddannelse er rigtig rigtig spændende fordi der jo er en hel verden af muligheder vi skal først til at se på

nu hvordan det kan skrues skrues sammen men men noget vi i hvert fald har talt om er hvordan vi

noget praktisk og teoretisk men hvor

noget støtte og rådgivning til at komme videre og nå dertil hvor de kan få en kompetencegivende

uddannelse så jeg synes vi skal se på alle de

danne en ramme omkring en masse ting som regeringen gerne vil gøre meget gerne

partier i folketinget som muligt og selvfølgelig specielt

i det ministerudvalg som er nedsat

et gennemgribende syn på ungdomsuddannelserne så jeg tror det netop er for ikke at lukke en dør at der ikke står noget specifikt

for et skub i den rigtige retning eller eller lidt mere konkret råd og

om vejledningsforløbet i dag er godt nok og

man sagtens forestille sig og det er da noget som vi på ingen måde

siger at energiforliget fører til nye job

og grønne job så må jeg bare konstatere at

ville have betydet at to tredjedele

fyn ville det have betydet op til fem tusind arbejdsløse det svarer til mere end dobbelt så mange som vi så med fyringen af medarbejderne på lindø

at at der nu kommer masser af grønne job

beskæftigelsen i den rigtige retning sådan

i fremtiden og som kommer til at betyde rigtig meget

alle danskere men også for virksomhederne

kan se at er den her retning der er udstukket også selv om gud forbyde det der skulle komme

vindteknologi på det grønne område så vi kunne få en global førerposition

tusindvis af job mindes jeg ikke at have læst

i historiebøgerne at konservative havde en kæmpe andel i

bidrager til samfundet betaler sin skat

hvorvidt det er rimeligt at der nu med afskaffelsen af eksempelvis kontanthjælpsloftet

passiv forsørgelse hvad er regeringens og

som som ryddede op i noget af det jeg vil næsten sige svineri hvis man må sige det fra folketingets

målrettet mod en hel gruppe

og ikke har en super høj løn

at den skattereform som vi skal til at lave skal sænke skatten på arbejde

mere ud af det og det skal de lavestlønnede også så vi er ved at lave en skattereform som som helhedsmæssigt skal være progressiv som skal være ordentlig og som skal have en social balance

jeg ser også frem til et godt samarbejde mellem enhedslisten og sf og de øvrige regeringspartier på det her område der er mange konkrete ting som det også fremgår af det fælles

er om ordføreren er klar over at det jo kan lægge nogle sten i vejen for det samarbejde hvis det er sådan at man fra regeringens side har tænkt sig

at halvere kontanthjælpen for de unge mennesker også i aldersgruppen fem og tyve til tredive år derfor vil jeg gerne høre ordføreren hvordan har ordføreren

der kommer fra de borgerlige partier er det noget man kan støtte

området og jeg er ikke inde i præcis hvor

på en god måde kan få en masse unge fra

det er jo den store udfordring ministeren for området sidder lige hernede og det

at lave en reform som bliver rigtig god og som på en ordentlig måde kan sikre at de her mennesker ikke om ti

tillid til at der bliver lavet en god reform som sikrer at de her unge faktisk får en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet

en falliterklæring for enhver regering specielt en rød regering

på kontanthjælp så dem bliver vi nødt til at hjælpe ind og så handler det

hvordan det samlet set bliver skruet sammen og det ved

sammen men om ordførerens holdning til det og den kan man vel nok

afvise at en sådan nedskæring i kontanthjælpen

den nævnte gruppe unge kan kan komme på tale og at ordføreren er enig med de borgerlige partier

skaber arbejdspladser til de unge mennesker og forbedrer deres muligheder for at få job og uddannelse

jeg synes det vigtige er at se på helheden hvordan ser det ud helhedsmæssigt for selvfølgelig skal man ikke gå ind og lave

to tusind og tolv er jo faktisk et reformår hvor vi går ind og kigger på mange forskellige ting

det jo helheden der betyder noget og hvordan

med kontanthjælpsreformen og med med førtidspensionsreformen for mig er det vigtige hvordan helheden kommer til at se ud og det betyder jo

handler det om hvilket andet tilbud de så har

helheden i det som betyder meget for mig altså

sfs ordfører fru lisbeth bech poulsen fru merete riisager så er det på talerstolen

jeg har stor respekt for når det handler om kampen for frihed specielt i

til deres fokus på samfundets svageste

debatten i dag bliver meget tydeligt og klart hvad det er for et regeringsgrundlag som s sf og r baserer sig på når det handler om det

til at få genskabt konkurrenceevnen og få skabt vækst og velstand i det her land

fru rosa lund spørger regeringen hvad den vil gøre for at sikre uddannelse og arbejde til alle unge

mig til at tænke på et lignende forslag fra sfs emilie turunen som i

jobgaranti til alle unge i eu inden for fire måneder

i folketingssalen eller i europa parlamentet og trykke på en knap og vedtage at

godt gå videre og få afskaffet sult i afrika og bringe fred til mellemøsten så enkelt er det bare

til danmarks unge og det er vigtigt at huske regeringen på

købmandskab som er forudsætningen for at vi får skabt nogle job

en vare ude i verden

skal være

det står udmærket til med kvaliteten

det står rigtig skidt til med prisen

højeste skatte og afgiftstryk så derfor skal

at få skabt nye job i danmark det handler om rettidig omhu og vi har i liberal alliance stillet et ambitiøst forslag om

at vi kan få skabt tohundredetusind job i det private

det betyde at man bliver nødt til at skære i blinde i den offentlige sektor i stedet for

regeringen har meget fokus på uddannelse som vækstmotor og jeg er jo selv meget optaget af uddannelse det har jeg arbejdet med i mange år

får vi ikke de job til de unge mennesker så når de står og

bruge dem til det er også vigtigt at sige at

fokus på kvaliteten og ikke kun på kvantiteten

uddanner vi dem jo altså ikke kun for samfundets skyld men også for individets skyld så det er altså vigtigt når man kommer ud i den anden ende står med en uddannelse som har en meget

så kan tage sin gode uddannelse med sig og

hvor regeringerne har været bedre til at løse deres opgave

praktikpladser i dag og der er det jo ikke nogen hemmelighed at liberal alliance står uden

og vi fordi det havde et fokus på sociale

tilskudsordning som er usund og skaber et underskud det jeg mener

kan skabe flere praktikpladser i udlandet vi skal have et bedre opsøgende arbejde ude på skolerne vi skal forbedre skolepraktikken

praktikpladscentrene og endelig skal vi have kigget på om der er for stramme regler som som besværliggør samarbejdet

mellem de praktiksøgende og virksomhederne så der er nok

vil jeg sige at hvis vi skal have skabt et velstående samfund med frihed til den enkelte enkelte skal vi

det er nok mig der er tungnem men kan ordføreren ikke prøve

at forklare mig hvordan det gavner de unges muligheder

fyrretusind offentligt ansatte

nedlægger fyrretusind stillinger i det offentlige det er

jeg har forstået liberal alliance foreslår hvordan skulle det på nogen som helst måde kunne gavne de unges muligheder for

i det private den model som liberal alliance har lavet og som er blevet gennemregnet af de bedste økonomer i landet viser at

bliver skabt tohundredetusind nye job i

offentlige og det private det kan ikke blive ved med at gå vi

om at forsørge alt for mange det er et læs som kommer til at vælte og det undrer mig lidt at enhedslistens ordfører ikke er mere optaget af

liberal alliances økonomiske planer hænger sammen jeg er ikke i tvivl om at nogle økonomer har bekræftet liberal alliances regnestykke om at hvis man foretager sådan drastiske nedskæringsøvelser som liberal alliance vil gøre så får vi et øget arbejdsudbud på tohundredetusind personer men kan ordføreren ikke forklare mig hvordan et øget arbejdsudbud på tohundredetusind personer

virkelige arbejdspladser til de mennesker og altså til en øget beskæftigelse det er sådan set det jeg spørger om hvordan skulle hele den øvelse kunne gavne de unges

ikke at spørge nogen økonomer hvis ordføreren ikke har tillid til dem men kan bare besøge en hvilken som helst virksomhed og spørge dem

det er konkurrenceevnen det er at vi i danmark er

cirka fem og tyve procent billigere at producere en given vare

det er et problem som vi ikke kan uddanne os ud af

pæne ord om enhedslistens

forskellige steder i livet der er også mange som er ældre end det som ordføreren nævner der jeg forestiller mig slet ikke at alle skal ud

har strikket det sammen på

at man kan tage til udlandet det er under tusind om året der gør det i dag

selvfølgelig vil det være nogle unge der vil tage imod det tilbud

en hindring for at skabe lige præcis den mulighed for regeringen

elever som er fyldt atten som vi skal sende til udlandet

de her udlandsophold vil kunne løse opgaven for nogle unge så skal vi gøre noget

vi skal lægge hele den opsøgende opgave fra kommunerne og ud på skolerne eksempelvis fordi de løser opgaven meget bedre

praktikanterne og vi skal også forbedre skolepraktikken og det her med

i praktikcentre som der jo har været lavet forsøg med

for at forbedre men jeg må også bare sige at

fortsætter det vi gør nu hvor vi hele tiden får færre virksomheder og færre job kommer det også til at gå ud over praktikpladserne det er desværre den skinbarlige sandhed

det fru mai henriksen

rette en rigtig rigtig stor tak til enhedslisten for at rejse den her vigtige debat man kan høre det i tonefaldet man kan se det i øjnene

der betyder noget for de ordførere som sidder her det synes jeg

er en meget stor debat en meget overordnet debat

vil tilkendegive nogle sådan principielle standpunkter som er vigtige for konservative men det er også vel vidende at det er svært at nå i dybden med så meget som

skal kunne betale sig at arbejde og når der er

problemet er at gevinsten ved at tage et arbejde og altså undlade at være på passiv forsørgelse

regeringen trådte til og der er ikke noget som tyder på at det vil ændre sig foreløbig jeg vil mene at alle hårdtarbejdende danskere som hver dag knokler

må føle sig noget snydt mange af de vælgere må spørge sig selv hvordan det retfærdigt at de hver dag står op tager på arbejde bidrager til samfundet mens regeringen med dens afskaffelse af blandt andet kontanthjælpsloft og starthjælp nu har gjort det mere fordelagtigt at undlade at bidrage foruden en stor ekstraregning på seks hundrede og syv og halvtreds million kroner

femten betød afskaffelsen af kontanthjælpsloftet og starthjælpen nemlig en reduktion af arbejdsstyrken med op til tre tusind personer det var indregnet af finansministeriet flere vil altså undlade at tage sig et arbejde det er højst interessant og det er svært at forklare over for alle dem som går på arbejde hver dag og som knokler jeg vil tilføje

og som menneske en større selvrespekt man føler at man er en del af et fællesskab man føler at man bidrager

der er brug for en i samfundet man skaber værdi og man bliver medborger og ikke bare en borger som passivt betragter fællesskabet udefra som konservativ tror jeg at langt de fleste

en del af arbejdsfællesskabet og gerne vil bidrage men jeg må også insistere på

være en økonomisk gevinst ved at være på arbejdsmarkedet frem for at være på offentlig forsørgelse og så må det aldrig være mere økonomisk attraktivt at være på offentlig forsørgelse frem for at være i uddannelse eller på job formanden for socialrådgiverne rejste en vigtig debat for et par uger siden

hvordan man prioriterer de midler der er til rådighed i samfundet og hun stillede et rigtig klogt spørgsmål hvorfor skal

ikke har andre problemer end ledighed være på en kontanthjælpsydelse som er højere end suen og vi taler altså unge som kan komme i job eller i uddannelse i morgen men ud over pengene er der altså også en rent moralsk betragtning for med det nuværende system risikerer vi at fastholde unge på offentlig forsørgelse frem for at de kommer i gang med en uddannelse derfor er der et stort arbejde

fat på til efteråret når beskæftigelsesministeren begynder forhandlinger om kontanthjælpsreform

at man i pressen har kunnet læse at radikale synes at der skal ske noget og at beskæftigelsesministeren ikke har skudt

været sådan lidt positive over for forslaget for os konservative er det vigtigt at så mange unge som muligt tager en uddannelse den borgerlige regering satte sig det mål at fem og halvfems procent af en ungdomsårgang

en ungdomsuddannelse det mål har den socialdemokratiske regering overtaget

at flere tager en ungdomsuddannelse og jeg vil fokusere på særlig et man kunne nævne mange

særlig et for det er nødvendigt at håndtere bagsiden af medaljen hvor mange erklæres uddannelsesparate

målsætning også selv om de ikke er det konsekvensen er et stort frafald

endda så mange nederlag at den unge måske aldrig får afsluttet en ungdomsuddannelse sidste år blev nul procent erklæret ikkeuddannelsesparate til erhvervsuddannelserne og samtidig

at femten procent forlader folkeskolen uden de basale læse og regnefærdigheder

konservative har foreslået at ungdomsuddannelserne skal kunne afvise elever

at de sammen med uu vejlederne og den unge selv lægger en plan for hvordan den unge kan blive uddannelsesparat så den unge netop får de færdigheder

der skal til for at starte på en ungdomsuddannelse det vil forhåbentlig føre til et lavere frafald og en højere uddannelsesparathed hos eleverne og det er der god brug for

fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen at tage de nødvendige initiativer så det kan betale sig at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse folketinget konstaterer at afskaffelse af kontanthjælpsloftet

timers reglen starthjælp med videre samlet set trækker i den modsatte retning det må aldrig være mere økonomisk attraktivt at være på offentlig forsørgelse frem for at være i job folketinget pålægger således regeringen at undersøge hvad der skal til for at få unge under tredive år som er uden forsørgerpligt der er velfungerende og ikke har andre problemer end ledighed i job folketinget konstaterer at frafaldet på ungdomsuddannelserne er alt for højt

tak for roserne til enhedslisten for vores engagement jeg er fuldt ud klar over at rosen ikke gælder vores politik men

vores glød i øjnene og begejstringen for at ville gøre noget ved det her problem jeg

også noteret mig at ordføreren har et stort engagement

at ordføreren bruger kræfterne lidt forkert blandt andet ved at

vedtagelse der på forhånd blokerer for et bredt samarbejde i folketinget

jo udmærket godt at afskaffelsen af de her fattigdomsydelser er en hjertesag for regeringspartierne og enhedslisten

vedtagelse blev jeg sgu ærlig talt deprimeret for

mindst halvtredstusind unge mennesker der ikke har noget job og ikke nogen uddannelse er

fordi det er for lukrativt at gå på kontanthjælp at de ikke har job eller er det fordi der ikke er nogen arbejdspladser til dem det var spørgsmålet

de fleste gerne vil have et job og at jeg ikke

mennesker generelt er dovne tværtimod

men vi bliver også nødt til at se på hvordan vores systemer er indrettet når beskæftigelsesministeren siger

er de fem og tyve til ni og tyve årige som står uden for arbejdsmarkedet som

på kontanthjælp så er det en gåde for mig at man får mere

på kontanthjælp end man gør når

det blev lige så attraktivt at vælge su som at vælge

retning men det må ikke kun være med økonomiske incitamenter

man skærer hist og pist det skal også være ved at man får taget fat om den unge og at man sørger for at få fat i den unge henne i jobcenteret i odense hvor jeg er fra

om kontanthjælp så ryger de direkte ind til uueren

gerne høre om ordføreren er enig

gerne vil være en del af fællesskabet defineret som uddannelse og job men så er det vel heller ikke nødvendigt at skære i deres ydelser der var måske en anden vej man

arbejdspladser og nogle gode uddannelsestilbud og at man tager hånd om dem og så videre alt det er vi enige om hvorfor er det nødvendigt at skære i deres ydelser hvis det er sådan at vi er enige om at langt de fleste af dem gerne vil have både uddannelse og arbejde alt efter hvad de nu føler sig mest i stand til hvorfor skulle det være nødvendigt og hvorfor skulle det hjælpe

debatten med socialdemokraterne regeringen

og regeringspartierne sådan overordnet set for mig er det rigtig vigtigt at tingene hænger sammen sådan

forpligtelse og et moralsk ønske et egenhændigt ønske om at være i arbejde men der skal altså også være et økonomisk ønske og

får man altså et problem i et velfærdssamfund de løsninger som konservative vil pege på når

skal ind og forhandle de her store reformer jeg håber meget at vi bliver inviteret indenfor

er jo netop at vi får fundet ud af at få puffet

unge over i retning mod uddannelse det er netop ved ikke at gøre det attraktivt at være på offentlig forsørgelse men

og så er det at lave nogle initiativer som netop sikrer at den unge bliver vendt i døren og altså som jeg sagde lige før ikke kommer ind og søger om kontanthjælp men det er at sørge for at den unge er mere uddannelsesparat som jeg også nævnte i min tale så den unge ikke falder fra men får sin ungdomsuddannelse

som handler om de her unge som er mellem fem og tyve og ni og tyve

om konservative reelt mener

karakteriseret i den her gruppe er unge mennesker som

kan gennemføre en uddannelse det er dem der ikke har andre problemer end at de ledige og at de er på kontanthjælp de har ikke sociale problemer

ikke psykiske problemer de har ikke

vil have dem direkte i gang som jeg hørte den radikale ordfører så kom

hun jo faktisk med en række rigtig rigtig gode forslag til initiativer til hvordan man man så kunne sikre den her hurtige tilgang

insistere på at prioritere midlerne anderledes så må jeg insistere på at prioritere midlerne til dem der har behov

som ikke umiddelbart kan komme ud på arbejdsmarkedet ikke umiddelbart kan komme ud

vi prioriterer dem der har behov frem for bare at prioritere alle over en kam

man vil begynde at lette topskatten det er glædeligt at høre at man skal

uddannelsestilbuddene det er glædeligt for en konservativ at høre

end at de er uden uddannelse og ikke har noget job

syg eller hvad vi ellers betegner som et problem

unge men jeg tror vi har et system som har svært ved at håndtere alle vores unge

der var nogle ting i vores uddannelsessystem som gjorde

det kan jeg fuldt ud tilslutte mig at

kommer ind på erhvervsuddannelserne selv om de ikke er uddannelsesparate og det betyder et kæmpe stort frafald det

store nederlag til følge for de her unge mennesker og det er det jeg er så optaget af men jeg kunne lige så godt have nævnt praktikpladser og det var derfor jeg i indledningen

min tale sagde at jeg ville dykke ned i nogle meget enkelte

praktikaftalen i efteråret

der kun blev lavet en tværministeriel arbejdsgruppe det var ærgerligt at liberal alliance

sikre at der kom flere praktikpladser vi har også

ikke kan være rigtigt at der er så meget selvsupplering efter eksempelvis en ungdomsuddannelse

kæde det sammen med arbejdsmarkedet sådan

da vi er to ministre til stede at koncentrere mig om

skal vi gøre noget ved ungdomsarbejdsløsheden ved vi at

job men det har selvfølgelig også det fremadrettede perspektiv med uddannelse at vi gerne skulle have

alle unge når de forlader niende eller tiende klasse

risikere at komme i arbejdsløshed

været optaget af hvad der skal gøres og når jeg ser på den vedtagelse som er

jeg konstatere at det ikke er så meget der står om uddannelse der står nemlig alene at folketinget konstaterer at frafaldet på ungdomsuddannelserne er alt for høj

der er brug for en helt særlig indsats for at mindske dette

nu ikke som udtryk for at man ikke har et ønske om at gøre noget ved uddannelsesområdet

som jeg som jeg også gjorde i starten sige at vi glæder os til de

gentage invitationen til et bredt samarbejde så vi får løst uddannelsesopgaven det handler om en

det handler om at indføre en ny fleksuddannelse for unge der ikke kan gå den lige vej det handler om at

bare notere her at det er noget som arbejdsmarkedet parter er helt enige i er

de værdsætter at vi har et vekseluddannelsessystem med praktikpladser

også med højniveauforløb sådan at

en rigtig god uddannelsesvej også sådan at der bliver nogle bedre overgange fra erhvervsuddannelse og til for

at tage en akademiuddannelse alle de her ting

dels i det tværministerielle fem og halvfems procent udvalg det er noget

vi vil selvfølgelig også drøfte det med alle de relevante forligskredse der er på uddannelsesområdet så jeg glæder mig

er et bredt ønske om at være med til at løse den kæmpe store udfordring vi har

at vi styrker erhvervsuddannelserne

betyder lige så meget for ministeren som det gør for enhedslisten

man i regeringen har besluttet at man skal drøfte en praktikpladsgaranti med arbejdsmarkedets parter

ikke at man kan lave dén ideelle praktikpladsgaranti det vi lægger op til og som vi også drøfter i det tværministerielle fem og halvfems procents udvalg er skal vi kigge på indgangene til erhvervsuddannelserne skal de måske

at man kan komme hurtigt igennem skal vi kigge på at man måske specialiserer sig lidt senere i løbet af erhvervsuddannelserne skal vi kigge på om man kan lave nogle mere attraktive skolepraktikpladser igennem kombinationsaftaler og andet som praktikcentrene er udtryk for og som enhedslisten jo også er optaget af så handler det selvfølgelig også om det som vi

at lave en en udvidet uddannelsesgaranti så

der er en række ting der skal i spil for at vi får en reel uddannelsesgaranti

indføre højniveaufag på erhvervsuddannelserne men jeg er

som ministeren også også nævnte så

ministeren når der står i regeringens to

både i fem og halvfems procents udvalgets kommissorium og i regeringsgrundlaget at det netop er hele viften af initiativer der skal sættes i spil og det var dem jeg nævnte da jeg

noget af det frafald der er på erhvervsuddannelserne

også unge der ikke vælger erhvervsuddannelserne fordi de tænker at det lukker

har svært ved at bruge den kompetence hvis

starte på en videregående uddannelse jeg synes

vigtigt at vi også giver det kvalitetsløft til erhvervsuddannelserne at det åbner uddannelsesveje i stedet for at det lukker nogle muligheder

de skal kunne afvise elever som ikke er uddannelsesparate men at de samtidig skal forpligte sig til at lægge en plan sammen med den unge og sammen med vejlederne så den unge får bygget de færdigheder der skal til på

og dernæst få det her nederlag så

ministeren om det er et forslag ministeren kunne forestille sig at tage med i sin

procents udvalg er også hvordan vi kan skærpe uddannelsesparathedsvurderingen det kan man gøre på forskellige måder

en af de ting der er lidt tankevækkende er at vi jo har evalueret som et led

vi jo konstatere at der var mange uddannelser især gymnasierne som alligevel optog unge der var blevet erklæret for ikkeuddannelsesparate så ved vi omvendt fra erhvervsuddannelserne at der er de optaget af at der ligger et forslag fra blandt andet dansk metal og di

inden for nogle erhvervsuddannelser kan være nyttigt at sige at

i højere grad går ind og giver noget vejledning til hvad der skal til for at man kan gennemføre det her er bare for at sige at vi gerne vil kigge på hvordan vi kan skærpe uddannelsesparathedsvurderingen men den skal selvfølgelig suppleres af den nye fleksuddannelse for de unge der ikke kan

udfordringerne er som jeg også hører det siger ministeren også at der er en bagside af medaljen

ikkeuddannelsesparate og at for mange

måde bliver mast igennem et uddannelsessystem som de måske ikke er parate til så

udskudt en år så man må formode at den kommer inden for en år

mig at man ikke havde udskudt den for jeg synes jo at da vi havde

udfordringer med den her uddannelse som kunne have været håndteret straks

af det tværministerielle udvalg for fem og halvfems procents målsætningen og hele viften af initiativer der skal drøftes der skal der senest

anbefalinger på med udgangen af to tusind og tolv

bare sige at ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

nogle fysiske eller psykiske handicap

anden grund ikke vil kunne klare at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse typisk fordi de har faglige eller personlige problemer men det er forskellige målgrupper der kan være noget overlap og det er også

hvordan vi er sikre på at vi får nogle uddannelsesveje der

rammer præcist i forhold til en gruppe af unge

at vi på tværs af politiske skel er optaget af den her problemstilling der er

i gang med en uddannelse og som ønsker at der føres en politik der understøtter

jobskabelse så må det dog have været en på sin egen måde oplivende aften at have fulgt debatten her

jeg synes diskussionen har har bekræftet at det er noget der ligger os alle sammen på

så vil jeg besvare et enkelt spørgsmål som jeg har fået

og tyve strategien i forhold til den konkrete arbejdsløshedssituation

det indbygget i sig

en strategi der understreger en regerings samlede økonomiske politik i årene

skal være et anliggende for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

i to tusind og tyve der skulle vi gerne have

strategi handler jo om at skabe fundamentet

at få etableret en sund økonomi sådan at vi får det økonomiske råderum til at investere i det velfærdssamfund vi møjsommeligt

igennem generationer og som jo altså behøver et økonomisk fundament at stå på for ellers er der ikke råd til uddannelse skoler hospitaler børnehaver og alt det andet

den økonomiske politik vi skal føre skal jo altså også underbygge det som jeg synes liberal alliances ordfører har understreget flere gange nemlig at vi fortsat kan vækste og skabe endnu flere arbejdspladser så det er

mål så er der selvfølgelig den konkrete økonomiske situation vi befinder os i her og nu der handler det jo om at skabe arbejdspladser

er fremrykning af yderligere

vil vi kunne finde frem endnu flere initiativer og så er der altså når vi taler

ungdomsarbejdsløshed specifikt et forslag om en ungepakke som skal adressere nogle af de konkrete problemstillinger vi står over for

man også skal hæfte sig ved at vi jo sådan set meget ambitiøst lægger op til et uddannelsesløft både hvad angår fem og halvfems procents målsætningen tres procents målsætningen og de fem og tyve

og dermed

sikrer at mange flere kan opnå en en varig tilknytning

og tyve strategien hænger sammen med det her men der er ingen tvivl om at på den korte bane er der fortsat behov for initiativer

ministeren sagde en stor tak for samarbejdet med enhedslisten om de aftaler der var blevet indgået

enhedslistens plan er enhedslistens kop te det er jo interessant

år var en massakre på den offentlige sektor nu er regeringens politik

glædeligt at regeringen er blevet ansvarsfuld

falder så det skal blot være mine

kommende reformer

man kan regne med vi har lige nu gang i forhandlinger

på beskæftigelsesområdet hvor det konservative folkeparti indgår med ordføreren som

en af de primære forhandlere og jeg synes at vi har et rigtig fint samarbejde

dermed lægger vi os jo ind i det historiske spor hvor hvor regeringer har

og fuldendt flertal for alle sine beslutninger og derfor må vi jo

til forskellig side alt afhængigt af hvad det er for spørgsmål der adresseres men det ændrer jo ikke

er af den helt klare holdning at vi har et godt samarbejde med enhedslisten der er uenigheder selvfølgelig er der det det ville jo være mærkeligt andet

men der er rigtig mange ting der

første syv måneder regeringen har levet har vist sig at være et endog fint samarbejde

den økonomiske politik og

specifikke områder men vi indgår

fremlæggelse og afsluttende bemærkninger og især vil jeg hæfte mig ved ministerens klare udsagn om at det handler om at skabe nogle arbejdspladser der blev nævnt kickstarten og energiaftalen og jeg hørte også ministeren sige at der også

yderligere tiltag til og det ser jeg frem til at vi får et godt samarbejde

det siger jo selv at i takt med at vi kan skabe nogle arbejdspladser letter vi også problemet med ungdomsarbejdsløsheden så har vi nogle uenigheder dem skal jeg ikke trampe i nu men bare stille et enkelt spørgsmål når

ministeren tager proppen af den her diskussion om

jo med fare for at vi skal ud i en anden runde og være her resten af aftenen

er ministeren bekendt med den seneste

rapport fra arbejderbevægelsens erhvervsråd der hæfter sig ved nogle

at antallet af personer i de arbejdsdygtige aldre

er oven i købet et lille plus når vi når frem til og tyve og det må vel så gøre at man ikke behøver

levere en økonomi videre som vi kan stå inde for fordi det er forudsætningen for

vi kommer til at mangle hænder jeg er helt bekendt med

de nye tal fra danmarks statistik og i i den forbindelse kan det jo være nødvendigt lige at understrege at der hvor man blandt andet forventer en stigning i antallet af borgere i danmark i den erhvervsdygtige alder

knyttet til indvandringsspørgsmålet indtil nu er det jo desværre sådan at borgere med minoritetsbaggrund har en markant lavere erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens

i regi af en kontanthjælpsreform og i andre sammenhænge så kan man ikke ud af de tal udlede

uløseligt sammen nok på det danske arbejdsmarked det er for tidligt at sige

knækker relativt hurtigt efter

forholdet mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft det vil sige at når de to ting går

er der orden i økonomien er vi enige om det det er den ene ting den anden ting er

selvfølgelig skal vi øge indvandrernes mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet men det gør vi vel ved en ordentlig integrationspolitik ved uddannelsestilbud danskkurser

mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft

er der også styr på økonomien for der er

er der ikke balance i i statens finanser når vi når frem til

tyve men lad os tage den diskussion i anden sammenhæng det vi er forpligtet til i aften på opfordring fra enhedslisten i øvrigt og tak for det er

diskutere ungdomsarbejdsløshed der

hvis vi skal fremme erhvervsdeltagelsen og det skal vi det er en bunden opgave synes jeg for vores borgere med minoritetsbaggrund så kræver det en bedre integration de seneste mange år har jo også vist at når man nærmest

ikke det der gør at alle kommer i arbejde der skal helt andre ting til uddannelse ordentlig integration

en ordentlig introduktion til det danske arbejdsmarked men selvfølgelig også vil jeg gerne sige til ordføreren nogle meget klare krav og forventninger fra samfundets side om at når man kommer til danmark

der ikke er flere der har bedt om ordet

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den toogtyvende maj totusinde og

hundrede og halvfems kristian jensen

næste møde afholdes i morgen onsdag den sekstende maj to